der er opført som

der stemmes om at gennemføre førstebehandlingen nu i dag af beslutningsforslaget om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i mali

vi gør klar til en afstemning

for dispensation og dermed gennemførelse af førstebehandlingen stemmer for og dem der

er imod stemmer

er åbnet herre troels lund poulsen som venstres ordfører

er ikke meget støj men der er alligevel lidt for meget støj

beslutningsforslag b ni og fyrre som

en dansk militær bistand

i mali lad mig starte med at sige at venstre

kan støtte det beslutningsforslag som

er det altid en meget svær beslutning når det handler om at udsende danske soldater i internationale missioner det er jo altid forbundet med med

er ting der kan udvikle sig i en form som man ikke havde forudset

det er en svær beslutning så bakker venstre altså op om at

siger ja til beslutningsforslaget venstre har også en række grunde til at vi synes at det beslutningsforslag der

fornuftigt først og fremmest

kan vi jo konstatere at situationen i dele af mali er ved at udvikle sig eller allerede har udviklet sig til at der er tilstande hvor terrorgrupper og lignende herunder grupper med forbindelse til

desværre ser ud til at vinde fodfæste og hvis der ikke gøres en indsats for at få det stoppet

kunne se en udvikling hvor de her grupper vil kunne få en sikker havn hvorfra de vil udføre aktiviteter

destabiliseringen synes jeg også er vigtig at nævne i dag

mali er et land der har en lang række

der er da heller ikke nogen tvivl om at hvis en destabilisering får lov til at udvikle sig

sprede sig til andre lande i og omkring regionen men det vil selvfølgelig også

og som dermed også kan få en betydning for os

at støtte malis vej frem som et land der har kraftigt behov for et skub i den rigtige retning med dansk udviklingsbistand derfor har vi selvfølgelig også allerede nu investeret nogle ressourcer i mali og derfor giver det også god mening så at

om det beslutningsforslag som regeringen nu har fremsat

det beslutningsforslag som regeringen har har fremsat og jeg citerer samtidig hermed har sikkerhedsrådet opfordret fns medlemslande og internationale

det er jo så også det som

de danske soldater som har gjort en fortræffelig indsats i internationale missioner også vil kunne gøre en

mandat som der nu lægges op til at blive givet til det danske forsvar gennem udenrigsministeren så på baggrund af de bemærkninger her ser vi selvfølgelig frem til en konstruktiv udvalgsbehandling og også til at

følge op med spørgsmål eller lignende men vi vedkender os at det er afgørende at vi har en stærk og også fortsat aktivistisk udenrigspolitik hvor vi også er villige til at

alle sammen er meget bekymrede over situationen i mali

ønsker de her islamister meget langt væk spørgsmålet er jo hvordan vi stopper dem

vil man gå ud over de tre uger som

ikke tænkt mig her i dag at stå og forudse

er nødvendigt at vi fra dansk side

til den aktion der finder sted det er jo noget som man må vurdere nu bliver der

givet et mandat på op til tre måneder og så må

rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn men men det er jo ikke nogen hemmelighed

vi synes jo det nogle gange er nødvendigt at handle internationalt også selv om det kan være besværligt og selv om det kan omkostninger der noterer jeg mig så

tre måneder som mandatet er nu

det så tydeligt at venstre er parat til at fortsætte krigen

flere golfstater og

borgere i disse golfstater der yder aktiv støtte til al qaeda

det stiller os jo over for det store problem skal vi altid bruge våben når det drejer sig om at bekæmpe islamister skal vi altid gå i krig

er der jo et meget meget klart ønske

bredt ud

taget nogle internationale initiativer

finder sted nemlig at der bliver lavet en base

til at vare det ville heller ikke være være særlig sandfærdigt

et bud på det men jeg kan sige at når der bliver kaldt på international

at øge destabiliseringen og udbrede den til

jo har erfaringer fra tidligere aktivistiske indsatser hvor vi gerne ville bekæmpe al qaeda bekæmpe terror og resultatet har været at vi måtte forlade irak og at

sådan at man ikke skal gøre en indsats for at løse konflikter

det politiske spor men man må sige

gøre noget ved en situation som udvikler sig meget alarmerende

en situation hvor enhedslisten har vurderet at det var nødvendigt

og gøre en forskel der ser venstre så anderledes på den situation

christian juhl jo nævner

at fremme destabilisering på er at være passiv ikke at gøre noget det er vi jo så bare dybt uenige om

på grund af manglende opbygning af mali vi har godt nok

nogle ulandsprojekter dernede men vi

taget hjem for tidligt hvad angår den civile hjælp

passivitet da man forlod libyen man lod lejesoldaterne beholde deres våben endda

rådede over nemlig deres håndvåben og lod dem tage alle disse forfærdelige våben med tilbage til mali hvor

været med til at skabe en situation hvor der var en professionel

arbejde efter er blevet arbejdsløse i libyen mener ordføreren ikke at vi har

om passivitet drejer sig netop om hvorvidt man skal gå den ene eller den anden vej hvis man går enhedslistens vej

så løser problemerne sig selv lad mig så også sige

meget gerne helt klart slå fast

afghanistan vi synes at alle de aktioner christian juhl nævner har været nødvendige

med til at sikre at man tog et opgør

og tænke lidt over det bagefter men jeg vil bare spørge herre troels lund poulsen om jeg forstod ham rigtigt da han sagde at man var indstillet på at støtte en militær indsats i mali indtil al qaeda

tror jeg at herre per clausen hører det han gerne vil høre jeg siger at hvis man ikke gør noget hvis man lader tingene udvikle sig som de gør netop nu så vil al qaeda vinde frem så vil terrororganisationer vinde frem

indføre ting der stikker

som enhedslisten også en gang imellem hører jeg kæmper for her i danmark så derfor må jeg bare sige at indsatsen for at sikre

herunder al qaeda ikke får et solidt fodfæste i mali synes jeg er afgørende og det

troels lund poulsen må vel vide hvad målet

skal nås før man kan sige at det er en succes

trække sig ud for jeg forstod på herre troels lund poulsen at man ville gøre arbejdet færdigt

defineret hvad arbejdet går ud på og det svarede herre troels lund poulsen jo ikke på handler det om at få al qaeda fjernet fra det her område eller handler det om at gøre en midlertidig indsats der får dem rykket lidt tilbage og så kan man sådan fortsætte på den måde det må herre troels lund poulsen jo

et svar på medmindre det er sådan at det er bekvemt ikke at have noget

spørgsmålet desværre fortjener en henvisning til

gå det skridt at vi sender militært personel

hvor jeg sagde at vi synes det er vigtigt at mali ikke udvikler sig til et sted for terrorister jeg nævnte også at destabiliseringen vil sprede sig

det har været et programsamarbejdsland og derfor har vi selvfølgelig også en interesse i at vi fremmer at der

bjarne laustsen som socialdemokratisk ordfører

yde et militært bidrag så skal

grundlaget være i orden og det synes jeg bestemt er i denne sag der ligger en fn resolution der er kommet en henvendelse fra præsidenten for mali

det med den opbakning der tilsyneladende er

derfor handler det jo om at vi skal støtte de initiativer

vi skal forhindre at hele mali bliver overtaget

sørge for at det ikke kommer til at ske og sørge for at den situation vi

ikke giver anledning til yderligere uro i

er jo partnerskabsland og derfor har vi også haft forskellige interesser og det er jo den anden del af

igennem det sidste års tid men det der er vigtigt her

det drejer sig om her er at vi bliver bedt om ikke i direkte krigshandlinger men om vi kan stille et fly til rådighed der kan transportere

fra frankrig til mali

fra andre destinationer men vigtigst af alt er at vi

for det er jo sådan at når man skal lande i et land hvor der er

i forhold til aktiviteter

foregå i luften udstyret med elektroniske flares der gør at man kan afvise varmesøgende missiler og personellet er udrustet med håndvåben så det er altså ikke en direkte kampindsats men det er et spørgsmål

rigtig godt i tråd med det som

fra dansk side har som opgave

godt sammen med det som et bredt flertal i folketinget har aftalt i forbindelse med vores forsvarsforlig og vi kan afholde udgiften

at vi kan udføre den her operation og giver opbakning til at vi kan sende et

også god tradition for at alle de spørgsmål

vil vores minister og regeringen svare på

danmark altid skal komme med militære løsninger

de konflikter der er ude i verden engang delte enhedslisten

socialdemokraterne det ønske at danmark skulle være kendt for en hjælpende hånd i stedet for et våben

vi altid skal bidrage militært jeg synes spørgsmålet særlig trænger sig på i den her situation hvor danmark ikke har bidraget

med den mission de havde men lige så snart frankrig melder at de har brug for et dansk transportfly til at transportere franske franske fremmedlegionærer rundt i mali så melder vi os på banen hvorfor ikke bidrage humanitært

synes vi hvad også rigtigt er at krig er det sidste man skal gribe til men jeg er bange for at de folk

ikke respekterer de samme demokratiske rettigheder som

de oprørsstyrker

får magten så ved vi hvad det er der følger og det er ikke mere frihed

af det man valgte at gøre i libyen med at insistere på en militær løsning insistere på en regimeskifteoperation

trukket ned til mali hvis ikke vi får løst de konflikter der er politisk rundtomkring i verden bliver vi ved med at destabilisere områder og ved med at kunne tage ud i nye krige det der undrer mig er hvad målet med den her operation er altså frankrig har nogle klare økonomiske interesser jeg vil gerne hjælpe befolkningen i mali men hvorfor ikke satse humanitært hvorfor insistere på at hjælpe de franske tropper med at flytte sig rundt har frankrig brug for hjælp til at

er det et behov frankrig har siden danmark vælger at prioritere lige præcis det her skulle vi ikke hellere satse humanitært satse på en politisk forhandlingsløsning så vi kunne få løst problemerne så vi kunne få skabt

set har gjort og man kan altid diskutere om vores indsats har været god nok men det at

der er terrorister al qaeda og nogle der ønsker en anden samfundsudvikling end den vi står for er der

er helt med på at hverken vi fra dansk side eller fn som verdens politibetjent

beskytte civilbefolkningen og være med til at sørge for at de menneskerettigheder der trods alt

hjælpe hinanden lidt med at sige

vil se på hele situationen det er jo ikke kun civilbefolkningen vi skal støtte er der ikke også reelt tale om at støtte frankrigs økonomiske interesser i nordmali for eksempel uranminer er der ikke også tale om at deres indflydelse i landet er alvorligt truet af den her situation og at

sige det så ærligt som vi kan og med de nuancer som vi

hvornår har vi nået det mål som man nu har stillet op

vi sige at ok om tre måneder er vi nået i mål eller siger vi at om tre måneder tager vi hjem og så må franskmændene klare resten selv eller hvordan er det nu jeg synes at mange af de her aktioner bliver planlagt

enhedslisten skulle sige helt klart og tydeligt at

går ind for både humanisme og at beskytte

sige at det er det det handler om det der er i den her sag er at der altid

det der er vigtigt her er at der er nogle nogle der ønsker en helt anden

dernede i forhold til at indføre en lovgivning som vi ikke bryder os om

oprørsstyrker der er der nu og jeg går ikke ud fra at det er sådan at enhedslisten synes at det er dem vi skal beskytte jeg jeg har valgt side og synes at det er befolkningen

hvilken side man skal være på

hvis nu en krig ser ud til at kunne forværre situationen øge spændingerne skabe større usikkerhed så bør man vel ikke stemme for at sende militæret derned det er min bedste overbevisning at situationen er sådan og at det er en forkert løsning vi vælger i den her situation det er derfor jeg spørger hvordan sikrer vi at der bliver opstillet et fælles mål for den her indsats når nu den måske bliver vedtaget her i folketinget hvordan sikrer vi at vi kan styre aktionen er det frankrig der bestemmer hvor længe man kører på

er det frankrigs interesser der skal styre den aktion

for at styre de tropper der hvorfor skal det være en fransk styret krig og en

nordafrikansk styret hær som kører los dernede uden at vi sætter nogle ordentlige mål her går vi bare ud og siger her er et fly værsgo det er dog bedre end at bombe efter min mening men det

at stoppe oprørerne sørge for at stabilisere landet så vi ikke får den dér totale magtovertagelse

alt muligt andet så derfor synes jeg det er meget klart

jo ingen her i dag der kan stå og sige at krigen er færdig på så og så kort tid men meget af det vi har beskæftiget os med

er jo de her operationer hvor vi går hurtigt ind og kommer hurtigt ud

gamle dage med med cypern osv hvor vi blev en del af problemet

derfor er jeg enig i at vi skal prøve at kigge

under udvalgsarbejdet kunne stilles nogle spørgsmål så

den socialdemokratiske ordfører herre søren espersen som dansk folkepartis ordfører

modstandere af at danmark skal blande sig i andre landes borgerkrige det er vi fordi vi mener at det er helt op til befolkningerne i hvert enkelt land hvordan deres land skal indrettes der er folkeslag som vort eget som har valgt folkestyre og et sekulært retssamfund og der er folkeslag som selv med stemmesedlen i hånden har valgt sharia

kan ønske sig at leve under shariaen er for os uforståeligt men det som i vesten er et utænkeligt ønske er nu engang helt normalt ja nærmest in at ønske sig hvis man bor i saudi arabien i egypten i nigeria i sudan

vel kan vi ynke de folk som på den måde ligefrem ønsker sig denne kultur og higer efter undertrykkelse og vel kan vi have stor medlidenhed

i disse lande som i deres barndom lever nærmest som slaver og som må forudse et voksenliv hvor mændene behandler dem efter forgodtbefindende men kvinderne er ikke nødvendigvis kun ofre det skal så siges i dette shariasystem de er ofte selv en del af systemet og med til at hjernevaske måske ligefrem prygle deres børn til underkastelse

og man kunne godt ønske sig at forklarelsens lys ville brede sig over disse folkeslag og få dem til at fatte at de på alle måder

kunne leve et helt anderledes liv hvis de vendte sharia ryggen men meget andet

at inspirere disse folkeslag med et godt eksempel på hvordan velstand frihed retsstat og menneskeværd er en mulighed kan vi ikke og skal vi heller ikke for ellers kunne vi ikke bestille andet i alle mulige lande heller ikke når det gælder mali skal vi blande os i lokale stridigheder om hvem der har eller skal have magten men når dansk folkeparti har denne holdning hvorfor var det så at vi omgående sagde ja da regeringen bad os om opbakning til

begrundelsen er den samme for os som

regeringen nyrup rasmussen i to tusind og et

opbakning til at bistå usa og nato i afghanistan nemlig at den vestlige civilisation og dermed danmark var under angreb fra islamisterne her er forklaringen på at vi bakker op om dette forslag den vestlige civilisation og dermed danmark trues med angreb og den frie civiliserede kultur i afrika er også under angreb når nogle derfor spørger os hvorfor danmark

må vi svare at netop danmark som topper listerne

har en ganske særlig forpligtelse til at medvirke til at bekæmpe dette uvæsen hvor end det befinder sig al qaeda er vores fjende og det hører til det frie danmarks pligt

at de ikke kan påregne fristed på selv den usleste plet på jorden ja selv i det fattige mali i vestafrika så denne militære aktion

vi siger ja til regeringens beslutningsforslag om at yde frankrig militær støtte frankrig har erklæret at man har til hensigt at udslette al qaedas træningslejre i det nordlige mali mali deroppe har al qaeda fundet et foreløbigt fristed til disse terroristreder strømmer det ind med såkaldt hellige krigere der modtager undervisning i hvordan man på den mest effektfulde måde kan myrde så mange civile mænd kvinder og børn som overhovedet muligt målet er at skabe frygt og rædsel i den frie verden vi må derfor takke franskmændene

og allermest fordi de nu har sat sig i førersædet i den rigtige militære aktion i mali den er endnu et nødvendigt angreb på al qaeda civilisationens fjende der ofte været nævnt at al qaeda og de andre islamistiske

terrororganisationer i deres kamp har masser af tid

vi finder det vigtigt at fortælle dem blandt andet med denne aktion at også den frie civiliserede verden har masser af tid og masser af tålmodighed

krigen skal vi fortsætte krigen indtil al qaeda er udryddet i afrika det bekymrer mig meget det kan have rigtig triste konsekvenser for den civile befolkning i mali

vi jo at dem der lige præcis finansierer al qaeda

folk fra diktaturstaterne

den her specielle mission varer jo som som herre villumsen ved i tre måneder

og for dansk folkeparti begyndte krigen mod al qaeda i to tusind og et

den så flyttet et andet sted hen det gør den formodentlig også på det tidspunkt hvor al qaeda

af mali så søger de et andet sted hen og så må kampen fortsætte der den kamp mod al qaeda

aldrig er stoppet dem som kæmper nu i mali er jo folk som tidligere var i libyen og når vi ikke

og blive ved og de onde kræfter islamisterne kan blive styrket som vi ser det i afghanistan så

støtte en tiårig krig i afrika ligesom vi har set det i afghanistan med at bekæmpe islamister og er det virkelig

strategi vi har forfulgt indtil nu

standser kampen når når al qaeda er blevet besejret eller nedlægger våbnene der er jo ikke nogen der har lyst til at fortsætte en kamp imod en terrororganisation som ikke længere udøver terror

sker jo jævnligt at der er islamistisk terror så derfor tror jeg aldrig at den her kamp på den måde forsvinder

det her er jo al qaeda terrorister som er særdeles velhavende der har masser af penge til deres organisation og hvor de såkaldte jihadister kommer ind fra hele verden det er jo ikke de fattige mennesker i mali mali som opretter de her terroristlejre

jeg blev helt nervøs da jeg hørte dansk folkepartis ordførers krigeriske tale og ros til frankrig der vil udslette al qaeda jeg var lige ved at være bange for at han nu også vil have at vi skal

lyder da til at det skal være en voldsom krig

gerne høre dansk folkepartis

om han vil give et bud på hvordan vi kan stoppe finansieringen

gå til kilden hvis ikke der var penge til at finansiere al qaeda tropper og al qaeda lejre

så fik det jo hurtigt ende hvordan kan vi stoppe finansieringen kan vi sige til de arabiske lande

boykotter vi jer eller gør noget andet forfærdeligt over for

andet spørgsmål er er det dansk folkepartis ordførers mening eller holdning at danmark har været en del af løsningen i afghanistan efter ti år efter ti år

taler om om at standse finansieringen af al qaeda

jeg tror bare at det er meget vanskeligt fordi det her netop

på nogen måde for at sikre velstand

er jo for at udbrede en ideologi som man har nemlig islamismen derfor tror jeg at det er meget meget vanskeligt

man skal påvirke sine partnere det var lettere tidligere for eksempel at påvirke egypten og saudi

at det har været en fiasko i afghanistan

vi ikke rigtig har formået at bruge de rigtige midler til at løse problemet

pengestrømmene jeg håber at vi er enige om at så længe der er fattige mennesker

rundtomkring på jorden og der findes nogle folk med mange penge

så vil det måske være bedre at sige at vi bekæmper fattigdommen for

forstå den her verden det tror jeg er en basis for at vi kan bekæmpe al qaeda

er politisk kamp og der vil jeg høre om om

enig i at der er mindst lige så stort behov for at bekæmpe fattigdom

at bekæmpe fattigdom at gøre al qaeda har ikke som mål at afskaffe fattigdommen i verden al qaeda har som mål at indføre uvidenhed og også fattigdom i verden al qaeda er en utrolig velhavende velsmurt militærmaskine så det har ikke spor med afskaffelse af fattigdom

til mali det vil ikke afskaffe al qaedas tilstedeværelse i verden det er en naiv forestilling som enhedslisten har

humanitær hjælp det kan ikke lade sig gøre i det her tilfælde hvor vi står over for en velsmurt ondskabsfuld

herre rasmus helveg petersen som radikal ordfører

radikale venstre bakker i sagens natur også op om b ni og fyrre

med bekymring set at situationen i sahel blev værre

er ganske rigtigt som enhedslisten har fremført her i dag at

styrker i libyen medførte fornyet indsprøjtning af våben og kæmpere til

fundamentalistiske bevægelse der nu er ved at tage overherredømmet i det nordlige mali

mali i dag er i en sørgelig forfatning

tre dage måske en uge militært hvis ikke man havde grebet ind

synes det er en vigtig pointe at sige her at det her ikke kun

mangel på indgreb fra den vestlige verdens side kunne have ført til et regimeskifte eller en hel overtagelse af mali

voldsomme implikationer for de mennesker det berører vi kan se fra de områder der for øjeblikket er under oprørernes kontrol at der kommer en stadig stigende strøm af internt fordrevne og der foregår overgreb i områderne både på mennesker og i det her tilfælde

på kulturskatte det er en grim situation

er dog så heldigt at der foreligger en robust fn sikkerhedsrådsresolution der gør at det er muligt for os at gribe ind i fuld overensstemmelse med folkeretten til overflod

er frankrig blevet inviteret af den siddende regering i mali til at varetage en intervention mod de oprørere der nu har bemægtiget sig det nordlige mali vi er glade for i en situation som denne hvor der er en påtrængende humanitær nødvendighed og samtidig et meget klart folkeretligt grundlag at bakke op om at frankrig sætter hårdt mod hårdt i mali det danske bidrag c en hundrede og tredive eren er et nyttigt bidrag til missionen

danske tropper kommer til at gøre en god indsats

bekræfte vores opbakning til fortsat opbygning og brug af de bløde redskaber i mali og i regionen regeringen har jo siden september to tusind og tolv arbejdet med konfliktforebyggelse i sahel og i mali og det er ikke fordi det eneste redskab vi kan forestille os man kan

anvendelse i en situation som denne er våben

tilfælde transportmaskiner vi har en fortsat opbakning til at stede i regionen også med de redskaber der ikke drejer

ordførerens tale

vi også hjælper på andre måder står lidt i kontrast til

vi helt konkret behandler

transportfly til at transportere franske tropper fransk panser og fransk ammunition rundt i mali er det virkelig det bedste

kan bidrage med burde vi ikke i stedet for række en hjælpende hånd yde en humanitær indsats og dermed gøre en forskel

vi har modtaget en henvendelse fra frankrig om at

at vi bidrager med transportkapacitet det har vi så svaret bekræftende

med konfliktforebyggelse og opbygning

at vi har været til stede i området med både udviklingshjælp og

franskledet styrke så jeg er heller ikke tvivl om at rækkefølgen bør være at man bør prøve alt andet først

det er jo lidt tankevækkende at den radikale ordfører

de andre folketingspartier undtagen enhedslisten i dag valgt at hastebehandle et

til en intervention i mali ledet af frankrig

det synes jeg da med al tydelighed skærer ud i pap at danmark endnu en gang vælger at bidrage militært i stedet for at hjælpe humanitært

en hjælpende hånd ville det ikke lige præcis være en traditionel radikal politik

jeg er enig i at jeg hellere vil kendes for den hjælpende hånd end for det ladte gevær i det konkrete tilfælde beklager jeg at måtte medgive at jeg ikke kender den franske hærs luftkapacitetsbehov dog ved jeg at de har bedt om den hjælp og formentlig næppe ville have gjort det hvis

de havde den hjælp behov jeg vil også mene at når en sådan allieret eu partner og nato partner som frankrig kommer med et ønske om

positive tilgang til konfliktløsningsredskabet og også viljen til at bruge det som en meget væsentlig del af vores udenrigspolitik men jeg er i nødt til at spørge

radikale venstres ordfører er overbevist om at en militær

løser problemerne i mali og ikke

synes ordføreren at vi har haft stor succes med vores krigseventyr og vores indsats

og som den her konflikt jo faktisk er beslægtet med indirekte var en nødvendighed og og at

indgreb som en succes var en succes

kan opnå nogenlunde samme effekt ved at deltage i den her franskledede styrke det der jo beklageligvis sker i libyen

velbevæbnede deltagere i krigen på gaddafis side vandrer ned gennem og så hen til mali enten fordi de er hjemmehørende der eller fordi de stikker

tidligere i dag hørt bebrejdelser fra enhedslisten om at man jo ikke gjorde arbejdet ordentligt i libyen når man ikke kunne forhindre at disse mennesker tager alle disse udmærkede våben og tager dem med til en ny konflikt det lå uden for min daværende

at bruge militær mod al qaeda nu hvor vi har styrket al qaeda i afghanistan netop ved at bruge militær hvad angår libyen så

flertallet i folketinget netop om eller i hvert fald passivt støttede en regimeændring det skiftede jo fra beskyttelse

til en regimeændring og da var det vel fornuftigt at have kigget på om man ikke skulle

ordføreren fortælle mig hvorfor

i den her krig frankrig har utvetydige økonomiske interesser og det vil sige at de har andre interesser end dem der står i det papir der skal stemmes om hvorfor er det ikke en fn ledet indsats der sker for eksempel en fredsbevarende styrke hvor man stiller sig op imellem de to parter og siger at nu forlanger vi så en politisk løsning i stedet for hvorfor overlader man det ikke til fn og for eksempel

har frankrig jo også forskellige andre

meget store interesser i mali og de er uden tvivl det land der har en militær kapacitet til at gribe ind dernede og som samtidig har så langt de største interesser det er jo som bekendt en tidligere fransk koloni der er af samme grund franske økonomiske interesser men søreme også franske

kulturelle interesser og der er et meget stort antal relativt selvfølgelig franske statsborgere i mali

til forholdene i sahel og i mali

det er så unaturligt at franskmændene i det her tilfælde stiller sig

spidsen i denne rolle det

som har tilbudt det hvorfor skulle man ikke hellere have valgt fn jo men det tror jeg da mange måske ville have foretrukket men i det

der er en brændende platform det er nødvendigt at foretage indgrebet nu og vi har franskmændene der har tilbudt at stille sig i

det radikale venstre har jo ofte påpeget det ulykkelige i at danmark ikke er medlem af

ordføreren sige det ved offentlige møder

sammen med andre lande nu er det gået godt nok nede i det indiske ocean og i golfen

opfattelse at vi vil være godt tjent med at deltage i det europæiske militære samarbejde og der er en stribe aktioner for eksempel eus indsats mod pirateri ud for somalia som det

militære samarbejde ligger et ønske om at fravælge alle andre former for militært samarbejde

være ønskeligt at vi deltog i piratbekæmpelse

og nu også iver huitfeldt været i gang vi har et overvågningsfly en challenger flyvende rundt dernede

i høj grad aktive og har ligefrem haft en førende rolle i piratjagten

en bekræftelse på at danmark sagtens kan stå uden for det forsvarspolitiske samarbejde og

vi kan holde os væk fra dem som vi ikke vil være med i er det ikke fuldstændig korrekt at danmark har

den ene ukorrekthed jeg kan se er at det ikke vil være i overensstemmelse med

aktioner under eu fanen så hvis vi skulle vælge det at melde os under en eu aktion mener jeg ikke

må jeg sige at det er en afstikker fra det egentlige emne der drejer sig om den konkrete intervention dernede jeg har ikke set at der har været mulighed for at gøre noget koordineret gennem eu og den henvendelse vi har fået fra frankrig om at deltage i en franskledet

først understrege at beslutninger af den her art hvor der er en risiko for de mennesker

det vedrører og som vi udsender

med alvor og det vil sige at man skal gå til diskussionerne med den ydmyghed som det kræver

indledningsvis sige at vi jo

en situation hvor vi diskuterer

i verden som der jo er en række af

svagt land og hvor vi har en svag håndhævelse af magt og så videre vi har et fattigt land

og vi har et land som i

blev jo straks værre

og da der så kom et

det blev udnyttet af de grupper som i forvejen var ved at sætte sig fast i i det nordlige

en klar beslutning om at give et mandat

fra nabolandene for at rydde

jo det der var fns mandat det var ikke

jeg tror det er en rigtig analyse som

ville være gået mange dage før

fremrykning og en militæraktion under

og fem og firs og som jo handler om at man i stedet for skal

og sikre at malis regering får fuld suverænitet

hjælpe og i den situation synes jeg at man har et så robust fn mandat og man har

destabiliseringsrisici både i området og

vi har været været i mali i en del år med et meget omfattende ulandsbistandsprojekt

det ligger jo også i den her beslutning at vi støtter alle de andre elementer der ligger i fn resolutionen

elementer som handler om at der skal en styrke fra nabolandene ind og stabilisere situationen men det er jo også

der er to spørgsmål der trænger sig på og som jeg gerne vil høre sfs holdning til det ene er om frankrig slet ikke har den flykapacitet er det simpelt

at fragte franske tropper rundt i afrika og dermed tvingende nødvendigt at danmark

frem for eksempelvis humanitær hjælp

hvor lang tid vi skal blive der

de afrikanske nabolande men lige præcis gå ind under en fransk ledet

meget problematisk eftersom vi ved at frankrig har nogle klare økonomiske interesser og en meget brutal kolonihistorie i det her område

at det her mandat er for tre måneder

få en maskine ved jeg jo ikke andet om end at de har bedt om det

der er gået ind i den her sag det kan man vel egentlig kun læse som hans

det som undrer mig er at da vi gik ind i libyen

forestille at være på baggrund af et håb om at skabe en våbenhvile i stedet valgte nato og danmark

som væltede gaddafi vi var glade for at

vist sig at lige præcis den løsningsmodel man valgte har betydet at krigen nu spreder sig sydpå ned i vestafrika er der ikke en fare for at den krig som man nu indleder under fransk kommando kommer til at sprede sig til nabolandene så vi får en ustabil region og en langvarig krig hvorfor ikke i stedet for satse på at danmark kunne gøre en forskel humanitært

og arbejde for at der kunne komme en politisk løsning vi ved jo begge to at der længe har været problemer i nordmali islamisterne er et nyt fænomen som er dybt problematisk

og fem og firs den handler også om de ting som

og jeg er helt uenig i analysen

grund til at betvivle de iagttagere som mener at de

fns sikkerhedsråds beslutninger som netop handler om

sfs vurdering af malis svage statsopbygning og meget alvorlige situation økonomisk og fattigdomsmæssigt

om vi nu har gjort det godt nok når vi

vist ikke forstod mit spørgsmål jeg spurgte om

en sammenhæng mellem mellem at folk er fattige og at de så lader sig forlede eller overbevise eller forføre af

er der en sammenhæng mellem fattigdom og al qaedas muligheder eller er det fuldstændig

tror der er en sammenhæng men men

det er jo lidt mere komplekst jeg er fuldstændig sikker på at der er en sammenhæng mellem stater som er meget fattige som

og så muligheden for terrorister for at florere

både for at blive nedbrudt som stat

kunne håndtere terrorister og andre grupper som vil destabilisere landene den sammenhæng er fuldstændig klar min sidste bemærkning på det mere teoretiske plan er

veluddannede desværre og velbevandrede i

fat i nogen de kan købe til at føre krigene for sig

at vi kan være med til at forværre situationen i området ved

militær offensiv i området og jeg vil også gerne høre om sf afviser at der undervejs i den slags krige kan ske et skred i dagsordenen bort fra fns resolutioner til entreprenørernes egen dagsorden altså jeg tænker på dem der udfører

forebygges ved at vi er mere præcise i vores beslutninger

vi bare siger tre måneder

synes jeg faktisk ikke at målet er er upræcist det er

så ligger der jo hele beslutningsgrundlaget

fem og firs herunder også den beslutning som er at der skal rykke en styrke på over tre tusind mand ind fra nabolandene for at klare

også den militære del

forskellig vurdering af situationen i mali og det er derfor det heller ikke går med at sammenligne med alle mulige andre steder her i verden det er jo konkrete vurderinger i mali er det min overbevisning at vi var i en så farlig situation

kunne løbes over ende i løbet af kort tid af

terrorgrupper det ville jo forværre situationen man kan sige at frankrig er rykket ind for at stoppe den fremrykning det er realiteten og det er det

vi har tre måneder og vi finder ud af situationen

så er det herre nikolaj villumsen som enhedslistens

bør danmark hjælpe humanitært i mali der er brug for en indsats for de hundrede af tusinder af flygtninge som lige nu befinder sig i mali og nabolandene det er afgørende for mig at sige at der ikke skal herske tvivl om at enhedslisten selvfølgelig tager den skarpeste afstand fra islamisterne i nordafrika og i mali men situationen i mali er også vanskelig og kompliceret tørke og økonomisk diskrimination i den nordlige del af landet her fødet det lokale oprør danmarks og natos valg om udelukkende at satse på en militær løsning i libyen har drevet sorte libyere og lejesoldater fra vestafrika på flugt fra libyen det har fået bægeret til at flyde over og det har styrket islamisterne i regionen konflikten

kan kun løses på langt sigt og løses konkret nu

politisk forhandling det kræver en våbenhvile derfor undrer det mig også at frankrig og danmark ikke tidligere arbejdede på at understøtte den fredsbevarende indsats for de afrikanske nabolande som har været på vej de afrikanske lande har tidligere vist at de kan løse konflikter bedre end vestlige interventionsstyrker og særlig frankrig som har en plettet historie og store økonomiske interesser i mali lige præcis derfor kan den franske intervention også medvirke til at optrappe konflikten i landet yderligere og det bør danmark ikke bidrage til vi er meget bekymrede for situationen i mali vi anerkender fuldt ud behovet

at det internationale samfund bidrager til en holdbar løsning men danmark bør ikke bevæge sig ud i endnu et krigseventyr i

villumsen hvordan det kan være at enhedslisten ikke kan støtte det beslutningsforslag der ligger

og den situation der er i mali nu og så den situation der var i libyen i libyen handlede mandatet fra fn om at skabe en våbenhvile det støttede vi i enhedslisten men vi bakkede ikke op om den forandring af det mandat

som nato og danmark med den daværende borgerlige regering

oprørernes hænder og dermed lavede en regimeskifteoperation som jo lige præcis har ført til den situation at konflikten i har bredt sig fra libyen og

i mali jeg synes at mali er et godt eksempel på at det var rigtigt

fra det fn mandat der blev givet og så til den operation hvor vi

satte kampfly ind i libyen der skete ingen ændringer

hos enhedslisten fordi enhedslisten fik kolde fødder

så skal det nok få oprørerne til at lade være at lave oprør og så skal

enhedslistens holdning det er bestemt ikke ikke venstres men jeg kan stadig væk undre mig over at man ikke med så klart et mandat fra fn og

er meget bred enighed rundtomkring i verden om at

libyen blev brudt

det var dybt problematisk at man gjorde det det har betydet at konflikten har spredt sig jeg frygter nu at man også kommer til at have en langvarig konflikt hvor den konflikt der er i mali kan brede sig

vi skal lære af de dårlige erfaringer vi har med krigseventyr og så i stedet

satse på at danmark skal gøre en forskel vi vil kunne gøre en forskel ved at prøve at hjælpe humanitært der er brug for os der er brug for at at få mad og medicin frem der er brug

fornuftig og god løsning ikke mindst for at beskytte civilbefolkningen

end det det internationale samfund kunne blive enig om

vi har fået noget klart svar i dag fra enhedslisten på enhedslisten rent faktisk mener om fns resolution

enhedslisten at det er en fornuftig resolution at det

nikolaj villumsen sige på vegne af enhedslisten at man sådan set synes at det er ganske fornuftigt

styrke i mali der kan være med til at stabilisere tingene

de afrikanske nabolande kan komme til at spille en rigtig god rolle

uenig i at frankrig skal ind og være med i en intervention lige nu

er uenige i den fn resolution som foreligger det er også derfor vi ikke støtter at danmark bidrager militært

den fn resolution så det er vores holdning

støtter at man laver en indsats

ikke tidligere har hjulpet de afrikanske lande med at komme på plads

på mit spørgsmål jeg spørger til om herre nikolaj villumsen mener at danmark skal støtte afisma

jeg gerne høre herre nikolaj villumsen om herre nikolaj villumsen kan pege på hvor der

vi kan godt støtte en fredsbevarende mission men ikke

yde en hjælpende hånd til mali

godt høre om den hjælpende hånd skal være til malis regering eller til

oprørsstyrkerne oppe nordpå

skal have den hjælpende hånd når jeg spørger om

jeg tror at malis regering allerede har bedt om at få en hjælpende hånd nemlig i form

militær støtte så man kan genvinde kontrollen med områder i det nordlige mali

enhedslisten på det skarpeste afstand fra islamisterne i nordafrika og i mali det er klart vil på ingen måde støtte

vi mener at danmark kan gøre den bedste forskel ved at hjælpe humanitært regeringen i mali har bedt om at franskmændene skal komme ind vi tror ikke at det er godt at franskmændene kommer ind

overgangsregering i mali der ikke er demokratisk valgt vi tror i stedet for at

det er flygtningene civilbefolkningen i mali men

bedst det ved enhedslisten altså enhedslisten er fuldstændig klar over hvilken hjælp

anmoder om selv om alle andre i hele verden kan se at det ikke præcis er det man ønsker man beder ikke om fødevarer eller medicin eller humanitær hjælp

institutioner som kan fjerne al qaeda fra mali så man kan komme videre hvordan kan det være at enhedslisten af alle ved hvad den maliske regering vil det kan jeg simpelt hen ikke få ind hovedet

malis regering har bedt frankrig om at komme med en militær indsats det sagde jeg også før det er vi bare uenige i at frankrig skal gøre

danmark skal bidrage militært til det

kan findes en bedre løsning vi mener at

at herre nikolaj villumsen siger

vil jeg gerne bede herre nikolaj villumsen

terroristgrupperne der var på vej

nede i landet

et lovligt styre

så bad malis regering om

været en konflikt i mali længe og jeg synes det er problematisk at man ikke tidligere har hjulpet

en fredsbevarende indsats i området nu er situationen

tror ikke at danmark yder det bedste bidrag ved at transportere franske tropper jeg synes vi skulle prioritere en humanitær indsats jeg er bange for at konflikten i mali kan sprede sig til nabolandene at konflikten kan blive langvarig og jeg må også sige at jeg betvivler frankrigs humanitære interesser frankrig er gang på gang gået i krig i afrika

hævde sine økonomiske interesser som vi også ved

vi hjælper selvfølgelig også humanitært vi hjælper med ulandsbistand og vi hjælper i øvrigt massivt det var det ene det andet er at

jeg synes det bliver vendt helt rundt

er jo sådan og det er også det fns generalsekretær understreger at man har måttet stoppe en fremrykkende styrke

i fns sikkerhedsråd det var altså de andre der overtrådte en resolution i fns sikkerhedsråd fra december så siger herre nikolaj villumsen at vi

har gjort noget jamen landene omkring har jo at opbygge den her styrke i et halvt år og så endte det med at de

mandatet i december så er det terroristerne vælger inden

nu rykker vi frem nu tager vi søreme hele landet hvis vi kan komme af sted med det det er den

bliver vi nødt til at have en forhandlet løsning problemet

at det fn mandat der ligger er et fn mandat

hele nordmali det kan meget vel betyde at oprørerne flytter over i nordniger eller andre dele af regionen

presse på for at der kan komme en forhandlingsløsning efter en våbenhvile så man kan få en løsning der er langvarig og så man kan få sikret en udvikling i nordmali hvor der ingen grobund er

en stærk islamistisk bevægelse som som er dybt problematisk og som skal bekæmpes

bør vi lære af vores tidligere fejl og vælge en ny strategi det er det vi opfordrer

det er et spørgsmål til herre nikolaj villumsen som siger at danmark

viden om hvad det bedste bidrag så vil være

en forhandlingsløsning og en våbenhvile i libyen

sydpå til mali det er et godt eksempel på at hvis vi

får rodfæstet løsningerne at

så bliver konflikterne ved med at fortsætte

vækker det ikke til eftertanke hos enhedslisten at den hjælpende hånd

nogen der beder om i mali det er ikke malis regerings holdning at man ønsker enhedslistens hjælpende hånd og

malis regering beder om og som fn beder om er jo netop at man stopper den voldsomme udvikling der finder sted i

set bare er noget fn beder om for

eller er noget som er helt uden for rækkevidde det undrer lidt for enhedslisten lægger jo altid op til at

uden et fn mandat men det betyder ikke at vi blindt gør alt hvad fn siger vi tager politisk stilling til det og vurderer om vi finder det fornuftigt jeg synes ikke det er fornuftigt at danmark støtter frankrig militært vi skal huske at danmark

operation det kommer til at være en franskledet operation som danmark opererer under det synes vi er forkert vi

danmark burde bruge sine ressourcer anderledes og hjælpe humanitært vi er bange for at frankrig kommer til med den kolonihistorie med de økonomiske interesser de har

den store ambition om at forlænge debatten voldsomt men når man hører debatten synes jeg

det er tankevækkende hvor mange ord

indlysende for enhver at de to ting er utrolig vanskelige at skille ad i sådan en konkret situation som

når vi siger ja til den her beslutning

fordi det hviler på et

den næste ordfører er fru lene

det konservative folkeparti støtter dette beslutningsforslag der har til formål at bidrage til at sikre fred stabilitet og beskyttelse af civilbefolkningen i mali inden for rammerne af

og firs som flere ordførere har været inde på har situationen i mali jo desværre undergået en forværring siden militærkuppet i marts to tusind og tolv og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om det har flere ordførere også understreget i dag at vi naturligvis fra dansk side støtter den politiske

støtter processen hen imod et mæglingsforsøg så situationen i mali

meget vigtigt at få understreget og hvad jeg også har forsøgt at pointere i forhold til det indlæg der kom fra enhedslisten

som var meget fokuseret

tvivl om at et af de store ønsker der er er en afrikansk

sikre en afrikansk ledet

vi synes det er yderst fornuftigt

analyse af konsekvenserne hver gang vi sender vores soldater ud det vægter derfor også højt for det konservative folkeparti at fns sikkerhedsråd har vedtaget resolution to fem og firs og igen i går aftes bekræftede ønsket om en større international assistance til mali mali er jo et land som danmark

vi hjælper når der er behov for hjælp det er vigtigt at det internationale samfund nu yder den nødvendige hjælp til at beskytte civilbefolkningen

her i dag at den mission vi sender vores soldater ud på selv om man

betegner terrortruslen mod vestlige mål herunder danske som høj når det gælder mali så det er en alvorlig og risikofyldt mission vi sender vores herculesfly og dets besætning ud på

er det noget som er er yderst nødvendigt og som jeg synes giver rigtig god mening når man ser

det er vigtigt at få understreget at i første omgang og det står der også

besætning primært blive brugt til at flyve mellem frankrig

som det også er fremgået under debatten her i dag

altså ikke alene tale om

fragte franske soldater og materiel rundt

absolut intet til hinder for at man også kan flyve rundt

nogle af de afrikanske styrker der er i området og at der også kan være flyvninger mellem andre

med noget logistik og der er det altså ikke nationaliteten på de soldater

det afgørende men det at man får løst

vil reflekteres i at de lande der har

sende soldater ud på missioner og derfor er det helt afgørende at vi også har en grundig debat baggrunden er jo at situationen i mali er stærkt

længere tid som fastslået af

sikkerhedsråd udgør situationen en trussel mod fred og sikkerhed i området det gør den fordi islamiske terrorbevægelser

base i det nordlige mali i stigende grad udgør en reel sikkerhedstrussel ikke bare i regionen men også for europa og dermed

for danmark oprørsgruppernes seneste offensiv der startede i sidste uge har medført en akut krisesituation det var det der fik den maliske præsident til at anmode frankrig om militær intervention til støtte for den maliske hær når danmark i dag godkender udsendelsen af et c

er det et dansk logistisk bidrag til at imødegå den aktuelle trussel fra terrorisme

hindre at mali bliver et fristed for islamiske terrornetværk samtidig er det et vigtigt og nødvendigt bidrag for at beskytte civilbefolkningen stabilisere situationen og gøre mali og de øvrige lande i regionen i stand til at løse deres egne konflikter det er et bidrag til opbakning for fns beslutninger på området for international fred og sikkerhed en opbakning som også en række andre lande heriblandt usa og uk

at give frankrig endelig er det et bidrag der signalerer klar støtte til en for danmark vigtig allieret nemlig frankrig den danske støtte til den franskledede militære indsats i mali hviler som beskrevet i beslutningsforslaget på et solidt folkeretligt grundlag den ligger således inden for rammen af sikkerhedsrådets resolution to tusind og fem og firs den følger en fælles opfordring fra medlemmerne af fns sikkerhedsråd ligesom den franske indsats i nat blev budt velkommen af fns generalsekretær og det sker efter direkte anmodning fra malis præsident således som det også fremgår af beslutningsforslaget en militær indsats skønt det sker i en logistisk og støttende rolle kan aldrig stå alene derfor besluttede vi allerede i september sidste år

iværksætte et nyt sahelinitiativ det være også sagt

fra enhedslisten der spørger hvorfor vi ikke gør noget civilt vi har afsat

hundrede og fem og tyve million kroner over de næste fem år til indsatser for konfliktløsning i mali indsatser mod antiradikalisering og sikkerhedssektorreformer

alt sammen med det formål at bidrage til en øget stabilisering af regionen og bidrage til yderligere konsolidering af demokratiet og respekten for menneskerettigheder det danske sahelinitiativ understøtter eus sahelstrategi der også sammentænker udvikling og sikkerhed der er ingen tvivl om at det danske engagement til tider vil blive besværligt og risikofyldt det vidner den aktuelle situation om men fra dansk side har vi en langsigtet interesse i at få stabiliseret mali og sahelregionen som helhed med beslutningen i dag støtter vi op om denne langvarige og store indsats i bestræbelserne på at skabe øget fred og sikkerhed i regionen jeg vil gerne

takke folketingets store flertal af partier for den konstruktive dialog og debat om udsendelsen jeg vil også takke for opbakningen til regeringens beslutning

at danske soldater kun kan udsendes til internationale militære operationer med opbakning fra mindst to tredjedele af folketinget

jeg finder det dybt betænkeligt at man

så naiv og i virkeligheden også uansvarlig argumentation som tilfældet er her vi står med en konflikt der driver firehundredetusind mennesker

grupperinger hvad er svaret på det svaret på det er ud over de ting vi gør humanitært

til udviklingshjælp at sikre at

drevet på flugt vi så for tre dage siden at en af de større byer mod syd blev erobret

gået ind sammen med franskmændene

påkalde sig noget som enhver med indsigt i virkeligheden dernede ved er afgrundsdybt urealistisk

også når man siger at den her konflikt vil betyde at det spreder sig

at den bliver inddæmmet det betyder at der ikke er frit rum til islamiske grupper

at drive befolkningsgrupper i hundredtusindvis på flugt og indføre en benhård sharialovgivning med de konsekvenser det har har for mennesker der bor

som i øvrigt er årsagen til at de flygter når man betegner det her som en aggressiv udenrigspolitik

imødekomme et ønske fra fns sikkerhedsråd der opfordrer landene til at gøre det her er det et udtryk for aggressiv udenrigspolitik når man imødekommer en trængt malisk præsident

tidligere parlamentsformand som beder om hjælp for at undgå at hans byer bliver rendt over ende af islamister

driver folk på flugt så synes jeg i den grad at man er internationalt galt afmarcheret

at det her vil optrappe konflikten yderligere nej hensigten med det her

er at skabe et momentum hvor man stabiliserer situationen indtil

jeg vil godt sige helt stilfærdigt til enhedslisten

helt klart folkeretsligt mandat i en sag hvor en trængt præsident

i en situation hvor en trængt befolkning beder om at man internationalt kommer til undsætning

pas med noget som er urealistisk noget der er hentet fra en anden verden det betyder i virkeligheden at man svigter og dem man svigter er den civilbefolkning der hvis det her ikke var sket ville blive udsat for yderligere angreb fra de islamiske grupperingers side

om at man en anden gang antager en lidt mere realistisk tilgang men

mere ansvarlig tilgang i forhold til de stakkels mennesker

den rolle vi har haft i sahelregionen i mange år

der har hjulpet i området og som har en troværdig

forstå at franskmændene har et ønske om ikke at bære den her byrde alene

hele historien taget i betragtning

deltage i militære operationer også hvor andre eu lande er engageret uden at være medlem af eus forsvarssamarbejde ikke korrekt er det i virkeligheden

i det indiske ocean ved afrikas horn og nu også her i i mali at det er fuldstændig bimlende ligegyldigt om vi er medlem af eus forsvarssamarbejde

det brænder på i verden

sikre mennesker frihed som de ellers ikke ville have vi gjorde det i libyen

men vi kan sagtens finde rum til de ting vi gerne vil

uhensigtsmæssigt at en formel betragtning om om det er en eu ledet aktion er afgørende for om danmark kan deltage eller ej i stedet for at vi kan foretage den vurdering der hedder hvor vil danmark gerne deltage uanset om

jeg forstod den godt og selv om ministeren kalder det stilfærdigt er det da ikke det sprogbrug jeg

bruge hvis jeg skulle tale stilfærdigt til ministeren vil jeg sige naive dybt uansvarlige

en anden verden og hvad ved jeg jeg hvis jeg er overbevist om at en militær indsats i en konflikt forværrer situationen

overbevist om at der ikke er gode muligheder for at vi kommer helskindet ud af det her så vil jeg gerne stemme imod en krigsindsats hvis danmarks krigseventyr rundtom i verden ser ud til netop at forværre situationen frem for at forbedre den

hvordan kan det være at danmark efter ti år i afghanistan nu trækker sig ud og at resultatet er at al qaeda og de kræfter vi ville svække nu er væsentlig stærkere ja de har faktisk aldrig været så stærke

de argumenter man anvender for at gå i krig holder dels skal

hvordan man kommer ud af en konflikt igen det er min tilgang

operation der lever op til samtlige standarder i forhold til en fn resolution

en genbekræftelse i fns sikkerhedsråd af nødvendigheden af at gribe ind at man så ryster på hånden med den konsekvens at de mennesker

er netop det der gør at jeg somme tider

min hjerne rulle lidt og tænker hvad pokker mon der sker når man skifter

fra den her plads hernede jeg tror det var her til en plads

i en krigsløsning på en konflikt skal den være fn sanktioneret det har ministeren fuldstændig ret i men det betyder ikke at vi automatisk siger at hvis fn sanktionerer tingene ser det ud til at så går vi med sådan var det heller ikke i gamle dage i sf og derfor mener jeg at vi bør sige at vi skal bevare vores sunde fornuft se hele billedet og ikke fremmane spøgelserne og lukke øjnene

derfor vil jeg sige hvordan kommer

angriber heller ikke at enhedslisten foretager sit eget ræsonnement

imod at man fremlægger så usammenhængende et ræsonnement som tilfældet er fordi det i sagens natur altid er et hvilken som helst partis opgave konkret at vurdere om man er med eller ej jeg skal så lige rette en enkelt misforståelse

har ikke skiftet opfattelse jeg var med til

inden vi trådte ind i regeringen at argumentere for nødvendigheden af

det skyldtes ikke min daværende position

for at gaddafi stod lige uden for benghazi og at benghazi ville falde i løbet af ganske kort tid med de civile konsekvenser

samme overvejelse der er baggrunden for at jeg synes det er nødvendigt at gribe ind her nemlig at hvis verdenssamfundet ikke reagerer og ikke følger op på fns anmodning og malis præsidents

opfordring så ved vi med sikkerhed at endnu flere mennesker bliver drevet på flugt

en opgave der hedder at beskytte mennesker nu kan jeg ikke stille spørgsmål men med enhedslistens ræsonnement havde verden endnu en gang også stået

på det der skete i rwanda hvor ottehundredetusind mennesker blev slået ihjel

bemærkninger

tak for det jeg synes det er forkert når udenrigsministeren siger at vi i enhedslisten lever

vi forholder os til realiteterne realiteterne er jo bla

at man løste problemet i libyen på en meget dårlig måde man valgte at bryde fn mandatet fra natos side

til mali det synes jeg er et spor der skræmmer derfor er vi også skeptiske over for at gå ind i nye krigseventyr vi vurderer hvad vi synes vil være bedst jeg kunne godt tænke mig at høre fra udenrigsministerens side

ikke har hjulpet de vestafrikanske lande tidligere men

på en fransk henvendelse om hjælp til troppetransport med videre ligeledes kunne

grunden til at vi allerede sidste år fremlagde sahelstrategien det var grunden til at vi allerede sidste år knyttede

det er grunden til at vi først og fremmest satser humanitært

enhedslistens kæde hopper af

vel kan man ej hvis man ikke griber ind militært

en fremrykkende islamistisk gruppering

hundrede tusinder af mennesker på flugt væk fra deres hjem så slår man

hundredvis af mennesker ihjel

situation der ikke har noget med den her verden

man kan kun beskytte befolkningen i mali med militær mod en fremrykkende islamistisk hær det er der enhedslisten enhedslisten nægter at se virkeligheden i øjnene

det er en god idé at stoppe de fremrykkende islamister jeg synes bare at problemet er at det som frankrig er i gang med

at bombe i nordmali jeg frygter at det med det mandat der ligger med den fransk ledede indsats der vil være vil blive en langvarig konflikt

derfor er jeg uenig i det som danmark slutter op om det er problematisk jeg vil gerne stoppe islamister

og får konflikten til brede sig og til at blive langvarig det er problematisk og det er vi imod det er derfor vi siger at

mener at der hvor vi kan gøre en forskel lige nu ville være ved at en humanitær

fair nok så synes jeg alligevel også at debatten hjalp os til lidt yderligere erkendelse altså vi er enige om

andre gøre det den flotte arbejdsdeling vi har set i afrika i en række af de afrikanske konflikter

at afrika har taget et ansvar vi aldrig har set før og

ingen havde bare regnet med at

islamisterne ville rykke sydpå i sidste uge konsekvensen af enhedslistens synspunkt er at byer vil blive

fordi man ikke vil være med til at sætte hårdt mod hårdt i den her situation

jeg helt sikker på at i hvert fald de mennesker der bor i de byer der er truet vil opfatte det som den største omgang udenomssnak de nogen sinde har hørt at det her skulle stoppes

med humanitære midler der er kun ét svar

udenrigsministeren sagde at det nok var danmarks store engagement i sahelområdet der gjorde at franskmændene

jeg vil så bare spørge udenrigsministeren om det kunne tænkes at det sådan set er fordi det danske flyvevåben faktisk er ganske ganske dygtigt og derved faktisk også har erfaringerne med at flyve transportfly herculesfly i afghanistan

ude i noget nu der hedder gæt på franske motiver men jeg er helt overbevist om at det også har spillet en afgørende rolle at

jeg tror stadig væk man skal have for øje i i det der udspiller sig lige nu at vi er i en mellemfase indtil vi får det afrikanske styrkebidrag afisma på plads det arbejdes der på på højtryk i øjeblikket men indtil det opnås er der brug for stabilisering af situationen og det er den stabilisering som franskmændene efter en anmodning fra den

bedt om korte bemærkninger til udenrigsministeren så derfor går vi videre til den næste minister i rækken og det er

tak for det som nævnt har man

jo så rigeligt på nuværende tidspunkt fra fransk side efterspurgt et dansk bidrag i form af et

til indsatsen i mali forsvaret har og det synes jeg også at der er grund til at bemærke været i stand til med kort varsel

hundrede og tredive herculestransportfly klart og sende det af sted det danske bidrag vil udgøre cirka fyrre personer inklusive piloter to gange besætninger loadmaster støttepersonel til logistik planlægning og vedligeholdelse samt forbindelsesofficer

det danske fly skal foretage er jo transportopgaver det inkluderer transport af personel og materiel det kan for eksempel være pansrede køretøjer reservedele og ammunition så har der som debatten har udviklet sig

en begrænsning til kun at kunne flyve med fransk personel eller fransk materiel det er ikke tilfældet sådan er begrænsningen ikke lagt i beslutningsforslaget

skal transporteres personel fra for eksempel andre lande i regionen det blev i øvrigt også påpeget af den konservative ordfører det der er forventningen indledningsvis er at flyet kommer til at flyve mellem frankrig og hovedstaden i mali henholdsvis mellem tchad og hovedstaden i mali og vil blive stationeret ved hovedstaden i mali hvor der i øvrigt er franske infanterisoldater

også bliver passet ordentligt på det

hvad tidshorisonten er for den indsats ja den tidshorisont som folketinget i dag

forventeligt giver sin tilslutning til er en udsendelse i op til tre måneder hvor flyet vil være under operativ kontrol af den franske chef for

i regionen det her er jo ikke et offensivt bidrag i den forstand

flyet heller ikke udstyret med offensive kapaciteter det er udstyret

selvforsvar ligesom det danske personel vil medbringe håndvåben til selvforsvar prisen for den her udsendelse som vi foretager også fordi nu har der været sådan en tone af at nu bruger vi en masse

her og man glemmer helt den humanitære indsats

investeret humanitært i området og også hvad der fremadrettet vil blive forventet investeret humanitært i området nemlig omkring elleve million kroner for udsendelsen i de tre måneder dertil kommer så at der er nogle opgaver som ikke kan løses herhjemme i den mellemliggende periode medmindre vi chartrer et andet fly og derfor

den samlede udgift forventeligt være omkring fjorten million kroner det her er ikke

er det stadig væk transportopgaver som bliver foretaget i en krigszone hvor der er risiko for at der vil blive skudt mod flyet og hvor der er risiko for

der finder sted der vil selvfølgelig blive taget de forholdsregler som overhovedet er mulige men

har været faldet i løbet af debatten

par gange hørt at situationen i afghanistan efterlader et styrket og ikke et svækket al qaeda og et styrket og ikke et svækket taleban jeg ved ikke

vores eget efterretningsvæsens vurdering af situationen er for så vidt angår al qaeda at ledelsen er markant svækket og at al qaedas tilstedeværelse i afghanistan er begrænset til nogle få hundrede for så vidt angår taleban

vurderingen også den at særligt i den sydlige og sydvestlige del af afghanistan

har den indsats som er leveret reduceret talebans

det har reduceret den lokale indflydelse og det har reduceret den kontrol de overhovedet er i stand til

med området det er ikke det samme som at der ikke er nogen problemer men det

sige at taleban og al qaeda ikke er svækket efter den indsats

været i afghanistan hvilket jo i øvrigt også præcis var begrundelsen for at vi stillede så er det også blevet sagt et par gange at fn mandatet for vores indsats i libyen ikke blev overholdt det passer heller ikke vi overholdt

er at at

det beslutningsforslag der er fremsat står

ikke ved hvor lang tids varighed deres militære intervention kommer til at

vi vil være der i tre måneder ved danmark noget som frankrig

er der en grund til at vi siger tre måneder eller er det hevet op af

hatten ligeledes kunne jeg godt tænke mig at høre hvad er succeskriteriet for den danske

som som frankrig ikke ved

spørgsmålet om den militære indsats i mali

mere end vi ved når vi har sagt tre måneder

er det jo præcis for at kunne give det her klarhed i forhold til folketingets beslutning

vi vil være en del af den her

folketinget siger at det gør vi så i tre måneder så håber vi da på at der er

diskutere sagen igen her i folketinget og sådan må det selvfølgelig være fordi vi jo lever i en dynamisk verden hvor det er meget svært at forudse hvad

men det som folketinget beslutter i dag er at udsende herculesflyet i op til tre måneder

til spørgsmålet om succeskriterierne hvad er det der i virkeligheden er

snævre danske i beslutningsforslagets indlagte succeskriterium

deltage i operationen på en ordentlig relevant og god måde med vores herculesfly derudover ligger der så fn resolutionen

ok så danmark vil være der i tre måneder og vi tager stilling hvis

frankrig men ellers er det uspecifikt hvad målsætningen for danmark er

jeg er uenig i ministerens vurdering af at man overholdt fn mandatet i libyen jeg mener at vi brød fn mandatet og jeg mener at det valg om at bryde fn mandatet er en af de grunde til at vi

har en konflikt i mali vi har en konflikt fordi

det er dybt problematisk jeg frygter at vi igen vil se en spredning af konflikten derfor frygter jeg selvfølgelig også at det her bliver en langvarig konflikt der breder sig ud i regionen

at danmark stopper sit militære

undgå folkemord hvilket lykkedes dermed kom vi hele vejen igennem

den militære indsats som fandt sted der og det synes jeg der er grund til at være tilfreds med og stolt over så lad mig sige at jeg synes at det er underligt at enhedslisten vil stille sig på et så isolationistisk synspunkt at man siger at

at der er andre steder hvor tingene er gået galt

nu vende det blinde øje til fornedrelse til en halv million flygtninge til overgreb mod mennesker oven i købet efter at selv samme spørger for et øjeblik siden har konstateret

stoppe de fremrykkende islamister og at det kun kan ske

en fn ledet fredsbevarende styrke og ikke en aktivistisk krig endnu en gang ledet af et enkelt land eller en række lande som er uden for fns kontrol når først de undervejs går i gang med at danne deres egen dagsorden

jo derfor vi bruger så meget tid på at spørge hvad skal ske efter de tre måneder

det snævre mål og at der findes noget der hedder det brede mål og at danmark faktisk

vi stopper ikke før vi har elimineret al qaeda i mali det er forhåbentlig ikke regeringens dagsorden

findes der også en bred dagsorden

derefter fortsætter men at regeringen først skal have formuleret

at det der skiller os

enhedslisten vil støtte at vi stopper fordrivelse at vi stopper fremrykkende islamister er farven på hjelmene hjelmene på de soldater som gør den indsats

fns soldater i en fredsskabende operation

hvis der er tale om franske eller danske soldater som ikke har blå hjelme på men som laver præcis det samme må man ikke gøre det er det sådan man er solidarisk med folk i afrika som lider er det virkelig enhedslistens holdning til hvordan man driver international politik det er en uhørt kynisme en uhørt kynisme enhedslisten lægger

rejse sig op når man endelig skal have ordet

en ting er at stoppe en krig en anden ting er offensivt at gå ind og smadre modstanderen helt

til at stoppe krigen derfor snakker vi om fredsbevarende styrker som kan lukke af

og sige hertil og ikke længere nu skal vi have gang i den politiske løsning det her er en offensiv krig hvor man bomber

også bomber civile endda børn

vi kommer ud i de samme dilemmaer som vi har været i tidligere

så kan man råbe nok så højt fra ministrenes side

for galt og uansvarligt hvis vi skulle have den debatform

skulle vi til at diskutere hvorfor vi så ikke for længst har startet de her ting

svare på det spørgsmål om afghanistan hvis man lytter lidt bredere end til efterretningstjenesten for eksempel til debatten i går aftes med udviklingsministeren og forfatteren carsten jensen kan man høre at der rent faktisk er flere syn på de spørgsmål også fra folk der har rejst i landet der

militære forlægninger og der vil man have et mere nuanceret billede

fantastisk at man kan vælge sandhedsvidner efter hvad det er man

altså hvis hvis et nok så utroværdigt utroværdigt bidrag kan tages til indtægt

man i øvrigt har som selvstændigt synspunkt stopper muligheden for den saglige debat vi

læne os op ad dem som faktisk har forstand på hvad der foregår og er

indsætte en fredsbevarende styrke som ligesom kunne slå pæle i der hvor oprørerne var nået til med andre ord er den situation som vi har set over det sidste halve års tid eller længere

at al qaeda har en frihavn et friområde i hele det nordlige mali en situation som er ønskværdig efter enhedslistens opfattelse en situation som vi

ikke skal blande os i selv om fn beder os om det selv om det truer de helt basale menneskerettigheder i området og selv om

danske interesser på den lidt længere bane det er dog en fantastisk udenrigspolitisk dagsorden og

der er selvsagt i denne debat meget fokus

men varig fred og stabilitet i mali og i sahelregionen som sådan skabes ikke kun med militære midler og der vil danmark også bidrage

til at finde langvarige løsninger på den kritiske situation mali befinder sig i derfor har vi som udenrigsministeren

over fem år til konfliktforebyggelse med særlig fokus på civilsamfundet til sikkerhedssektorreformer og kampen mod organiseret kriminalitet til grænsebevogtning

og indsatser i forhold til antiradikalisering derfor har vi allerede ydet et solidt bidrag til den humanitære udfordring der er skabt

fra kamphandlinger og tørke jeg har selv for knap et år siden besøgt flygtningelejrene i burkina faso

ydede allerede sidste år to og tres million kroner til den humanitære indsats for flygtninge internt fordrevne og udsatte lokalsamfund i mali burkina faso og niger og vi står klar til også i to tusind og tretten at yde et solidt bidrag danmark har været aktiv med landeprogrammer i mali burkina faso

i mali har vi været

med et dansk udviklingssamarbejde siden to tusind

det samarbejde fortsætter vi på grund af militærkuppet har vi suspenderet bistanden der kanaliseres gennem statslige strukturer men vi fastholder vores engagement med et fleksibelt og effektivt landeprogram og forventer en samlet

udbetaling fra landeprogrammet i de kommende år

så danmark yder en solid

i mali og i regionen

tak til ministeren kunne ministeren uddybe

de efter sigende firehundredetusind nødlidende flygtninge lige nu

modtaget af forespørgsler

har vi modtaget nogen konkrete forespørgsler fra fn

humanitær bistand til flygtningene i

gennem fns flygtningehøjkommissariat

et solidt bidrag i to tusind og tretten står vi klar igen

at det er så vi reagerer på fns appeller

jo godt at danmark støtter fn indsatsen økonomisk

den humanitære hjælp har danmark

har vi eksempelvis tilbudt at sende det internationale beredskab af sted vi har en kapacitet til at lave

lejre for nødhjælpsarbejdere

til de flygtningelejre som bliver bygget op i i mali og i nabolandene er det

noget danmark har tilbudt fn

forespørgsel på en udsending af den

men vi yder jo et bidrag både direkte

den humanitære situation omkring mali og et bidrag igennem fns samlede

den humanitære situation i og omkring

der udmønter fn jo de

efter prioriteringer og principper for den humanitære indsats og til de

organisationer som står bedst rustet til at løse opgaven på stedet der er danske organisationer der arbejder i

og i hvilket omfang de fremadrettet skal inddrages i at løse de humanitære opgaver er klart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

første ordfører på talerstolen er herre kim andersen fra venstre værsgo

lovforslaget vi her her behandler

sikre forbrugerne primært forbrugerne i den finansielle sektor i forhold til nogle af de problemer

har set at disse forbrugere kommet ud for i forhold til

vedrører en ændring af ganske mange

markedsføringsloven retsplejeloven lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge det er mange love der bliver involveret af det der står i det her

den overordnede målsætning er at styrke

børn mod

at blive misbrugt

rusmidler i øvrigt det foreslås blandt

at beskyttelsen af børn og unge skal styrkes

under atten år ikke må indeholde billeder af eller omtale af eller henvisninger til rusmidler herunder alkohol det kan der helt givet være god grund til

der er desværre ingen tvivl om at der

et øget forbrug af alkohol og

være opmærksom på så er der nogle andre ting om

skal have styrket sine beføjelser sådan at forbrugerombudsmanden også fremover får mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledning og købsopfordringer i forhold til

mulighed for at behandle sager vedrørende overtrædelse af

spørge lidt mere ind til under udvalgsbehandlingen når vi kommer dertil der kan være argumenter for det foreslået men vi skal jo også sørge for

sikret en

er sådan at det ene myndighedsorgan overruler det andet

kan det ikke omgøres af forbrugerombudsmanden og omvendt det foreslås

i processuelle sager

får udvidede beføjelser i forbindelse med at anlægge individuelle erstatningssager og udstede administrative bøder

adgang til at lade sig repræsentere ved sine medarbejdere det sidste

vi skal naturligvis have præciseret at de er underlagt en domstolsprøvelse og at der skal være den fornødne legitimitet bag sådanne administrative bøder

er der i lovforslaget en passus om at forbrugerombudsmanden skal kunne

herunder også finansielle virksomheder at at give deres kunder de oplysninger som er nødvendige for at

inden for en given forældelsesfrists udløb

sådan at der skabes større sikkerhed for at folk kunder der ikke har kendskab til reglerne

er bevidste om at de har et krav bliver opmærksomme på at de skal

forældelsesfrist det kan der også være

sige at der er nogle ting som vi godt vil have uddybet og præciseret

udvalgsarbejdet vi vil gøre det med en positiv tilgang men

forbrugerordfører fru mette

sidste år udkom regeringens forbrugerpolitiske eftersyn trygge forbrugere aktive valg et katalog af gode initiativer der skal hjælpe forbrugerne gennem blandt andet bedre information klagemuligheder og håndhævelse med lovforslaget vi behandler i dag bliver flere af de initiativer til konkret lovgivning

den centrale tilsynsmyndighed sikrer en effektiv håndhævelse af markedsføringsloven og den opgave løses allerede i dag aktivt og kompetent

meget glad for at vi med dette lovforslag giver forbrugerombudsmanden yderligere redskaber til at styrke og effektivisere arbejdet for det første gør lovforslaget op med den undtagelse fra markedsføringsloven der har betydet at finansielle virksomheder var undtaget fra tilsyn nu er det igen en opgave for forbrugerombudsmanden at holde øje med banker og andre finansielle virksomheders prisoplysninger og markedsføring det vil foregå i tæt samarbejde med finanstilsynet hvilket sikrer at både finanstilsynet og forbrugerombudsmandens ekspertise og ressourcer udnyttes bedst muligt der er behov for mere og bedre tilsyn med den finansielle sektor og lovforslaget er et stort skridt i den rigtige retning for forbrugernes sikkerhed og rettigheder derudover udvider lovforslaget

adgang til at anlægge individuelle erstatningssager samt udstede administrative bøder ved klare overtrædelser af for eksempel reglerne om spam desuden bliver adgangen for forbrugerombudsmandens ansatte til at give møde i retten udvidet forbrugerombudsmandens adgang til at udstede administrative bøder er også til virksomhedernes fordel ukomplicerede sager hvor virksomheden erkender at have brudt markedsføringslovens regler vil kunne afsluttes hurtigt og effektivt endelig foreslås det at forbrugerombudsmanden skal kunne give erhvervsdrivende et påbud om at give deres kunder den nødvendige information for at disse kan gøre et eventuelt krav gældende

dermed kan vi bedre sikre at forbrugere ikke kommer i klemme med et berettiget krav forbrugerne skal have den nødvendige information til rådighed til at bestemme om og hvordan de vil gå videre med en given sag også selv om det er til ugunst for virksomheden tilsammen giver disse tiltag forbrugerombudsmanden bedre vilkår for at tilrettelægge tilrettelægge sit vigtige tilsynsarbejde sidst

absolut ikke mindst indeholder forslaget en skærpelse af reglerne om markedsføring

er rettet mod børn og unge der skal ikke herske nogen tvivl

derfor præciserer lovforslaget reglerne så det nu står fuldstændig klart med lovforslaget vil enhver omtale

af eller henvisning til rusmidler herunder alkohol i markedsføring der er rettet mod børn og unge under atten år være forbudt en stor europæisk undersøgelse har netop igen slået fast at der er en sammenhæng mellem alkoholreklamer og unges alkoholforbrug vi kommer ikke uden om at børn og unge påvirkes af reklamer uanset om der reklameres for

eller om alkohol er et virkemiddel i markedsføringen af andre produkter derfor er ændringen en nødvendig skærpelse i erkendelsen af at danske børn og unge indtager alt for meget alkohol

alt for tidligt i livet

de senere år skærpet reglerne for salg af alkohol til mindreårige

så følger det naturligt at alkohol heller ikke skal indgå i markedsføring

denne gruppe med dette lovforslag

med de rette værktøjer og tilstrækkelige ressourcer gavner både forbrugerne og de

synes jo egentlig at de to ordførere fra henholdsvis venstre og socialdemokraterne har været hele lovforslagets præmisser igennem omkring hvad det egentlig er det indeholder og jeg skal

at referere endnu en gang fra hvad

grund til at glæde sig over det her lovforslag for vi

måder som tingene bliver solgt på jeg tænker ikke mindst på nogle af de sager der

den måde som banker har solgt garantbeviser

ligger i bilagsmaterialet til det her lovforslag der var jo en lang debat

garantbeviser hvor at nogle ikke følte at de havde fået nogen som helst form for

med den udvikling der har været gennem de senere år er en form for købmandsbutik der er i mange finansieringsinstitutter

en form for vare som bliver langet over disken og det betyder selvfølgelig også at vi skal have en sikkerhed for at man også sælger de varer på en god og forsvarlig måde

set lovforslaget men jeg vil gerne samtidig præcisere at hvis man kigger

der er nogle der har udtrykt bekymring over specielt

man kan se at anden del af lovforslaget blev sendt i høring den trettende november med en høringsfrist frem til den nittende november

hundrede og tre og firs forskellige organisationer og myndigheder som har været

haft mulighed for at lave et ordentligt og kvalificeret materiale som svar på den her meget korte høringsfrist så det synes vi selvfølgelig

sørge for og drage omsorg for jeg ved det har været en mærkesag for nogle af ministrene at

en god sober høringsfrist hvor der også er

mener dansk folkeparti at lovforslaget er klart beskrevet og vi

støtte en anbefaling af det her lovforslag

det stadig væk er sådan at det bliver finanstilsynet som har det overordnede ansvar

hvor der lægges op til at det skal være lokale byretter som skal kunne overtage

nogle af dem der har indsendt høringssvar siger

være bedre hvis det var sø og handelsretten

fru lotte rod som sidder i et andet møde det her lovforslag er en del af regeringens

lovforslaget vil give forbrugerombudsmanden øgede muligheder for at kontrollere den

lovforslag forbyder også alkoholreklamer

børn og unge med lovforslaget

forbrugerombudsmanden bedre muligheder for at skride ind over

for finansielle virksomheder forbrugerombudsmanden kan fremover anvende markedsføringslovens regler om vildledning og købsopfordringer over for finansielle virksomheder samtidig med at forbrugerombudsmanden får mulighed for at behandle sager om pris og risikooplysninger for finansielle produkter tilsynet med de finansielle virksomheder kommer under forbrugerombudsmandens generelle tilsynskompetence som gælder over for alle typer

virksomheder behandles efter samme regler

erhvervsvirksomhed forslaget ændrer ikke ved at det fortsat er finanstilsynet som har hovedansvaret for tilsynet med de finansielle virksomheder forbrugerombudsmanden får også mulighed for at anlægge individuelle erstatningssager og for at udstede administrative bødeforlæg det gør forbrugerombudsmandens tilsyn mere effektivt da individuelle erstatningssager vil være mindre ressourcekrævende ligesom administrative bøder i ukomplicerede sager vil sikre en smidigere og kortere sagsbehandlingstid

det værd at nævne at vi styrker beskyttelsen af børn og unge ved at præcisere at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde billeder eller omtale eller henvisninger

sfs erhvervsordfører ikke kan være til stede i dag

det første markedsføring af finansielle produkter for det andet markedsføring af alkoholprodukter over for børn og for det tredje giver det her lovforslag forbrugerombudsmanden mulighed for at anlægge individuelle erstatningssager og udstede administrative bødeforlæg vi står i dag med et lovforslag som på den ene side betyder en øget forbrugerbeskyttelse og på den anden side sætter et hegn op for hvor meget rusmidler såsom alkohol må benyttes som blikfang for at sælge et produkt når det kommer til finansielle produkter så ligestiller vi

lovforslaget disse med andre produkter i forhold til markedsføringsloven forbrugerombudsmanden får mulighed for at tage sager op over for finansielle virksomheder er et godt skridt i retning af en tiltrængt normalisering af området

henlede opmærksomheden på at rigtig mange organisationer har protesteret over den korte høringsfrist det synes snarere at være reglen end undtagelsen at høringsfristerne er så korte at det giver helt urimelige betingelser for de interessenter der skal høres

jeg synes det krænker grundlæggende principper for god lovgivningsproces og det må høre op

så til forslagets indhold jeg synes at vi i forvejen har en kompliceret og detaljeret lovgivning på området

flere regler og mere lovgivning men for færre regler og enklere lovgivning hvis der skal mere lovgivning til

klare argumenter til stede

der er klare argumenter som

er det ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning betænkeligt

det vil sløre gennemsigtigheden og det vil svække både virksomheders og forbrugeres mulighed

navigere i systemet og rette henvendelse til den rette myndighed hertil kommer at det generelt er en dårlig idé at bemyndige to tilsynsmyndigheder med kompetence inden for samme område hvad angår markedsføring af rusmidler synes vi ikke der er behov for yderligere restriktioner i stedet for at lovgive

bør vi måske en gang imellem skabe mere debat og bevidsthed om forældreansvar i forhold til børns alkoholforbrug lovgivningen kan nu engang ikke løse alle problemer i dette menneskeliv der er i lovforslaget også lagt op til at forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser udvides til blandt andet adgang til at anlægge individuelle erstatningssager her synes vi i liberal alliance som det også er påpeget af realkreditrådet at forbrugerne er bedre stillet ved at få behandlet erstatningskrav ved

endelig finder vi at forslagets § en stykke ni vedrørende bemyndigelse til at udstede administrative bøder er et skråplan intentionen der angiveligt er en smidigere og hurtigere sagsgang tilslutter vi os men administrative bøder er et skråplan

forbrugerombudsmandens virke processer og arbejdsmetoder

af hensyn til forbrugerbeskyttelsen men også af hensyn til almenvellet vi kan grundlæggende set støtte intentionerne i forslaget det giver en stærkere institution det giver en mere smidig arbejdsgang

mange af processerne og vi er også enige i de tilføjelser der er om alkoholreklamer

i forhold til den finansielle sektor

vores udgangspunkt er at det er

en god idé at man bliver reguleret af samme myndighed af samme

det synes vi er fornuftigt det må være til gavn for det danske samfund

det er samme myndighed der regulerer men her

ud som om den finansielle sektor falder midt imellem to stole på den ene side og det står også

vil man stadig væk blive reguleret af finanstilsynet

i forhold til de finansielle virksomheder

fremover vil blive underlagt både et tilsyn fra finanstilsynet

forskellige myndigheder hele tiden har det jo været sådan i forhold til den finansielle sektor

og som også af mange bliver beskyldt for at være sådan meget pushy

det er dem man har en relation til og de udstikker de retningslinjer der er nu sker der det at

en power på vegne af forbrugerne i forhold til den finansielle sektor det der bekymrer os i den henseende er om ændringen kan have den konsekvens at en finansiel virksomhed som søger en afklaring

får meddelt tilsynets holdning det indretter man sig

et høringssvar efterfølgende også tilkendegivet at man ikke vil forfølge virksomhederne i strafferetlig henseende bagefter

det betyder jo ikke at man ikke vil føre et civilretligt krav

at forbrugerombudsmanden ikke vil derfor mener vi at den lovændring som regeringen lægger op til

forslag vil medføre en betydelig

det er en sag som vi gerne vil dyrke mere under udvalgsbehandlingen og håber på

udvides forbrugerombudsmandens beføjelser i forhold til finansielle virksomheder for det tredje styrkes forbrugerombudsmandens tilsyn med markedsføringsloven gennem en række nye værktøjer lovforslaget indfører et forbud mod alkohol og rusmidler i reklamer eller anden markedsføring rettet mod børn og unge børn og unge

er særlig sårbare forbrugere som skal beskyttes mod unødig eksponering af alkohol og andre rusmidler i en tidlig alder

hersker der ikke længere tvivl om at alkohol ikke hjemme i reklamer rettet mod børn og unge

med lovforslaget får forbrugerombudsmanden også mulighed for at anvende markedsføringsloven på finansielle virksomheder

er situationen den at forbrugerombudsmanden ikke efter markedsføringslovens regler kan gribe ind over for en erhvervsdrivende der markedsfører sig over for forbrugerne hvis den erhvervsdrivende er omfattet af lov om finansiel virksomhed det betyder i praksis at forbrugerombudsmanden for eksempel kan gribe ind over for en bilforhandlers annonce om finansiering af en ny bil

forslaget gør op med den forskel mellem finansielle og ikkefinansielle virksomheder så vi får ensartede erhvervsforhold på markedsføringslovens område lovforslaget ændrer ikke ved at det fortsat er finanstilsynet der har hovedansvaret for at føre tilsyn med at de finansielle virksomheder overholder den finansielle

får forbrugerombudsmanden en række værktøjer som alle

at tilsynet med markedsføringsloven optimeres og effektiviseres det drejer sig om muligheden for at forbrugerombudsmanden kan føre individuelle retssager for forbrugerne om erstatning

ved sine egne medarbejdere og som reglerne er

skal forbrugerombudsmanden og forbrugerombudsmandens medarbejdere lade sig repræsentere ved en advokat når de fører sager på vegne af en forbruger forbrugerombudsmanden møder allerede i dag i retten ved sine egne medarbejdere i sager

at han ikke skal have de samme muligheder i sager som han fører på vegne af forbrugerne endelig får forbrugerombudsmanden mulighed for at udstede påbud i sager hvor der er risiko for at forbrugerne

deres krav dermed bliver forældet erfaringerne har vist

behov for at hjælpe forbrugerne i visse situationer det drejer sig for eksempel om situationer hvor mange forbrugere vil kunne gøre et krav gældende mod en erhvervsdrivende men hvor forbrugerne ikke kender til reglerne om forældelsesfrist med forslaget får forbrugerombudsmanden mulighed for at påbyde erhvervsdrivende at informere kunderne om deres retsstilling i forhold til forældelse i sager hvor forbrugerombudsmanden skønner det nødvendigt for at beskytte forbrugerne mod retstab forslaget ændrer ikke på forældelseslovens regler men er blot med til at sikre at forbrugerne bliver informeret om forældelsesreglerne eller om at de muligvis har et krav der kan forældes hvis de ikke reagerer samlet set mener jeg at forslaget fører til at vi styrker forbrugerbeskyttelsen på en række områder ligesom vi

der har bedt om ordet dermed er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget og hvis ingen gør indsigelse

erhvervs og vækstministeren og

det kan umiddelbart synes som et mindre

teknisk forslag det drejer sig om at omdanne fond til grøn omstilling og

en markedsmodningsfond

udløberen af en aftale mellem regeringen venstre og konservative fra efteråret og tolv udmøntningen af de såkaldte

denne fond som skal arbejde fremadrettet med markedsmodning i øvrigt i forlængelse af rigtig gode erfaringer som blev gjort inden for fornyelsesfondens virke i forhold til markedsmodning

samtidig skal fonden bidrage til at skabe vækst beskæftigelse og eksport i små og mellemstore virksomheder og fonden skal arbejde med

innovationsfremmende offentlig efterspørgsel og i det hele taget fremme samvirket mellem offentlig og privat virksomhed venstre kan støtte forslaget fra erhvervs og vækstministeren vi synes det er et fornuftigt forslag og det er en logisk konsekvens af aftalen fra oktober

at det er positivt at vi bruger mindre tid og energi på at være myndighed og kontrollere og mere tid på at vejlede og befordre erhvervslivets tanker og ideer

er bagefter i forhold til investeringer herhjemme vi har tabt konkurrencekraft vi mister arbejdspladser jeg håber det her kan være om end et lille så dog et

hjælpe virksomhederne til at forbedre konkurrenceevnen

generere samvirket mellem offentlig

for venstres positive tilkendegivelser i forhold til lovforslaget

for det samarbejde der har været i forbindelse med

at få sat skub i vækst og beskæftigelse det er nødvendigt for at få danmark sikkert gennem krisen og for at vi har råd til den velfærd vi gerne vil have derfor er det afgørende at erhvervslivet har de bedst mulige rammebetingelser så virksomhederne kan få gang i eksporten og dermed ansætte flere folk i den forbindelse er innovation et nøglebegreb derfor skal flere virksomheder have mere ud af deres innovation samtidig med at den offentlige sektors potentiale for at understøtte og anvende innovation skal udnyttes bedre med det aktuelle lovforslag omdannes fornyelsesfonden til markedsmodningsfonden forslaget er som det også blev nævnt af

reserven der er indgået mellem regeringen venstre og de konservative formålet er at skabe fornyet vækst beskæftigelse og eksport i danske små og mellemstore virksomheder samt at fremme innovationsfremmende offentlig efterspørgsel fonden skal således fokusere og målrette dens midler inden for områder hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer samt bistå små og mellemstore virksomheder med at klare de udfordringer som de støder på i markedsmodningsfasen samtidig skal fonden være med til at understøtte at det offentlige via

indkøb i højere grad end det sker i dag er med til at fremme udviklingen af virksomhedernes innovative løsninger markedsmodningsfonden skal som navnet også antyder fokusere på selve markedsmodningsfasen af produkter

en klarere arbejdsdeling mellem fonden og de øvrige statslige innovationsordninger og det er godt derfor skal omdannelsen også ses

bestræbelse på at lancere et mere overskueligt dansk innovationssystem med en forenkling af de statslige støtteordninger det vurderes at lovforslaget vil have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet da fonden forventer at styrke virksomhedernes konkurrenceevne i den forbindelse har jeg med tilfredshed noteret at de modtagne høringssvar generelt har været positive og at erhvervslivet ser tiltaget som et velkomment bidrag til at få sat gang i hjulene og skabe vækst og arbejdspladser og at man derfor bakker

sagt tidligere en udmøntning af en aftale indgået mellem regeringen venstre og de konservative og

af de steder hvor dansk folkeparti ikke er med i en aftale det er ikke ret mange steder det er tilfældet og det

meget glade for fordi vi gerne påtager os et ansvar når det gælder

at gro for mange mange år siden faktisk helt tilbage under

var en aftale vi ikke var med i når

at nikke

to tusind og tretten og frem til to tusind og

godt more sig lidt over at der står at lovforslaget skønnes at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet jeg vil næsten sige det manglede da også bare

har nogen som helst positive konsekvenser hvorfor skulle man så vælge at bruge

at det her selvfølgelig har positive konsekvenser

alligevel for vi synes at det er vigtige emner

vigtige prioriteringer innovation udvikling af danske arbejdspladser

grundlæggende og basalt vigtigt hvis vi skal blive ved med at være en eksportnation som også forstår at udvikle vores produkter så vi støtter

venstre og konservative den analyse at der rundtomkring i danmark er iværksættere som har rigtig gode ideer til nye produkter som kan skabe nye erhvervseventyr og dermed en masse nye private job i danmark men mange af de her iværksættere oplever det som nogle kalder death

dansk dødens dal det er et udtryk for at rigtig mange ideer aldrig bliver omsat i produktion fordi man mangler noget hjælp til

produktionen og få lavet en virksomhed

at løse den her udfordring

en iværksætter med at få lavet et produkt ud fra den idé iværksætteren har

være at få testet produktet så det lever op

de krav der er til dokumentation og alt muligt andet det kan også være i forbindelse et lån så man kan få produktionen af den idé man har

få lavet en virksomhed som kan skabe job og indtjening i danmark pengene fra indsatsen kommer fra de penge som teleselskaberne har betalt til staten for at få ret til at udbyde de her otte hundrede

frekvenser det er et bredt forlig med

den borgerlige del af oppositionen v

k og vi er rigtig glade for de borgerliges støtte til at lave

vi op på den aftale om fordeling af indtægterne ved auktionerne over tredjegenerationsmobilnettet som størstedelen af folketinget står bag

og vigtigst give et bedre afsæt for at store og små

små og mellemstore virksomheder kan etablere sig med nye produkter i en tid hvor mange virksomheder stadig gisper efter vejret er vi i sf glade for at kunne skabe denne fond som kan give nye produkter et skub fra idé til et produkt

som kan give nye produkter et skub fra idé til et produkt på markedet

synes det er et morsomt forslag vi behandler her i dag men hvad gør man ikke for at tilfredsstille de forskellige ordførere

vi var ikke med i aftalen om fornyelsesfonden årsagen til det

vi tror grundlæggende heller ikke på strategien om pick the winners altså at staten kan udpege bestemte brancher eller virksomheder som dem der skal vækste på bekostning af andre statsstøtte er altså ikke vejen frem til vækst beskæftigelse og eksport i danmark det der er vejen frem er de generelle

ikke er tale om såkaldt nye penge men om gamle som anvendes på en anden måde i den såkaldte markedsmodningsfond så kigger vi positivt på det alligevel og det gør vi fordi formålet

den gamle og derfor kan man gøre noget ondt mindre ved at tilslutte sig det her

var meget snævert fokuseret på den grønne omstilling den nye fonds formål er bredere og vi synes det virker mere fornuftigt

jeg sige at vi generelt i liberal alliance er meget bekymrede for om regeringen faktisk formår

det massive kompleks af regler lovgivning og støtteordninger som knytter sig til innovationsindsatsen i danmark vi håber at der er lagt op til en forenkling og en styrkelse af den lovgivning vi har på området men vi synes at der er meget der tyder på at det faktisk ikke kommer til at ske alligevel vil jeg gerne konkludere at

ikke fordi vi synes det er en god idé med erhvervsstøtte

vi synes at markedsmodningsfondens bestemmelser

med regeringen og venstre om en fornyelse af fornyelsesfonden det er vi fordi

for at skabe vækst i danmark er at man giver nogle bedre rammevilkår til virksomhederne at man ikke hæver skatter og afgifter med seks milliard

har gjort siden den tiltrådte den tredje oktober at man kigger på produktiviteten

det hele taget kigger på hvordan vi kan forbedre vilkårene for virksomhederne

vi får mere produktion og mere udvikling i danmark

kigget på kapitalsituationen

investere til at udvikle

også vigtigt at man har en finansiel sektor som

rimelig frie rammer som kan investere i virksomhederne i danmark så

er også at sikre at det store segment af

vi deler nogenlunde holdning også med regeringen

gør vi ikke forhold til at hæve skatter og afgifter det gør vi ikke i forhold til at binde virksomhederne ind i forskellige regler men vi gør det ved at tro på at små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for at udvikle sig

mener at den skal være mindre men selv under en ny borgerlig regering

vi stadig væk have en meget stor offentlig sektor i danmark

over fyrre milliard kroner i nye sygehuse i danmark i de kommende år der bliver skabt en masse nye innovative løsninger ikke kun anlægsmæssigt fysisk

den måde man bruger teknologien på

it systemerne på hvad enten man er hjertepatient og

kan ligge derhjemme og få en mobiltelefon til at hjælpe sig eller hvordan man bliver medicineret og så videre altså hele det telemedicinområde som folk har snakket om nu i tre år og som er begyndt at udvikle sig det er en masse små danske virksomheder som er i gang med at udvikle de ting der vil en sådan markedsmodningsfond

offentlige myndigheder det kan være regionerne sygehusene og så de virksomheder som arbejder med det

med til at skubbe til udviklingen blandt hele smv

gå ind i samarbejder og partnerskaber med private virksomheder så det er en rigtig god

så er det erhvervs og vækstministeren

særdeles positive bemærkninger lad det endelig blive en vane det lovforslag som vi i dag førstebehandler har det overordnede formål at hjælpe virksomheder med

de barrierer som de oplever

en god idé hvis kunderne er tilbageholdende med at købe nye innovative produkter og serviceydelser manglende viden

løsningernes funktionalitet i reelle forbrugssituationer manglende salgsreferencer og usikkerhed

garantere service og forsyningssikkerhed på sigt kan være nogle af de elementer som skaber usikkerhed hos kunderne

kommer flere innovative produkter og serviceydelser ud på markedet til gavn for jobskabelsen og for væksten derudover skal markedsmodningsfonden være med til at understøtte at den offentlige sektor via sine betydelige indkøb i højere grad fremmer udviklingen af innovative løsninger det sker ved at fonden dækker en del af udviklingsomkostningerne og den risiko der kan være ved at nye produkter og løsninger baseres på en ny teknologi

herved kan virksomhederne hurtigere få deres nye løsninger på markedet til gavn for virksomheden jobskabelsen og eksporten

fordel at man her kan få adgang til flere innovative løsninger og de kan være med til at effektivisere og forbedre kvaliteten af den offentlige service

ved at omdanne fornyelsesfonden til markedsmodningsfonden bygger vi videre på de gode erfaringer og positive økonomiske effekter som fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats har præsteret samtidig skabes der en klarere arbejdsdeling mellem fonden og de øvrige statslige innovationsordninger fonden tilføres

fra to tusind og tretten

femten og skal ledes af en uafhængig

bestyrelsen skal have erhvervsmæssig indsigt og viden om markedsmodning kommercialisering grøn omstilling indkøbspolitik i den offentlige sektor

design og andre kreative erhverv derved sikres

både faglig indsigt og en kommerciel vurdering af vækstpotentialet i de enkelte projektansøgninger det er vigtigt for at sikre at fonden kommer til at understøtte så mange nye job som overhovedet muligt

de organisationer der har været hørt inden lovforslaget blev fremsat har generelt været positive over for omlægningen til markedsmodningsfonden som det også

har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til erhvervs vækst og

det her forslag som er om

sådan at alle dem der i virkeligheden er med til at nyde godt af at vi har de her

betale jeg synes på alle måder at det er det rigtige når man

lufthavne luftfartsselskaber og danske passagerer at betale omkostningerne ved det det er jo noget alle nyder godt af som

i forslaget og derfor bør alle også være med til at bidrage til betalingen jeg noterer

på mange måder kommer til i vores nabolande og også

er kendt andre steder fra og som virker

lyder rigtigt jeg synes at det er den rigtige måde man har fået

og det gælder også selve beredskabet på luftfartsområdet vi ved

altså overordnet sige at vi kan støtte forslaget vi vil stille

fra socialdemokratisk side hilser vi også det her lovforslag meget varmt velkommen vi er glade for at der har været en god og en grundig proces i det her udvalg vedrørende luftfart og der er fremkommet

i stor enighed med de involverede parter vi mener fra socialdemokratisk side at det giver

erstatte de hidtil kendte afgifter

det er mere tidssvarende det er i tråd med den globale tid vi lever i og det er de regler vi også kender fra andre lande det samme med hensyn til de foreslåede ændringer af hele spørgsmålet om havariarbejdet der giver det også god mening at tilpasse det så det passer med internationale regler

jo næppe et forslag der kan afføde den

folkepartis side sige at vi synes at det her er et godt udkomme af luftfartsudvalgets

en del af det store arbejde der

skal der være lidt på negativsiden så er det måske at det her vil være en ekstra omkostning i

til nogle udenlandske selskaber om det så kan påvirke deres beslutning om

er mange passagerer og på plussiden tæller jo så

rimeligheden i at andre også er med til

positive over for forslaget også i og med at det samlet set ikke bliver dyrere for luftfarten men det bliver bare en anden måde

vil sandsynligvis i sidste ende betyde bedre rammebetingelser for luftfarten og det har vi jo behov for som vi har set med i hvert fald

gældende for størsteparten af luftfarten at der har været krise i

ren teknik i det med nogle opgaver der flyttes fra det tidligere statens luftfartsvæsen over i trafikstyrelsen

herre andreas steenberg ordfører for radikale venstre

jeg skal også gøre det ganske kort

det er meget simpelt hvad det her lovforslag går ud på i dag betaler udenlandske luftfartsselskaber ikke penge

det tilsyn som selvfølgelig skal foregå med for eksempel sikkerheden

gerne lave om og derfor betyder den her lov at

udenlandske selskaber også kommer til at betale for det offentlige

ikke kan være til stede skal jeg meddele at sf støtter forslaget forslaget indeholder tre centrale tiltag

at betalingen af trafikstyrelsens løbende tilsyn med den civile luftfart bliver mere hensigtsmæssig tilsynet vil fremover blive finansieret af

er at hele tilsynsområdet selv skal kunne løbe rundt modellen forventes at bidrage til en forbedring af dansk luftfarts erhvervsmæssige erhvervsmæssige rammebetingelser en mere enkel finansieringsmodel

større robusthed i det samlede tilsyn med den civile luftfart

der havarikommissionen lovforslaget medfører også en ændring af bestemmelserne om havarikommissionens undersøgelsespligt hermed tilpasser vi os internationale regler fremover vil havarier med ultralette fly ikke længere blive undersøgt af havarikommissionen da de ikke har almen flysikkerhedsmæssig betydning i sf synes vi det er en god ting at staten fremover ikke skal bruge skattekroner på at understøtte sikkerheden for en hobbyaktivitet

beredskabet der fastsættes også bestemmelser om beredskab på luftfartsområdet i dag har beredskabsloven nemlig kun en begrænset anvendelse da den kun kan anvendes ved udstedelse af egentlige påbud i konkrete situationer i sf synes vi det er en god ting at loven ændres eftersom luftfartsselskaber og flyvepladser fremover så skal foretage nødvendig planlægning for

så er det herre henning hyllested ordfører for enhedslisten

om end vi i enhedslisten ikke er meget for og det er vi ikke af miljømæssige grunde at satse på luftfart som transportform så ser vi dog positivt på lovforslaget

med administrative forenklinger og at man slår gebyrer sammen og vi finder det ligeledes hensigtsmæssigt at alle selskaber uanset nationalitet som er underkastet et sikkerhedstilsyn bidrager til ordningen det er dog sådan som vi læser lovforslaget lidt uklart hvorvidt ordningen også omfatter de selskaber der kun beskæftiger sig med luftfragt men det ser ikke ud til at være tilfældet sådan som vi læser det

man kunne ironisere lidt og sige

overraskende at den flybranche

når nye afgifter introduceres

ikke mindst altså passagerafgifter i det her tilfælde uden at kny accepterer et sikkerhedsbidrag på ganske vist beskedne seks kroner per passager men vi

at flybranchen er til at forhandle med

og så er det vel derfor nok blot et spørgsmål om tid og vilje inden branchen vil acceptere den beskedne passagerafgift som så er en miljøafgift på fem og halvfjerds

der i sin tid blev varslet i fair forandring

forslaget nævnes at passagererne skal bidrage til finansieringen af sikkerhedstilsynet så er det vel ikke urimeligt at forlange at de rejsende også lever op til princippet om at forureneren betaler og at der så sker en forhøjelse af

flys destinationer og så videre det det var jo noget af det som passagerafgiften på fem og halvfjerds kroner skulle tage højde for nå vi har nu også nogle kritiske bemærkninger vi finder det faktisk problematisk når forslaget lægger op til at havarikommissionen fremover kun skal undersøge de alvorlige hændelser for fly med en startvægt på over

mens de ikkealvorlige hændelser med lettere fly skal anmeldes til trafikstyrelsen det er vi ikke så begejstrede for vi støtter faktisk de høringssvar der

finder vi ikke dette er tilstrækkeligt for blandt de ikkealvorlige hændelser kan der selvfølgelig godt gemme sig endog meget komplicerede handlingsforløb der kan kræve at blive undersøgt af folk med en betydelig ekspertise på området

og stillingtagen til ikkealvorlige hændelser skal efter vores mening derfor ligge i havarikommissionen

så finder vi det også problematisk at det mandskab der deltager i beredskabsarbejdet pålægges en pligt til at hemmeligholde hvad de erfarer under dette arbejde hvad er det lige der skal hemmeligholdes er det fangetransporter jævnfør de ulovlige cia flyvninger som blev afsløret

såvel danske som grønlandske og færøske lufthavne og luftrum

nukleart materiale som et flyselskab transporterer i strid med konventioner lovgivning osv det er jo forekommet i stedet for at understrege pligten til hemmeligholdelse er der faktisk tværtimod brug for en whistleblowerordning i

et tilfælde og vi skal derfor foreslå at den formulering slettes af lovforslaget så nok er vi positive men det er alligevel med det forbehold at

tage højde for nogle af de ting vi her har gjort rede for

den mulighed opererer vi i hvert fald med

at vi vil bede om en opdeling af lovforslaget så vi kan tage stilling til tingene hver for sig

velkendt sag at liberal alliance ikke går ind for afgiftsstigninger og det gentager jeg så for en sikkerheds skyld her derfor har vi kigget grundigt i det her forslag og sikret os at det er der heller ikke tale om modsat kunne

være godt hvis regeringen engang kom med ting man virkelig sænkede afgifterne men her er den dog neutral og og derfor støtter vi sådan set lovforslaget og påpeger dog at den flytning af de her ydelser jo kan

når udenlandske flyselskaber skal bidrage til det her at turismen

påvirkes negativt af det

er rimelig og at det ikke kun er

også det konservative folkeparti støtter lovforslaget og det gør vi fordi det er fornuftigt at man med den her metode den nye model kan få finansieret det tilsyn der skal være med civil luftfart på en måde

at dem der bruger lufthavnene

er med til at betale altså ved at årsafgift og og årsgebyr slettes og så pålægges der

på den måde bidrager altså også udenlandske flyselskaber til at betale for den her omkostning og det er jo fair eftersom de også bruger

vi støtter også led to og tre beredskabsdelen og havarikommissionen hvor man

så er det transportministeren

først og fremmest takke ordførerne for positiv modtagelse af lovforslaget her

hans christian schmidt sagde at det er på baggrund af et udvalgsarbejde at det her lovforslag nu er fremkommet og med rimelig bred

branchen som sådan det var herre henning hyllested der

jeg synes at det er en vigtig opgave som skal tages alvorligt og derfor

om ultralette fly

hvis det er sådan at man ser en tendens

at gøre noget så sikkerheden som sådan hyllested bliver ikke efter min mening med det her sat over styr

men vi vil gerne svare på de spørgsmål der måtte være af mere teknisk

det der vel er formålet med lovforslaget her kan gøres op i tre punkter det er en forbedring af dansk luftfarts erhvervsmæssige rammebetingelser det er en mere enkel finansieringsmodel end den nuværende og så giver det en større

tak til transportministeren da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet

nemt for jeg kunne henvise til ordførertalen ved

sted måske være lidt utroværdigt spirituskørsel har store økonomiske

menneskelige omkostninger og de menneskelige er jo selvfølgelig de værste

skade eller sågar

at alkoholpåvirkede chauffører er skyld i for mange ulykker med både dræbte og kvæstede hvert år og derfor er der al mulig grund til at bruge ressourcer på at sætte ind over for spirituspåvirkede chauffører

også gennem årene været gennemført adskillige adfærdspåvirkende kampagner og straffen er blevet skærpet antallet af dræbte i ulykker ulykker hvor spiritus har været involveret er derfor også faldet hvilket jo selvfølgelig er meget glædeligt igennem de seneste år

at jeg naturligvis som udgangspunkt ser positivt på alle tiltag der har til formål at forbedre trafiksikkerheden for det første

jeg stor tilhænger af princippet om mest trafiksikkerhed for pengene

så sikker på at et alkohollås vil give

beløb hvis man tænker sig at alle cirka to millioner biler i danmark

ville det rent faktisk koste i størrelsesordenen fem og tyve milliard kroner

man når målet med så stor en investering trafikstyrelsen har også oplyst at styrelsen ikke har kendskab til de analyser der påviser at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan forsvares

der også forholdet til eu retten

reglerne om nye bilers indretning og udstyr fastsættes i eu og en eventuel særlov om alkohollåse i alle biler vil skulle notificeres i eu et sådant særkrav vil sandsynligvis blive opfattet som en teknisk handelshindring og dermed være i strid med

i forbindelse med

behandling af beslutningsforslag nummer b tretten sidste år

til eu retten undersøgt meget grundigt og

kommissionen har ganske klart tilkendegivet at danmark ikke har mulighed for at lave særlige danske krav om alkohollåse i nye biler efter mine oplysninger er

arbejde videre med at forbedre trafiksikkerheden men ikke kun i forhold til alkohol både jeg og justitsministeren er selvfølgelig meget opmærksomme på den udfordring jeg synes vi skal glæde os over at antallet af trafikulykker med dødelig udgang er faldet

dræbte sidste år heldigvis er kommet under to

men jeg vil endnu en og måske bare

er opmærksom på det her og fortsætter debatten

det er en genfremsættelse og det beror lidt på at vi havde en mødefri periode i folketinget i sommer

ministeren siger at der dog var lidt nyt i talen der var nemlig oplysningen om

det fremgår jo klart af forslaget

fra to tusind og femten

mener ministeren ikke at det er vejen at gå

færre dræbte i trafikken

fortjeneste af men vel i realiteten først og fremmest bilisterne

jeg lavede en en beregning som viste at hvis man puttede

at oplyse om at der er de problemer hvis man måtte ende med at synes at det var et krav som man gerne vil

for hvad det koster samfundet at have svært tilskadekomne og

samfundsøkonomi i det her men det er egentlig

ministeren taler meget om om den tekniske handelshindring der har jeg så også

gældende i forhold til det her

hvad der er med til at forbedre forholdene

til at undgå dræbte og kvæstede men jeg vil også gerne gøre det på en målrettet

får mest for pengene

at jeg ikke føler mig overbevist om at det er via alkolåse at vi får mest for pengene men endnu en gang vil jeg gerne tilkendegive over for

vi bliver klogere hver gang vi tager den debat og nu tager vi den en gang til og

det mål som herre kim christiansen og dansk folkeparti har

vi er rigtig rigtig mange der deler så kan vi have mere eller mindre skepsis i forhold til

jo gav udtryk for at man er stor tilhænger af at indføre alkolås

den på sigt være i alle biler og det vil betyde at vi kommer problemet med spritkørsel til livs siger han og så gør han i øvrigt opmærksom på at prisen jo er raslet ned fra

henning hyllested henviser til men princippet

med fornuft gøre nogle tiltag som kan

de områder hvor teknologien vil

jeg har så bare prøvet på

set meget gerne have at vi fortsætter debatten og derfor

set også genfremsættelsen fra dansk folkeparti velkommen vi bliver hele tiden klogere på det her område

henlede opmærksomheden på det

mest trafiksikkerhed

hvis man i rådet for sikker trafik trods alt har den opfattelse at det også

om jeg så må sige økonomiske betragtning

som er forbigået min opmærksomhed op

gøre noget på det her område så vil jeg være lydhør

mere ned i forbindelse med udvalgsarbejdet jeg synes også

gøre opmærksom på at vi har

sommeren to tusind og ti tror jeg om at

det er jo meget meget lang tid

vende tilbage til det her i forbindelse med med udvalgsarbejdet

vi har undersøgt lige præcis det her tilfælde og det er jo selvfølgelig fordi der er usikkerhed i eu om hvad effekten vil være af det specielt hvis man sammenholder i forhold til hvad økonomien vil være

er meget tilhængere af har fælles eu regler på det her område så det er en vurdering af hvor eu står henne med det her

for ti år siden

og kvæstet cirka titusind om året i trafikken de tal er heldigvis gået meget meget ned de sidste ti år

hundrede og fem og halvfjerds

år vi lige har passeret for dræbtes vedkommende og godt og vel tre tusind for de kvæstedes vedkommende tallet fem og tyve procent er stadig væk det samme fem og tyve procent af de dræbte er dræbt i en ulykke

meget lavere tal men vi har det det samme forhold jeg tror på på længere sigt og håber også på længere sigt at det her

hugger vi til og heldigvis bliver det et standardudstyr i køretøjerne formentlig i hele eu og det vil jeg

gevaldig ned på på alkolåse

indtil da synes jeg at vi skal bruge vores

økonomi og vores penge proportionalt og derfor

skal vi følge og forfølge det som fru karen jespersen netop nævnte fordi det er en ganske alvorlig sag at folketinget

for omkring to en halv år siden

bilister der har været dømt

skulle have påmonteret alkolås i den bil de måtte køre i det er ikke

jeg skal så medgive at det

hører hjemme under transportministeriet og transportministeren men under justitsministeren og justitsministeriet

og klandre hinanden synes jeg at vi skal tage hinanden i hånden

så fik vi et regeringsskifte og nu en

år efter har den nuværende regering heller ikke fået løst problemet det vil sige at nu er det altså ved at være meget meget alvorligt nu skal det her problem den her opgave

løses i fællesskab af os alle sammen fordi vi

til justitsministeren til regeringen se at få implementeret den lov vi vedtog for tre år siden og få den til at fungere og eventuelt udvide den

jeg har det altså sådan at folk der har

skal have en chance mere for at kunne køre spirituskørsel og det har de netop ikke hvis vi tvinger dem til at de får monteret en alkolås ikke bare i deres egen bil men i de biler de kører i fordi det skal være

køre bil hvis man har alkolås i bilen det vil sige at man kan kun låne de biler der

alkolås i den vej skal vi

videre ad og det skal vi meget meget hurtigt og det skal være min opfordring

som forslaget ligger her kan vi i venstre ikke støtte

men det må være noget der foregår i venstre jeg kender ikke begrebet

af sig selv engang ude i fremtiden og tilsyneladende også tilkendegiver et ønske om at det

karsten nonbo harcelerer jo meget imod spirituskørsel og

hele eu kritikken af at justitsministeren og justitsministeriet

fået implementeret den lovgivning vi vedtog for to en halv år siden men det hører bare

karsten nonbo nu kerer sig så meget om det her og siger at

jeg vil kort forklare hvad jeg mener med ordet abespil når herre kim christiansen ikke kender det det

bruger tid på at pege fingre ad hinanden

nå frem til nogle konstruktive løsninger og jeg synes at der

starter jeg også med at pege lidt fingre ad

har jeg det sådan at jeg vil sætte ind der hvor det har den størst mulige effekt og det har det jo i forhold

det ikke i forhold til

rører spiritus inden de skal køre bil og som altså populært sagt kan skille spiritus og bilkørsel

behøver at investere i en alkolås fordi vi

størst mulig trafiksikkerhed for pengene frem for

til sidst må man jo nok sige

folk i de splinternye biler der kører spirituskørsel det er jo gerne dem i de

altså rådet for sikker trafik oplyser at der kører mellem

tredivetusind spritbilister på de danske landeveje hver dag og så mange gamle smadrekasser har vi jo

forholde sig til virkeligheden

at ældre biler ikke skulle have sikkerhedssele

ud over det her med ikke at skære alle over en kam har jeg ikke fået et eneste argument fra venstre for hvorfor man ikke skulle kræve det her i alle nye biler fra år to tusind og femten vi kan godt skubbe

sorterer dem fra og gør at herre kim christiansen ikke hører dem

synes jeg har givet det fornuftige argument

så kan de jo nærmest skovle spritbilisterne

hvis man regner det om i procent

kim christiansen hellere skulle få styr på nullerne

fra socialdemokratisk side vil vi gerne takke dansk folkeparti for at rejse en meget væsentlig og vigtig debat om trafiksikkerhed og også bekæmpelse af spritbilisme

ikke nogen tvivl om at det at køre bil i spirituspåvirket tilstand

stærkt forkasteligt det er forbundet med livsfare andre menneskers liv er i fare fordi man ikke er i stand til at tænke sig ordentligt om så det er et område der skal tages meget alvorligt nu er det her beslutningsforslag jo et beslutningsforslag som dansk

det ikke hed b tre og tredive men

b tretten lejlighed til

vende de forskellige argumenter fra socialdemokratisk side har vi stor sympati for at man rejser diskussionen og også får flere elementer i forslaget men når vi kigger på det konkrete beslutningsforslag

en række konkrete problemstillinger og udfordringer der gør at det er vanskeligt bare

ja til forslaget

med et sådant forslag her

alle de mange mennesker som hver eneste dag til og fra arbejde bruger deres bil og som aldrig kunne drømme om

mistænkeliggør en masse mennesker som er lovlydige det er problematisk

principiel problemstilling som også

det heller ikke godtgjort at man nødvendigvis får mest mulig trafiksikkerhed for pengene

det mest samfundsøkonomisk rigtige at gøre

dem der siger er vi nu sikre på at man ikke kan snyde med sådan en alkolås

venstres herre karsten nonbo nævnte at man havde hørt folk tale om at en

et forholdsvis vildt eksempel men der må være måder

snyde med det her man kunne også forestille sig at en støvsuger i bilen

det er heller ikke tilstrækkelig

i forhold til eu ikke uden videre bare

det er altså nu engang en dimension vi

for så vidt angår nye biler og man kunne forestille sig den

at køre i en mere og mere udslidt bil for det er den de kan køre i uden at blive standset af alkolåsen så kombinationen af en meget beruset chauffør og en bil der

at falde fra hinanden er det man kan risikere

ikke fordi vi ikke har sympati for at vi skal gøre endnu mere for at stoppe det galmandsværk det er at køre i spirituspåvirket tilstand vi vil bare fra

være helt sikre på at det er det rigtige vi gør

det her forslag stor anerkendelse for det til at tage drøftelsen i udvalget

løfte vores politik på det her område for vi er sådan set lutter øren og vi vil gerne være med i et konstruktivt samarbejde

den socialdemokratiske ordførers anerkendelse

jo oprindelig et gammelt forslag fremsat af den nuværende ordfører

nu hedder det b tre og tredive og det kommer sikkert til at

et af de spørgsmål man nødig vil have når man står på folketingets talerstol for det er rigtigt hvad herre kim christiansen er inde på

har været fremme med et lignende forslag tidligere det var ganske vist ikke undertegnede

inde på at vi så står her og taler imod det sagen er bare den at

konkret forslag at gå i dybden med det få det belyst fra alle sider sende det på juridisk værksted høre eksperter tale med bagland og så videre i et helt andet omfang end vi havde haft lejlighed til i første omgang hvor vi jo som man umiddelbart gør når man læser det her forslag

var en rigtig god idé men den her gang er vi altså nået en erkendelse videre så vi er blevet klogere på det her område og vi har nogle ting vi er nødt til

højde for inden vi bare kan sige ja til forslaget så jeg håber at dansk

opmærksom på at der jo ikke ligger et konkret forslag her

socialdemokratiet fremsatte

vi har ændrer lidt på er årstallet for at give folk en bedre frist

usikre biler der ville køre rundt på landevejene

i alle nye biler så laver man selvfølgelig også en overgangsfase i forhold til ældre biler ligesom man gjorde med sikkerhedsseler ville det være

dansk folkepartis herre kim christiansen har jo ret i at

det også det konkrete beslutningsforslag som vi skal forholde os til kan vi stemme for det

nogle ting man godt kunne ændre på noget man kunne gøre bedre

er derfor at jeg som socialdemokraternes ordfører inviterer til at vi så kan tage diskussionen i udvalget

bliver noget som er mere holdbart i forhold til

at vi skal gøre mere for

bekæmpe spritbilisme er vi jo helt enige i fra socialdemokratisk side det vil vi heller ikke finde os i det

kvæle beslutningsforslaget i positive tilkendegivelser

helt umotiveret

jo mange gange når man vil forebygge og gøre det

lidt mere håndfast end bare ved kampagner og den slags ting

så må vi jo adfærdsregulere det er vel egentlig det man prøver her med alkolåse

til sikkerhedsseler de var heller ikke påbudt i sin tid

argumentationen er jo at der heldigvis er et flertal i den danske befolkning som aldrig kunne drømme om

sætte sig ind i en bil i alkoholpåvirket tilstand og at det derfor på mange måder ville være urimeligt at sige til alle de mange lovlydige prøv at

fordi der er et mindretal der har en fuldstændig uacceptabel adfærd

have en udgift forbundet med det her altså det er selvfølgelig en overdrivelse men man kunne forestille sig

i en sådan situation vil man jo aldrig acceptere at man skulle have en ekstra omkostning for noget der ikke giver mening

set den argumentation jeg prøver

føre frem ganske vist med et lidt karikeret og

alligevel ikke undlade at kommentere herre

på baggrund af et lille mindretal ja

kriminaliserer man store dele af befolkningen og jeg havde nær sagt hvad så

folk også vil føle sig kriminaliseret altinget har jo gennemført en

indføre alkolåse i nye biler støttes af over halvfjerds procent af den danske befolkning så jeg tror det er

opstiller her jeg tror ikke det er noget problem

enhedslisten at vi er optaget af at også dem der har mindst skal have en fair chance

lad os tage det konkrete eksempel at en hårdtarbejdende enlig mor

fem seks år endelig har fået sparet sammen til en af de her nye små billige miljørigtige biler

selv på en fredag aften at drikke noget der var stærkere end ribenasaft så kommer herre henning hyllested og herre kim christiansen

at hun skal af med titusind kroner ekstra for en alkolås

brug for noget der bare med til at mistænkeliggøre hende noget som forekommer helt malplaceret eftersom hun aldrig kunne finde på

enhedslistens herre henning hyllested til at kunne se skal hun virkelig

pålægges så stor en udgift hvis vi kan

så kan vi diskutere det men det er relativt dyrt selv hvis der

næste ordfører er herre andreas steenberg

ti øl i løbet af

en god dags tid på arbejdet og så alligevel syntes at han skulle sætte sig ind i en bil og så var det åbenbart meget overraskende

blive taget for spritbilisme

slå helt fast jeg forstår ikke de mennesker som vælger at drikke en del genstande og

at antallet af dødsulykker i trafikken er faldet rigtig meget over de seneste år og det samme gælder

dødsulykker og ulykker der er relateret til spritbilisme det vil sige at rigtig meget af det der foregår med

dansk folkepartis forslag i dag

tvinge alle danskere

der ikke er klar over det eller som lige er hoppet på debatten er en

blæseinstrument som man skal blæse i og så kan bilen kun starte hvis man har en promille på

være testet og man skal vide at den rammer præcis

vil jo være ret irriterende hvis man ikke har drukket for meget og bilen så ikke kan starte fordi

de oplysninger jeg har kunnet finde frem til

siger at det vil koste titusind kroner for

millioner biler i danmark så det er altså en udgift på fem og tyve milliard

biler skal have en alkolås

men det vil jo så sige at enten skal statskassen ud at punge ud med det her milliardbeløb over nogle år

skal danskerne selv betale når de køber ny bil og så bliver det

det her betyde at en bil ikke kan starte hvis man har drukket men er det rimeligt at alle danskere skal udsættes for den meget meget store udgift enten når de køber en bil eller via skattebilletten hvis det er staten der skal tage sig af det det synes jeg ikke er rimeligt

tvangsafgift jeg forstår egentlig heller ikke helt at dansk

dyrere at købe en bil

i hvert fald hørt at de beskylder regeringen for at være meget onde i

dyrere at købe en bil så jeg forstår ikke

kommer med det her forslag som jo altså vil gøre det dyrere at købe bil sådan som jeg forstår det

er at de nævner muligheden for måske at afgiftsfritage sikkerhedsudstyr det er sådan at

hundrede procent af det det koster at producere bilen og der er rigtig meget fornuftigt sikkerhedsudstyr som bliver

vildt dyrt hvis man nu gerne vil købe det frivilligt

men det kunne også være en teknologi der gør at bilen selv kan bremse eller en fartspærre

at bilen ikke kan køre mere end hvad den må jeg har også læst at man kan få en søvndetektor jeg ved ikke hvordan det fungerer men der er åbenbart

teknologi der kan gøre et eller andet ved en hvis man sidder og falder i søvn bag rattet der er meget af

have om man kunne fratage afgiften på på noget af det her udstyr når man er inde at kigge på

det vil være en dårlig idé synes jeg hvis

noget udstyr som kan redde liv ikke bliver købt fordi det er for dyrt men jeg må understrege at jeg synes at det skal være frivilligt om man vil

købe det udstyr eller ej jeg synes ikke man kan

steenberg at det var et blæseinstrument jeg vil bare lige gøre opmærksom på som musiker

er noget helt andet men det er korrekt at det er en anordning

kan man ganske enkelt ikke starte sin bil det er jo simpelt hen keep it simple som man ville have sagt på nydansk

skræmmebillede op med titusind kroner for en alkolås

de fås langt billigere

sat lidt i storskala og det er bilproducenterne der står for en masseproduktion af de her godkendte alkolåse naturligvis ud fra nogle specifikationer

i forhold til nyprisen på en bil

i hvert fald været så minimal så jeg vil godt være med til

udsætte bilisterne for at den skulle stige med tusind eller fem hundrede kroner folk betaler i dag gladeligt fire tusind fem tusind kroner for fire nye alufælge så mon ikke også man kunne leve med det her for at øge trafiksikkerheden og sørge for at vi får færre dræbte

det der regnestykke med fem og tyve milliarder og

skal have nok for pengene det her handler om at det

tusind eller to tusind kr når man køber ny

gik herre kim christiansen jo ikke videre i x factor

at der er forskel på de to ting nu er det sådan at danmark jo ikke er et specielt stort land så det der med at der kommer et kæmpe marked for alkolåse hvis vi siger at der skal være

tror jeg ikke på der skal vi nok igennem eu og det ved jeg jo at herre kim christiansen ikke er den store tilhænger af men hvis eu sagde at nu skulle alle nye biler

jeg fuldstændig enig og så tror jeg at det ville blive relativt billigt fordi så sætter man den i ude på fabrikken men det vi ude i her er at vi

opbygge et statsligt kontrolsystem som skal ud og sætte en alkolås i og teste den og sørge for at der ikke kan være snyd og alt muligt så derfor er jeg ikke enig i at det bare bliver tusind eller to tusind kroner

masse mennesker gør det slet ikke indtryk på herre andreas steenberg

rimeligt at alle lovlydige borgere skal betale den her udgift

tusinde kroner til en alkolås jeg tror

jeg da også tænke jo ok men hvis jeg lige blev gjort opmærksom på at det altså ville koste

blive mere skeptisk og derfor tror jeg at støtten

er rimeligt at vi pålægger alle danskere en udgift til en alkolås fordi en meget meget lille

er så voldsomt optaget af og så bekymret over at at

ganske forfærdeligt når folk skal anskaffe sig en bil og så videre og så videre

set at de radikale havde en en ambition om at

bilkørslen i det her land og

sige at dyrere biler ville bidrage

airbags har været dyre at installere og sikkerhedsseler har såmænd også været det engang og er det vel stadigvæk

alkolåse selvfølgelig gøre så hvad er bekymringen lige pludselig i forhold til alkolåsen

har jeg lagt mærke til at statistikkerne siger at de fleste meget alvorlige uheld sker fordi

mænd på min alder vælger at køre alt for hurtigt på de jyske landeveje

i bilerne så tror jeg vi skal se meget mere på nogle fartkontrollerende

de her fartspærrere eller

at prøve at kigge på nogle af de afgifter vi lægger på sikkerhedsudstyr

jeg har forstået historikken så var det en afgiftsfritagelse af sikkerhedsselen der gjorde at alle danskere tænkte at

sikkerhedsseler i alle biler så det kunne

men spritbilisme er det jo altså også og

det er så lille et antal bilister der kører spirituskørsel langt de fleste danskere gør ikke og derfor synes jeg ikke det er rimeligt at man

at have en alkolås jeg synes

om et forslag om at gøre det lidt billigere

installere sikkerhedsudstyr og købe det med når man køber

så går det ad frivillighedens vej og jeg tror i øvrigt også at

meddele at sf ikke kan støtte det her forslag

synes vi at det her er et sympatisk beslutningsforslag der skal være med til at afhjælpe et alvorligt problem i forhold til trafiksikkerheden alkoholpåvirkede bilister er skyld i alt for mange ulykker og selvfølgelig skal vi bruge ressourcer på at sætte ind

heldigvis er antallet af alvorlige trafikulykker

faldet og det er blandt andet sket på grund af de mange adfærdspåvirkende kampagner der har været igennem årene og så er straffen blevet skærpet af mange af de grunde der er blevet nævnt af blandt andet trafikministeren den socialdemokratiske og den radikale ordfører jeg skal ikke opremse de samme argumenter igen kan vi ikke støtte det her forslag men vi ser meget frem til en videre

så er det herre henning hyllested

med sympati og velvilje tak for debatten og jeg skal give dig skal jeg vi synes faktisk at det er et ganske fornuftigt forslag vi har selvfølgelig også som altid nogle kritiske bemærkninger

enige med socialdemokraterne og sf om

været fremsat næsten enslydende forslag

er befriende at høre den socialdemokratiske ordfører

og pludselig er blevet ansvarlig spritkørsel er jo stadig et udbredt fænomen om end som også andre har gjort opmærksom på glædeligvis er sket et fald i antallet af bilister der kører bil i påvirket tilstand men trods talrige kampagner henstillinger og med tiden også skærpede sanktioner

mange der stadig væk overtræder forbuddet

der har sat medtrafikanters liv og lemmer på spil

blevet beslaglagt så alene af den grund

hilser vi forslaget velkommen men som jeg sagde

også et par kritiske kommentarer det kan undre os at forslaget

skal gælde fra første januar to tusind og femten men ok det kan også undre os at det kun skal omfatte nye biler med med den udskiftningstakt der er af den danske bilpark hvor personbilernes gennemsnitsalder vel

er omkring ti år så går der jo da et par årtier før alle biler er udstyret med

så alle biler uanset alder udstyres med alkohollås

henvise til den tidligere trafikordfører

det skete i forbindelse med det periodiske syn men det var så dengang hvor socialdemokraterne mente at der skulle være alkohollås

alkolåsen virker hvis det er bilistens

vælge at se hele problemet omkring alkolåse

fint støtte den svenske ordning hvor en alkolås i

installeret en alkolås i to år og for meget grove overtrædelser

betingelse for at kunne generhverve kørekortet

godt tænke i de baner og så bruge alkohollåsen

det her er en teknisk handelshindring

den forbindelse når vi nu er inde på den snak

ti måneder siden vi sidst behandlede et beslutningsforslag hvor der også blev lovet

vi næsten ikke komme i gang med forslag til at forbedre det

som jeg lige har været inde på så er der

med den hårdtarbejdende enlige mor der har cyklet i seks år år med børnene på

jeg tror helt ærligt at den enlige mor som har knoklet og smurt leverpostejmadder og hvad det hedder i regeringens jargon

vil være rigtig glad for når hun sætter sig ind i bilen eller måske alligevel tager cyklen

jeg er enig med enhedslistens ordfører i

konstatere at af den lovgivning der er vedtaget på området

det signal at hvis man begår den forbrydelse at køre spirituskørsel

en konsekvens nemlig at der så skal installeres alkolås

at man undrer sig her fra tingets talerstol og

det sagde vi også for ti måneder siden og nu siger vi det så forhåbentlig med streg under

skal man nødig tages til indtægt for at man så går ind for spirituskørsel

også selv om der ikke var i nærheden af et flertal sidste gang

lyde onde ord for det og det er fordi det er et problem der er værd at have fokus på jeg mener så ikke at vi skal forfalde til det vi så tit gør her i tinget

vi lovgiver for de mange på grund af nogle få personers overtrædelser

mange andre spændende love i det her land som fordi nogle gør

skal gælde alle til stor gene

har modet til at sige når vi ser nogle til en fest der

det er for dumt

konstatere med glæde at antallet af ulykker hvor spiritus er indblandet er faldende

så løser problemet jo stort set sig selv over tid

installere alkolås i alle biler selv om

for sig

har tænkt sig at køre har nydt spiritus det er en tiltalende tanke så på et tidspunkt

dansk folkeparti ville gå meget op i at vi egentlig fik

sammen om en afgiftsfritagelse

i det hele taget på vores bilpark i danmark som er alt for afgiftsbelagt så der er flere muligheder

i intentionen om at spirituskørsel bør forhindres

mikkelsen siger næsten afslutningsvis i sin tale at der ingen tvivl

forstår jeg ganske enkelt ikke argumentationen mere det her er inden for rækkevidde men

men det er inden for rækkevidde og det er noget vi gerne ser i

og

vil blive endnu billigere frem mod to tusind og femten men hvorfor

kaste sig over alle bilister i danmark på grund af det heldigvis

ti år har set et fald på tusind

ulykker hvor der er spiritus indblandet det er en udvikling vi skal fortsætte måske ved at vi

at fordømme spirituskørsel

gør opmærksom på hvor dumt og tåbeligt det er altså

formand det konservative folkeparti kan ikke

vil jeg gerne præcisere at jeg selvfølgelig synes vi skal bruge alle de ressourcer vi har til rådighed til at bekæmpe spirituskørsel vi skal gøre hvad vi kan for at undgå det vi skal sætte en dagsorden hver eneste dag

det personlige ansvar og det omdømme man har når man kan

spirituspåvirket det tager vi fuldstændig afstand fra og

i spirituspåvirket tilstand og det ville være helt urimeligt at udsætte dem for den her ekstra udgift det vil være

at sanktionere nogle som aldrig har begået nogen form for forbrydelse

hvorfor skal der så ikke også være en startspærre i en bil

hvis man ikke har sikkerhedssele på

det er helt umuligt at håndtere så det er det

hvis man så monterede en alkolås mon ikke der meget hurtigt derefter ville være nogle der ville begynde at sælge de her pumper man bruger til

et blæseinstrument og det er det jo heller ikke det er en alkolås men altså man blæser i den men alkolåsen kan jo ikke se hvor den luft kommer fra så der kan snydes med det

det bøvl det må være at de kun må føre et køretøj med alkolås og så må vi håbe at de bruger den efter de forskrifter der er

er forbundet med det det vil være fair nok der har jeg ingen medlidenhed der

det er helt fair at man skrider ind med nogle ekstra

selen på men men så vil jeg bare oplyse herre mike legarth om at så har vi

bøde for det kunne man forestille sig at

klart og tydeligt opmærksom på at vores vigtigste argument imod det her

det er rimeligt at sanktionere nogen der ikke har begået en forbrydelse altså at pålægge nogle en byrde med at skulle installere en alkolås i en bil for folk som aldrig nogen sinde har eller kunne drømme om at køre i spirituspåvirket tilstand hvorfor skulle vi dog gøre

vende tingene på hovedet vi skal straffe dem som bryder loven

installeres en chip til x antal tusinde kroner så man når man kører i bymæssig bebyggelse

kim christiansen det får ingen ende vi er nødt til det personlige ansvar og tro på at folk lever op til

man så ikke synes at problemet med spritbilisme på vejene er stort

mike legarth vil anerkende nemlig at det er et kæmpestort problem det er et af de største problemer vi har i forhold

trafikulykker og tilskadekomne og døde

bruge kræfterne og energien på at komme til med den store hammer når ulykken

jeg har endnu ikke hørt et forslag fra herre henning henning hyllested ikke fordi jeg ikke

det snart kommer men så skal vi vel også have et apparatur i bilerne der kan afsløre om folk kører medicinpåvirket narkopåvirket eller på anden måde påvirket af euforiserende stoffer det er vel lige så vigtigt som at man kører spirituspåvirket

hvorfor forbyder vi ikke køb af indbrudsværktøj ville det betyde at så blev

opnår målsætningen men vi skal da bekæmpe spirituskørsel alt det vi kan

at lastbilchauffører snyder med det apparatur der sidder i bilerne som skal kontrollere på skiven hvor stærkt man kører og hvor mange timer man har kørt i det bliver der snydt med

en alkolås og derfor opnår vi ikke det som der ser ud til at

sikkerhedsudstyr langt hen ad vejen bliver standardudstyr jeg tror også

eller andet tidspunkt bliver alkolåse standardudstyr er det så stadig væk ude af proportioner det er fuldstændig korrekt at der

fint nok hvis det fjerner et stort ulykkesproblem

en stor ulykkesårsag fra vejene og dermed hindrer tilskadekomne kvæstede døde på vejene så er det da bedre efter min bedste overbevisning

forebygge frem for at komme

med den store hammer og tage fat i det efterfølgende hvilket jo så samtidig kræver en meget meget stor kontrolindsats

tidligere meddelt og jeg vil gerne gøre det en gang

er nogen i det her folketing der ikke er nogen i det her land der er mere imod spirituskørsel end jeg og det konservative folkeparti er vi vil gerne bakke op om kampagner og personligt ansvar sørge for at moralen er i orden at vi hjælper hinanden med at skabe en forståelse i det her samfund om at

i spirituspåvirket tilstand kan man så bekæmpe det med en alkolås nej jeg har jo illustreret her fra talerstolen at det kan man

fordi folk jo kan snyde med det så man løser det jo ikke

hvad med hvis man kører hashpåvirket hvad med hvis man kører medicinpåvirket hvad

i spirituspåvirket tilstand så skal vi også have apparater for det der er også nogle der bliver dræbt ved at folk kører for stærkt i byerne skal vi så ikke også have apparater der gør at bilerne ikke kan køre mere end halvtreds kilometer per time i byerne skal vi ikke også have apparater der gør at bilerne ikke kan køre mere end højst en

totalt kontrolsamfund som ikke giver nogen mening som fjerner frihedsbegrebet til dem der kan finde ud af at håndtere frihed under ansvar

man kriminel nej det er man ikke

på den ene side at lovprise det her

de gode intentioner og det rigtige i det og

vil gribe til det mest effektive våben mod spritbilisme nemlig en alkolås

snakker lidt med hinanden og klapper hinanden på skulderen og at

dem der kører ude på landevejene men det gør alkolåsen

ministeren og den her snak om handelshindring

findes der en undtagelsesbestemmelse og det kan jeg se

kommissionen rent faktisk ikke har svaret specifikt på det er nok fordi det

betimeligt hvis man gav dansk folkeparti medhold

indføre en alkolås i alle nye biler der tilgår danmark

skulle vise sig at de høje herrer nede i eu mener at det her en handelshindring

installere en alkolås inden bilerne kommer på landevejen

en teknisk handelshindring jeg har meget meget svært ved at se hvordan man vil kringle den

venlige partier herre karsten nonbo

også af min ordførertale da vi behandlede det her forslag tidligere under navnet b tretten og dengang anfægtede herre karsten nonbo ikke tallet jeg jeg skal gerne få dem verificeret under

udvalgsarbejdet det er selvfølgelig et skøn fra rådet for sikker trafik men det kan nok skønnes at herre karsten nonbo

som åbenbart heller ikke finder det væsentligt at

var der mange gode tilkendegivelser og dem vil jeg selvfølgelig kvittere for jeg vil godt kvittere for de positive ting

glæder mig altså også ufattelig meget til det her udvalgsarbejde der kommer

mulighed på sigt så glæder jeg mig altså til

alkolåsen bliver en helt naturlig integreret del af bilparken i danmark vi er jo ikke

portion sund fornuft det er jo derfor vi kan se det fornuftige i det her

vi kan jo godt have komponeret et beslutningsforslag som har mangler

intentionen hos alle ordførerne har været at gøre os opmærksomme på at vi har lavet et et beslutningsforslag der ikke er fyldestgørende

glæder mig usigelig meget til udvalgsarbejdet og til at de forskellige partier byder ind med gode løsninger til hvordan det her

har ikke hørt én sige at det her er en dårlig idé

hørt så mange andre søforklaringer i dag

et par rent faktuelle oplysninger jeg nævnte også af mine spørgsmål

procent af de ulykker der er

er spiritus indblandet så jeg synes at

det her er noget man bør tage mere alvorligt end

sagde herre kim christiansen at

at tallene har han

samme ordførertale for et par år siden og der vil jeg tro at de måske også

de passede måske i de såkaldt gode glade

rigtig mange der kørte spirituskørsel men heldigvis har virkeligheden altså flyttet sig i mellemtiden og jeg synes også herre kim christiansen skal flytte sig i

alvorlig en sag til at man bare skal gå i baglås

jeg synes at her har vi en fælles sag og vi har

er et emne der er meget alvorligt

er vi enige om at pålægge regeringen

herre kim christiansen ikke at vi skal mødes om det

fornærmet eller mudderkastende på nogen måde og jeg mener heller ikke at jeg kører i samme rille jeg forsøger netop at bringe nye faktuelle oplysninger

synes det er en rigtig god idé er der nogen der kører i

så jeg ved ikke hvem det er der kører i samme rille men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

at regeringen skal fastlægge retningslinjer om at tildeling af opgaver

offentligt udbud skal ske på baggrund af de valgte tildelingskriterier men sådan er det allerede og og

må det være et ønske om at få en diskussion af hvorvidt man skal være forpligtet til at indgå en kontrakt jeg jeg tror man ville kalde det kontraheringspligt hvis man var jurist det er jeg heldigvis ikke

konsekvensen af det forslag

ligger foran os

vi fra regeringens side ikke støtte det er der rigtig gode grunde til de regler som vi har i dag indebærer ikke at man er forpligtet til at indgå kontrakten og der er jo det sunde ved en kontraktindgåelse at den er frivillig for de to parter der indgår kontrakten det er som regel den bedste begyndelse på et fremtidigt partnerskab

gode grunde til at aflyse et udbud gode saglige ordentlige grunde og det må man have respekt for for eksempel

viser sig at løsningen af en opgave bliver dyrere end

forudset det kan også være at

sted i landet har har stillet kravene på en måde som i virkeligheden ikke var

hvis man hvis man er i et af de to

indgå en kontrakt med den tilbudsgiver der i forhold til tildelingskriterierne har afgivet det bedste bud fordi det vil vise sig at det måske i en formel form var det bedste bud men bare

borgerne møder dermed er også sagt

sådan en pligt til at man skal indgå aftale så løber man jo den risiko

og konkurrenceudsætter det kan være en kommune i virkeligheden bliver mere tilbageholdende med at gennemføre udbud

mindre plads til at lave en egentlig saglig vurdering af det man har foran sig

regeringens synspunkt er at vi må sætte borgernes interesser først

at opgaver løses godt i forhold til borgerens behov og i forhold til borgerens økonomi og dermed også den samlede økonomi i kommunen i regionen og

modtager af offentlig service og betaler

er jo at bruge konkurrenceudsættelse men når man bruger konkurrenceudsættelse som et

at sørge for at borgeren får en ordentlig service til en rimelig pris så må man jo sørge for at kommunen hvis det

meromkostninger i forhold til at løse opgaven selv det ville jo ikke rigtig give mening fordi der hele tiden er det dobbelte hensyn at borgeren skal have det bedste når man modtager en serviceydelse men da borgeren også er skatteyder skal man også have det billigste og de to ting skal forenes det er på den baggrund

i staten regionerne og kommunerne

indføre regler om kontrolbud er således ikke at offentlige myndigheder skal være forpligtet til under alle omstændigheder

indgå en kontrakt hvis et kontrolbud umiddelbart er mindre fordelagtigt end et bud der kommer udefra

når det er sagt så må udgangspunktet jo klart

end det bud der kommer fra en ekstern leverandør jeg vil understrege at der ikke er fri adgang til bare sådan at

en udbudsforretning det skal være sagligt man må ikke have usaglige grunde til at aflyse en udbudsforretning

aflyse et udbud eller for den sags skyld at man aflyser et udbud fordi man egentlig hellere vil indgå en aftale

det er heller ikke en saglig grund til at aflyse et udbud når vi har den her diskussion synes jeg også det er væsentligt at holde sig for øje

vi har en revision vi har folk som kigger kommunerne regionerne og staten over skuldrene

på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde

finder vi samlet set at de gældende regler om offentligt udbud

der derfor ikke er grundlag for at lave en pligt til at indgå en aftale under alle omstændigheder det kunne have meget negative resultater i form af dyrere

gør vi på en anden måde alligevel dermed kan

tak til ministeren for bemærkningerne det overrasker mig selvfølgelig regeringen ikke kunne støtte det men jeg vil godt spørge om ikke ministeren dog trods alt er enig med mig i og

er en god ting i de fleste tilfælde

for at man kan få en ordentlig udbudsproces kræves man både har lavet udbuddet

man så også får tilbuddene tilbage igen forstået på den måde at der skal være tillid mellem parterne altså både dem som laver udbud

skal byde på de opgaver så de virksomheder ikke bliver tilbageholdende og siger vi er ikke klar over

nogle regler vi egentlig bliver bedømt ud fra

forskellige private leverandører så vel som et kontrolbud fra offentlig side og hvis virksomhederne ikke kender

ministeren er enig med mig i at der vil være virksomheder herunder potentielt den bedste virksomhed der vil være tilbageholdende

en isoleret diskussion om pligt til at indgå kontrakt eller ej

er en lang række ting der skal være på plads for at lige præcis den tillid kan være til stede mellem en ordregiver for eksempel en kommune

en en ordentlig ligefrem adgang til at klage hvis man får mistanke om at der er usaglige kriterier på spil og hvis selve regelsættet for udbud er i orden og til at gennemskue det er jo en af grundene til

så får man klare regler og man får dem med en dansk forankring sådan at

klageadgangen hvis der foregår noget som er

vi kan få en situation hvor det at udbyde en en opgave og

en anden diskussion end en diskussion om hvorvidt man

en diskussion om hvorvidt det udbudsmateriale der er lavet

allerede sådan at man skal følge de kriterier man har lagt frem i sit udbudsmateriale man kan ikke lige pludselig ned fra snoreloftet sige at

ærgerligt ærgerligt nu aflyser vi det hele det kan man

hvis der er er problemer i kvaliteten af udbudsmaterialet og virksomhederne har en usikkerhed af den grund

man i højere grad kan sørge for at at ordregivere lærer af andre ordregivere som

erfaringer på et givet område og

tilrettelægge tingene hvis man har privat offentlig innovation sådan at den deltagende virksomhed også kan byde

det handler om selve kvaliteten i udbudsprocessen

udtrykker de alle alle den bekymring ved og utilfredshed med at de har forsøgt at byde på en offentlig opgave

de ting de blev vurderet på var det der stod i udbudsmaterialet

på et andet grundlag end det der var beskrevet i udbudsmaterialet det

her forslag at vi sikrer

er gældende pris kvalitet leveringssikkerhed beredskab og alle de der ting

der tilsyneladende er en tendens til at de offentlige indkøbere vælger den sikre løsning

ikke selv haft erfaring med at lave konkrete

men for mig at se må det også være et væsentligt kriterium og det må man så have fremlagt

virksomhed eller eller en sammenslutning af flere flere virksomheder

hvis jeg skulle pege på en ting som måske står mindre stærkt i beslutningsforslaget er det sådan de

regionerne kommer kommer stadig bedre med og andre kommuner har andre erfaringer

og sorø kommune og svendborg kommune er to kommuner som fuldstændig åbent har sagt

har valgt anderledes end det udbudskriterie de selv har fremlagt fordi man efterfølgende åbenbart har ændret opfattelse eller på anden måde ikke havde tiltro

man kan se at man bliver bedt om at byde på en opgave efter nogle bestemte

og så vælger kommunen ud fra nogle helt andre kriterier

mange penge på at give et tilbud beskrive det osv hvilket kræves

jeg tror at enhver kan sætte sig ind i hvor frustrerende det er hvis man har afgivet et bud og

tid og medarbejderressourcer

at lave et bud som man mente var et seriøst bud på hvordan den opgave kan løses det forstår jeg fuldstændig

som skal skal tages med ind i afvejningen er jo

begås fejl det kan være at det viser sig at det er markant dyrere overhovedet at få den opgave løst hvis man vil have den løst på den måde og derfor vil man egentlig helst gøre

ikke har råd til det i perioden der er jo også et hensyn til at

at joh vi troede vi kunne få løst den her opgave på den her bedre måde til en lavere pris at man så kaster sig ud i noget som ikke kan realiseres der er der jo et hensyn til borgeren så det ikke er borgeren der så at sige bliver bliver offer for at der har været

en dårlig proces mellem kommunen og

så sidst men selvfølgelig ikke mindst hvis kommunerne varetager usaglige hensyn

så synes jeg generelt det er vigtigt at vi når vi

det

de to tidligere regeringspartier som umiddelbart er svært

sige nej til og alligevel ligger der i det sådan risikoen for

er en opfattelse af at virksomheder og firmaer kan have svært ved at gennemskue det

om der er åbenhed nok og gennemsigtighed nok i hvad der foregår i den proces sådan at den lille virksomhed ikke føler sig trynet eller oplever at kommunen sagtens

jeg tror sagtens det kan være tilfældet at man sidder med den oplevelse især hvis man er en lille virksomhed i en stor kommune eller en lille virksomhed over for en stor opgave som udbydes

det mest afgørende er jo at vi får en lovgivning

det er derfor jeg nævner det her med at vi har ambitionen om at lave en dansk udbudslov når eu direktivet er færdigt så vi får det forankret og så vi får diskussionen her

meget svært at have åbenhed om meget komplekse regler

selv om alting bliver lagt åbent frem og det mener jeg i vid udstrækning det gør hvordan skal du så forholde dig til det du

skal du så også have hele advokatrådet med i ryggen for at kunne gennemskue hvad det er der foregår derfor tror

selv vælger opgaven at det så skal lægges ud på en portal sådan at der var en gennemsigtighed og en mulighed for at se

nogle regler om det som ikke var særlig bureaukratiske men som dog virkelig signalerede

jeg er faktisk i tvivl om hvorvidt

jeg mener det er sådan at hvis en kommune vælger selv at varetage opgaven

afgivet et kontrolbud så er kommunen også pligtig

løse opgaven inden for det kontrolbud og skal også i sit regnskab vise at man så gør det

viser sig at man bruger ti procent eller tyve procent mere end det man egentlig havde stillet i udsigt

at hvis kommunen på baggrund af et kontrolbud selv tager opgaven så må den også vise at det kan lade sig gøre inden for den

økonomiske ramme som kontrolbuddet giver det synes jeg er

så giver jeg ordet til fru ane halsboe larsen

tak for det socialdemokraterne

lige har redegjort for også en robust robust og effektivt offentlige sektor det er afgørende at vi sikrer kvalitet i opgaveløsningen og samtidig sikrer at den nødvendige sammenhæng er til stede mellem pris og kvalitet det kan vi blandt andet sikre med konkurrenceudsættelse og det sker også rigtig mange steder i vores offentlige sektor

det er nærmere et middel til at sikre at offentlige opgaver

og billigst under hensyntagen til borgernes behov altid under den hensyntagen det er vores opfattelse at man fordomsfrit må se på de konkrete opgaver og de lokale forhold for så at vurdere om det er mest hensigtsmæssigt at en given opgave løses i privat eller offentlig sammenhæng

fra regeringens side tvinger kommunerne og regionerne til konkurrenceudsættelse vi tror på at kommunerne selv har den største viden om lokale forhold herunder hvilke opgaver der er udbudsegnede og i hvilket omfang i modsætning til den tidligere regering ønsker vi derfor ikke at udstede et dekret fra christiansborg med fastlåste måltal for konkurrenceudsættelse under den tidligere regering så vi en række eksempler på hvordan det kan gå mindre godt når privatisering af offentlige opgaver sker på baggrund af et ideologisk tunnelsyn frem for at være sagligt begrundet den vej ønsker vi ikke at gå

ønsker forslagsstillerne at indføre bindende retningslinjer for kommunerne regionerne og statens tildelingskriterier for opgaver i offentligt udbud men som ministeren lige har redegjort for

findes de allerede forslagsstillerne ønsker ydermere at offentlige instanser forpligtes til at tildele opgaven efter kriterierne

det

være det samme som at indføre en kontraheringspligt der ikke gælder i dag og det betyder at en udbudsproces ikke kan aflyses det kan vi ikke bakke op om det er socialdemokraternes opfattelse at det i de her situationer fortsat skal være muligt at aflyse udbudsprocesser af økonomiske eller andre

til socialdemokraternes ordfører jeg går straks videre til herre morten marinus ordfører for dansk folkeparti

som et led i det finder vi det vigtigt at konkurrencen foregår på de mest

derfor vil vi selvfølgelig også altid gå ind for regelforenklinger og præciseringer på området hvor der er brug for det vi mener dog ikke at det forslag vi

helt rigtige løsning

udbudsreglerne vi synes jo netop at udbudsreglerne er alt for bureaukratiske især når det drejer sig om små opgaver det er tit et ret tungt apparat at bringe i stilling og det medfører ofte at mindre opgaver slet ikke bliver konkurrenceudsat derfor vil vi i dansk folkeparti selvfølgelig arbejde for at bundgrænsen for anvendelse af udbudsreglerne forhøjes endvidere må vi konstatere at reglerne som sagt

det altså langtfra følges i alle lande det er et problem at vi i danmark

mens andre lande holder deres udbud væk fra danske leverandører

via ministerrådet i eu eller

henvendelse til kommissionen sørger for at alle landene lever op til samme rettigheder og pligter

så går vi til den radikale ordfører fru marlene borst hansen

det her beslutningsforslag om at indføre bindende retningslinjer ved offentligt udbud

kan radikale venstre ikke støtte hvis man læser beslutningsforslag b fem og tyve kan man få det indtryk at forslagsstillerne ønsker at tildeling af opgaver på baggrund

valgte tildelingskriterier men som ministeren også var inde på

kan det jo næsten ikke været hensigten

det er jo allerede gældende

med forslaget er der skal indføres en egentlig kontraheringspligt altså at offentlige myndigheder skal være forpligtet til at indgå kontrakt om en udbudt opgave

radikale venstre vi er faktisk godt tilfredse

bedst og billigst under hensyntagen til det offentliges behov

konkurrenceudsættelse er godt

når det kan løse opgaven bedre eller billigere og allerhelst begge dele

det kan være at man er bliver klogere undervejs eller det kan være at der sker noget uforudset

man derfor ønsker at ændre på nogle af kravene eller helt at droppe projektet

i de tilfælde hvor det er nødvendigt og det er

de fælles spilleregler og de fælles regler for hvem der vinder

så må man kunne tage de forbehold og dermed få beskrevet det på forhånd så alle parter ved hvad det

går ind til i den her konkurrence herunder under hvilke forhold man

udbud eller trække sig tilbage fra dem igen

til de udbud der bliver fremsat på de vilkår som kommunen eller regionen

og siger vi skal have de tildelingskriterier beskrevet og de skal være bindende sådan at man

herre jacob jensen i at der selvfølgelig skal være gennemsigtighed og at

virksomhederne ved hvad de byder ind på deri er vi fuldstændig enige men som reglerne er i dag

hvis hvis der skal ske ændringer sådan er det

at den ene har en lidt pænere facade end den anden når det ikke var en del af

ikke om den radikale ordfører kender til de forhold som erhvervsorganisationer og virksomheder beskriver

til at byde på opgaverne og det er jo det vi alle

tilliden til at man kan regne med

man oplever eksempler mike legarth var inde på det i sit spørgsmål tidligere

for saglige vurderinger men en saglig vurdering er jo også igen en afvejning som man gør sig det en subjektiv afvejning så jo mere præcis man kan være med de her kriterier

regler som man vil bedømme ud fra jo større vil tilliden mellem parterne selvfølgelig også være

måske få den opfattelse

at forslagsstillerne med det her forslag

være tillid når man

også de kriterier der gælder der kan ske fejl og der kan måske også indimellem ske nogle

holdning måske modsat venstres at vi

men er vi ikke enige om at hvis man har to eksempler

man ikke har fulgt den hensigt

har tiltro til systemet mere så to eksempler på at

jeg lytter jo til ordføreren som har en god intention og

illustration af hvis der først svigtes i den her proces

der skal beskrives ned i detaljen der sidder folk og arbejder med det her i dage og ugevis

udbuddet tilbage og det kan også være godt nok hvis det er beskrevet

at danmark har fået en ny regering

så glad for at den her regering

have betydning for resten af landets kommuner vi lovgiver ikke efter laveste fællesnævner hvis der er et generelt problem

så kigger vi på det men umiddelbart synes jeg

to sager to konkrete sager har vi hørt om

man skal passe meget på med at undervurdere den mistillid der er fra små

har vi i mange sammenhænge gjort det umuligt for små virksomheder at byde ind fordi de krav vi stiller er så store

så høje og så omfangsrige at en almindelig lille virksomhed med en håndfuld ansatte slet ikke

men det havde vi i vk tiden også et ansvar for det tager

det bør vi ændre på vi bør gøre det mere fleksibelt og gøre det muligt for selv små virksomheder at byde ind på opgaver så det er den vej vi gerne vil gå og så vil

tillid til systemet som der ikke er i dag og det kan gøre ved

at skrive at når man bringer ting i udbud så skal man over for dem der byder på for dem der ofrer tid på

det er vigtigt at vi også har tillid til kommunerne og til det kommunale selvstyre og i forhold til

glæder mig til at vi alle sammen forhåbentlig kommer til at diskutere

udbudsstrategi som kan sikre at det bliver lettere og mere

til den radikale ordfører så går vi til socialistisk folkepartis ordfører fru lisbeth bech poulsen

beslutningsforslag som som vi behandler nu må jeg indrømme

vil det indskrænke det kommunale selvstyre

måske rent faktisk resultere i at der kommer færre udbud fordi kommunerne føler sig bundet på hænder og fødder

udbud af reelle og hæderlige årsager

nogen virksomheder der er interesseret i at der skal komme færre udbud der er jo allerede udbudskrav i den nuværende lovgivning

er venstre og konservatives kommentarer til beslutningsforslaget udtryk for en smule fordrejning af tingenes tilstand der er jo udbudskrav men der er også en meget rigid tilgang

kommentarerne der viser meget lidt forståelse for det kommunale selvstyre og den kommunale forskellighed beslutningsforslaget indebærer reelt en kontraheringspligt som vi har hørt altså en pligt til

under alle omstændigheder at indgå aftaler og det støtter sf ikke

er mange ting der kan have betydning for den samlede kvalitet eksempelvis højesteretsafgørelsen i sagen hvor

anlagde sag mod silkeborg kommune kommunen havde vurderet at iss

ikke levede op til standarderne vedrørende arbejdsforhold kvalitet

alle forhold desuden var

derfor ikke i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip kort sagt må det altid bero på en konkret vurdering og hensynet til borgerne

før hensynet til samtlige virksomheder

være mange gode grunde til at sende ting i udbud

men det kan vi jo diskutere under forespørgselsdebatten hvor vi kommer lidt bredere omkring her vil jeg bare forholde mig til det helt konkrete forslag som sagt mener vi fra sfs side ikke at der skal være

kommunen mener giver en dårlig aftale

tilbuddet eventuelt skulle være billigere

altid at man kan lægge alting frem i et udbud der kan komme ting op for eksempel

simpelt hen blevet underbudgetteret med

sender jo ikke noget i udbud hvis det ikke er fordi

man ønsker at få belyst om om

det kan gøres bedre og billigere derfor anerkender vi

der kan man få belyst om kommunen kan gøre det bedre og billigere eller om man skal have en privat

leverandør til det så der er mange gode grunde til at

enhedslisten er enig med økonomi og indenrigsministeren og regeringspartierne i analysen af hvad det her forslag egentlig går ud på og vi er også enige i at folketinget

bør afvise forslaget vi mener det er urimeligt at pålægge kommunerne en udliciteringstvang som jo opstår ved at man afskærer kommunerne fra at aflyse et udbud

enhedslisten vil gerne videre ad

sammen med regeringspartierne for der er stadig noget at gøre hvad det angår efter vores opfattelse det er vi måske ikke så enige med regeringspartierne om men vi er i hvert fald enige om at vi ikke skal lave noget der trækker i den modsatte retning vi synes det er glædeligt at den gældende retstilstand ikke forhindrer kommunen i at annullere et udbud

sag mod silkeborg kommune og der vil jeg gerne lige citere

silkeborg kommune valgte at annullere udbuddet med henblik på at fortsætte med at udføre opgaven selv højesteret lægger til grund at beslutningen byggede på en vurdering af at hensynet til arbejdsvilkårene for medarbejderne og kravene til rengøringsstandard og kvalitet bedre ville kunne sikres ved en fortsat kommunal opgaveløsning end ved en løsning i privat regi samtidig ville kommunen undersøge mulighederne for at effektivisere rengøringsområdet blandt andet ved at inddrage erfaringerne fra de kommuner som skulle lægges sammen med silkeborg kommune det er jo fuldstændig saglige hensyn og det er helt urimeligt at fratage kommunerne muligheden for at tage

hensyn i det hele taget synes jeg det er ret besynderligt at partier der hylder frihed og liberale værdier og kommunalt selvstyre

nu vil tvinge offentlige myndigheder til at indgå kontrakter uanset om det kan være til skade for kvaliteten og kommunernes økonomi måske er de liberale partiers reelle motiver til det her snarere at sikre private firmaer en ekstra profit på fællesskabets regning et af formålene med kontrolbud er jo at sikre at det offentlige ved et udbud ikke påtager sig meromkostninger i forhold til omkostningerne ved at udføre opgaven selv men hvis man afskaffer kommunens mulighed for på baggrund af kontrolbuddet at annullere et udbud og

som bliver konsekvensen af det her forslag så afskærer man

også kommunen fra at sikre sig imod sådanne

jeg håber jo at vi ved det næste

forslag her i folketinget kan enes om et

set ikke det vi diskuterer her det er jo alene et spørgsmål om

ministeren et velmenende forslag fra de to tidligere regeringspartier som man sagtens kan have lidt vanskeligheder ved om man nu skal sige ja eller nej til fordi flere regler

øger bureaukratiet og det trækker den forkerte vej og så må vi alligevel sige at det her område jo er et område hvor man kan sige at alle parter er ved at øve sig i de senere år og i takt med at

muligheden for udbud og konkurrenceudsættelse jo styrket kommunalreformen gav et ordentligt hop i den retning fordi der var kommuner der før havde en størrelse hvor der ikke var interesse for at

inddrage private virksomheder så det er altså et område der er vokset i de senere år og derfor kan man sige at alle vel egentlig

kan konstatere allerede nu at det her forslag jo ikke bliver vedtaget og derfor vil jeg faktisk hellere understrege over for ministeren

at være opmærksom på de spilleregler der og de oplevelser alle parter har i den her sag hvis ellers vi senere i dag enes om at konkurrenceudsættelse og udbud er godt ja så er spillereglerne faktisk meget vigtige

og større tryghed for alle parter et fornemt mål for enhver minister

være min appel til at ministeren fortsat og måske i skærpet grad er opmærksom på at de her spilleregler er så åbne som muligt sådan at

af eksempler der kan fremdrages på nogle der føler sig dårligt behandlet bliver minimeret så meget som muligt og det er faktisk vejen til at der kommer mere

kan enes om er godt nemlig

venstre og jeg fra konservative har fremsat det her beslutningsforslag vi synes det er en vigtig debat og tak for den tak for de synspunkter der har været i dag vi har jo i hvert fald

har forsøgt fra vores side at aflive nogle af de myter og forventninger og alt muligt andet der er lagt i det beslutningsforslag vi har lavet lad mig prøve at præcisere det det det handler om fra vores side

en forespørgsel f ti om konkurrenceudsættelse der tager vi den del her taler vi om præmisserne for mere konkurrenceudsættelse altså at

varer ydelser man køber nu også er af den kvalitet og

når man udbyder noget at kommunerne så beskriver i detaljer hvad det er

hørt fra mange sider i de netværk vi har og der hvor vi møder folk ude i forsamlingshusene og ved de erhvervsmøder der er

ikke er fuld tillid fra virksomhederne til

at der rent faktisk bliver foretaget en vurdering præcis på det udbudsmateriale der ligger

og der vil vi gerne være med til at skabe den tillid fra kommunerne fra dem der udbyder det gælder jo også stat og regioner at når

har de på forhånd beskrevet hvordan de vil vurdere det og hvilken

truffet afgørelse i forhold til de parametre og hvis man ikke gør

så kommer der en tillid til det system og så vil der være flere der byder på opgaverne det synes vi er helt fremragende

vi tilført det element at

skal have lov til at annullere en udbudsrunde hvis der er nogle saglige forhold fra kommunen regionen eller en statslig virksomhed til at gøre det men så synes vi også at det må være fair at man kompenserer de

firmaer de virksomheder der har budt ind og har

ordet til ordføreren for forslagsstillerne herre jacob jensen

for det og tak for debatten som jeg

det er ret afgørende tror jeg hvis man skal have et effektivt udbud at man så

at man så også derefter får de tilbud ind som rent faktisk er dem som er de bedste og de billigste økonomisk mest hensigtsmæssige eller hvordan man vælger at formulere det og dermed også får beskrevet de kriterier hvorefter man ønsker at afgøre den

heldigvis kan man sige har vi også efterhånden en del erfaringer med det her altså omkring fem og tyve procent af

offentlige opgaver bliver konkurrenceudsat vi så gerne at det var mere

efterfølgende men som sagt er det vigtigt tror vi at at man kender spillereglerne fra virksomhedernes side vi har i hvert fald hørt fra erhvervsorganisationer og enkeltstående virksomheder som er tilbageholdende med overhovedet at give tilbud bruge de ressourcer de midler den tid det kræver at få beskrevet det her

udbud og give et tilbud med de kriterier der nu skal være for at blive godkendt

ved efterfølgende om de så også bliver bedømt ud fra de kriterier

eller om kommunen så efterfølgende

også fra kommunens side bliver skarpere på at få beskrevet hvad det

situationer der kan være af saglige hensyn eller hvad det nu måtte være hvor man så trækker sig tilbage igen men sådan at man i hvert fald har gjort sig de overvejelser på forhånd fra kommunens side og dermed også signalerer over for

sin medpart dem som skal give et tilbud at man også er

set nok at man er men det er psykologi og det er en barriere som man skal have nedkæmpet jeg tror

er der måske nogle steder politisk modstand men vi kan sige når vi kigger ud over landet at det er meget forskelligt hvordan andelen af opgaver bliver konkurrenceudsat og der kan man ikke tegne et entydigt billede af at eksempelvis

det billede giver mig indtryk af at der så ligger nogle andre barrierer herunder de psykologiske barrierer at man er nervøs og usikker på det ukendte kommer der overhovedet nogen tilbud

umagen værd fra kommunens side at bruge den tid det selvfølgelig også kræver fra kommunens side

regionens side at at få beskrevet den opgave som der ligger eller vil det bare være rene udgifter og omvendt som sagt vil virksomhederne

tilbageholdende og allerværst vil det være den bedste virksomhed som er tilbageholdende med at give det tilbud og dermed går vi jo som borgere som skatteborgere glip af det i sidste ende så derfor er det som sagt at vores forslag går ud på at de tildelingskriterier ikke bare er nogen man sådan sender frem og så prøver man

at stikke fingeren i jorden men at man faktisk også bliver bundet op på at de kriterier så også efterfølgende vil være bindende men vi vil også

godt i samme åndedrag sige at der kan være

hvordan man så kan klage efterfølgende både som kommune

som virksomhed og dermed kan man sige at man kan give noget til begge parter altså at kommunen måske

var lidt smidigere at der måske var knap så stor adgang til at kunne klage på den ene side og på den anden side hensynet til virksomhederne om at man så i højere grad er sikker på at kriterierne

på den måde har man måske afvejet synspunkterne og dermed højnet tilliden til at man så også kan få det her til at fungere økonomien i danmark kræver at vi får mest for pengene skatteborgerne kræver det danskerne som skal opleve servicen kræver det også så vi får den bedst mulige kvalitet

vi sådan set tror på at det her forslag

været med til at højne kvaliteten blandt de tilbud der kommer ind og dermed også højne kvaliteten

den service som bliver givet efterfølgende men jeg takker for bemærkningerne og opfordrer selvfølgelig til at vi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

og den gives af ordfører for

er vores økonomi i en situation hvor vi bliver nødt til at vende hver

krone eller hvordan man nu ser på det i hvert fald at sikre at vi får mest for de penge vi nu engang bruger på den offentlige service det skal man selvfølgelig altid

riget fattes penge både af hensyn til økonomien

har vi efterhånden opbygget en del gode

skal gøre de dårlige ting om

i dag og det er jo nogle erfaringer som vi skal bygge videre på konkurrencestyrelsen

en rapport her lige før jul hvor de

mange flere opgaver kan rent faktisk efter konkurrencestyrelsens opfattelse sendes i udbud det

en reel konkurrence ved udbuddene

fem og tyve procent har man anslået i forskellige analyser og når man tænker på at

bruge på at højne kvaliteten eller man kan bruge dem på noget andet

sikre at man får en mere effektivt drevet offentlig sektor gennem at have testet markedet for de her opgaveløsninger gevinsten består sådan set både i at man får en bedre leverandør end den eksisterende

de interne procedurer som den eksisterende

man får gennemgået sine arbejdsgange man får beskrevet hvad det er for en opgave man egentlig ønsker skal løses

måske oven i købet kan gøre det mere hensigtsmæssigt

understrege her til en start at fra venstres side

opgaven eller for den sags skyld at det skal være en offentlig som jeg

sikrer at den som kan levere den mest hensigtsmæssige løsning

konstaterede som sagt at konkurrencen om offentlige opgaver kan give betydelige gevinster i form af mere effektive løsninger højere kvalitet og nytænkning i den

staten må vi heller ikke glemme regionerne og kommunerne udbyder i dag som sagt

til udbud ifølge konkurrencestyrelsen

kommunerne om at en vis andel

jeg har forstået det sådan at man har sat nogle andre tiltag i gang blandt andet ved

positivt det vil vi gerne gå ind i vi har nogle bekymringer

for at kommunerne ønsker at udsætte deres opgaver for konkurrence eller omvendt

vi selvfølgelig med på det både af hensyn til

får en en diskussion i dag som afspejler at det at

udsætte en opgave for konkurrence kan være med til at fremme at man får en bedre opgaveløsning en anden opgaveløsning og en billigere opgaveløsning men at vi ikke får sådan en konfrontation om at det

udsætte ting for konkurrence og altid er godt at få en privat leverandør

er hensynet til at borgeren får løst opgaverne på en måde som imødekommer de behov man har også det behov man har som skatteyder

vigtig det var også den tilgang jeg havde da vi havde en lignende drøftelse i et godt åbent samråd i kommunaludvalget i november det har høj prioritet for regeringen og det fordi vi tror at der ligger nogle muligheder i det

sørge for at borgerne oplever en stærk moderne åben offentlig sektor det er hensynet til borgerne der gør at optaget af hvordan samspillet mellem privat og offentlig opgaveløsning kan blive bedre end det er i

det som er det afgørende er jo hvad der kommer ud af at teste konkurrencen på en given ydelse

og bliver et redskab og hvad der kommer ud af

forskellige måder at gøre det på der er nogle der har en heldig hånd og en professionel tilgang der er nogle

i gang med at finde ud af hvordan man gør der er nogle der kommer i en situation hvor man endda må gå domstolenes vej

der er mange forskellige situationer og det synes jeg stadig væk er vigtigt at lære af men selve det at overveje at udsætte en opgave for konkurrence er jo også med til at skabe en eftertanke om den måde offentlige opgaver bliver løst på hvad er det for nogle opgaver der skal løses på hvilken måde skal de løses hvad er nogle kvaliteter vi vil have der skal være ved en given opgaveløsning hvordan kan de løses bedre og mere effektivt

et helt serviceområde eller skal det ske på dele deraf vil vi gerne etablere en situation hvor vi har private leverandører inde på en del af et område mens vi fastholder et offentligt

andre dele af området så vi kan få et samspil mellem de forskellige leverandører det er nogle af de meget afgørende spørgsmål og det er jo en af grundene til at det er vigtigt for regeringen at det er en fuldstændig integreret og velforankret del hos kommuner regioner og stat at man konkurrenceudsætter ting i stedet for at

nu skal vi også konkurrenceudsætte noget det må være en helt integreret overvejelse i det man gør

der i de overvejelser ligger mulighed for at finde ud af

gamle rutiner hvordan kan vi

være innovative når det kommer til den måde vi leverer offentlig service på og lige præcis innovation sker i

mellem viden kreativitet

og ligeværdigt samarbejde giver nogle muligheder som man ikke ville få alene og som kan lede frem til bedre måder at gøre tingene på det kan for eksempel være udvikling af digitale pilleæsker

minder borgeren om hvornår pillen skal tages og som også registrerer at

det én gang til det kan også være intelligente tæpper med en sensor som registrerer

komme ind og se om hun nu er vågen og vil hjælpes på det tidspunkt

er meget bedre det kan også være sensorer som registrerer om der er et menneske som er faldet sådan at medarbejdere kan komme vedkommende til undsætning så hurtigt som overhovedet muligt det er gode konkrete eksempler på innovation med den måde vi leverer en ydelse til borgeren som fremmer tryghed

vi synes ikke at tvang eller bureaukratiske kontrolforanstaltninger er vejen til en moderne og dynamisk

skal vi fokusere på tillid ledelsen og medarbejdernes faglighed

selvfølgeligt fokus på de resultater

det jeg tror er afgørende er

sammenhængen er i virkeligheden meget enkel detailstyring skaber ansvarsforflygtigelse tillid er ansvarspådragende derfor ønsker vi at kommuner og regioner har et rum at handle i det vil i sidste ende give bedre og mere lokalt forankrede resultater ting som er langt mere holdbare end noget man har fået påduttet fra christiansborg derfor

der er meget som vi her fra christiansborg med fordel kunne pakke sammen når det kommer til detailstyring

kommunernes konkurrenceudsættelse steget hvert år de seneste fem år ikke lige kraftigt men dog på en sådan måde så jeg læser det sådan at kommunerne har taget konkurrenceudsættelse til sig

til at skabe gode løsninger og effektive løsninger regionerne har også høstet mange erfaringer med samarbejdet med private herunder med at udbyde en lang række forskellige behandlinger til private faktisk med rigtig gode resultater

jeg oplever som det nye er at kommuner og regioner har en pragmatisk tilgang til det at udsætte noget for konkurrence det er ikke ideologi det er ikke

en papirtiger som man sender af sted det er en pragmatisk tilgang til at det her giver

befriende at vi får en pragmatisk tilgang for så kan vi gå langt mere fordomsfrit til værks

kan hjælpe hinanden med at gøre det på måder som er nemmere og mere tilgængelige apropos det som blev sagt af herre morten marinus under under sidste sags behandling

få en højere grænse for hvornår ting skal udbydes sådan at det bureaukrati og det papirarbejde der vil være forbundet med udbud står mål med den samlede opgaves omfang

i forhold til lige præcis det her der er rum for at udsætte flere offentlige opgaver for konkurrence og på det kommunale område kan vi se at der er meget meget stor forskel på hvordan man gør der er kommuner

konkurrenceudsætter næsten fyrre procent af deres opgaver i den anden ende af skalaen er der kommuner der konkurrenceudsætter tyve procent af deres opgaver det peger på at der nogle steder er et uindfriet potentiale

op i forbindelse med den kommunale valgkamp hvad er egentlig holdningen hvordan kunne man tænke sig at drive de her ting hvad vil man gerne have løst i kommunalt regi

give nogle muligheder for private

i forvejen derfor synes jeg at det er meget godt at vi har den her diskussion som indgang til valgåret økonomien er stram det er et vilkår for alle kommuner alle dele

har en klar tilskyndelse til at arbejde strategisk

udbuddet kan give effektive løsninger men det er ingen selvfølge det kommer an på måden og kvaliteten i det arbejde man lægger for dagen

må man sige at udbudsrådets effektanalyser fra de seneste to år viser at når det kommer til udbud og drift af hjælpemiddeldepoter

kvalitetsforbedringer i hvert fald uden at kvaliteten

ringere selvfølgelig er der undtagelser det giver sig selv der hvor mennesker handler sker der fejl og der hvor man byder sker der i sagens natur også fejl men det er bare vigtigt at notere sig at der er noget at lære af

nødvendigvis så enkelt som det lyder den diskussion vi allerede har haft i dag viser noget om hvad det er for et niveau

viden vedholdenhed detailkendskab og alt muligt man skal have med at gøre

selve udbuddet det gælder sandelig også hvis nogen har vundet et udbud og skal til at

konkurrencepolitisk udspil med en række initiativer sådan at det bliver nemmere at arbejde

det kan jo ikke være sådan at det koster en herregård at udbyde noget og at det man tjener så kun er en bondegård så står det ligesom ikke mål med hinanden det som vi også lægger op til

eus nye udbudsdirektiv er færdigt at lave en egentlig dansk udbudslov så får vi den rigtige diskussion her i folketinget om hvordan vi får klare

for både virksomheder og ordregivere vi vil nedsætte

en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde og selvfølgelig inddrage kl og danske regioner og eksperter med erfaring i udbud i at lave et lovforberedende arbejde der gør at vi får en god debat her

uanset om man ser det som ordregiver eller man ser det som leverandør det skal være smidigt og effektivt dermed også være sagt at vi ønsker kortere klagefrister vi ønsker en bedre adgang til at afvise åbenlyst grundløse klager og vi planlægger at fremsætte et lovforslag om forenkling af udbudsklagesystemet allerede i næste måned

det vigtigt at vi har en bedre dokumentation og en større videndeling på tværs af forskellige myndigheder gode erfaringer skal frem og

ikke går som vi ønsker os end vi lærer af de ting

behov for en styrket vejledning når det kommer til samarbejdsformer udbudsregler blandt andet om funktionsudbud og udbud efter forhandling

så bliver der en større fleksibilitet i den måde man kan arbejde med det på endelig vil jeg nævne at vi vil forlænge udbudsrådets funktionsperiode det kan virke som en absolut detalje i det store spil men det er bare vigtigt at det er folk som har forstand på det og indsigt i det der sparrer

regering og folketing på det her område derudover vil regeringen forenkle reglerne for levering af hjemmehjælp sådan at der skabes et større og mere varieret marked for private leverandører det der er kernen er igen hvad borgerens interesse

at det bliver nemmere for kommunerne at tilbyde borgerne frit valg på hjemmehjælpsområdet særregler skal fjernes og det skal være lettere for kommunerne at indgå aftaler med leverandører det sidste som jeg vil nævne

overvejelserne om hvilke partnerskaber man kan lave hvilke projekter man kan gennemføre i fællesskab mellem en privat erhvervsdrivende og en kommune eller en region derfor har vi lanceret

så det bliver meget nemmere at finde ud af hvordan

det her på en ordentlig og tilgængelig måde vi understøtter også offentlig private partnerskaber med en pulje på hundrede million og tretten til dispensationer for deponeringspligten

en deponeringsfritagelse for regionerne på tre hundrede million

og tretten derudover

vi ved at give reglerne om deponering og låntagning et servicetjek

væsentlig ting i den her forbindelse også her er vi ved at lave en strategi sådan at offentlige indkøb faktisk bliver brugt på en

om jeg så må sige tænker os om en ekstra gang

og jobskabelsen der som som de fleste sikkert har noteret sig i statsministerens melding i dag men men mange virksomheder har jo

set mest af alt brug for kunder

er det også vigtigt hvordan staten regionerne og kommunerne køber ind på hvilken måde de gør det og hvad det er de fremmer i den forbindelse det skal også bidrage til at vi når vi efterspørger ting fra

bidrager til nytænkning og til innovation

for det som borgerne bliver stillet i udsigt lad mig opsummere vi tror at

privat samspil er til gavn for alle

er muligheder når det er gjort ordentligt og når det er gjort rigtigt det kommer an på viljen og på vejen jeg tror at vi kan hjælpe regioner og kommuner rigtig meget ved at lade være med at blande os i detaljen og i stedet for give frihed til at gøre det til en integreret del af den måde man arbejder med det man gerne vil levere

sådan set langt hen ad vejen de synspunkter og de

dog er der selvfølgelig nogle ting som

spørges til pris og kvalitet det er først efterfølgende man eventuelt måtte udlicitere eller privatisere hvis man politisk vælger at gøre

det er slået fast vi går ind for at man skal konkurrenceudsætte og udbyde de her opgaver

en lokal løsning og en lokal håndtering af de enkelte sager så

et stort uudnyttet potentiale på det her felt komplicerede regler kan være en af forklaringerne og frygten for at klagesager bliver en del af hverdagen og

besværligt kan være en anden og uden tvivl også

vigtig forklaring derfor synes jeg

det er fint at man arbejder på at gøre klageprocessen mere

man vil forsøge at hindre at virksomhederne rent faktisk

stadig væk klage men det at øge klagegebyret vil selvfølgelig

vigtigt at slå fast at når man taler om det her med klager

det skulle være en særlig stor hindring så må man igen betragte

psykologien nemlig ud fra den betragtning at det kun er omkring to procent af alle udbud der faktisk bliver klaget over og af dem må man så sige at omkring halvdelen rent faktisk får medhold

er der faktisk også langt hen ad vejen noget at komme efter

vigtigt at få med derfor er vi i venstre også

en kende bekymret over nogle af de anbefalinger som regeringen

højere gebyrer og kortere klagefrister

forvaltningstradition og tillade at det er tilbudsgiveren som klager

at betale for modpartens sagsomkostninger hvis vedkommende ikke får medhold i sin klage men vi indgår gerne i en positiv dialog

nogen af de her elementer skulle blive gennemført men

vi får en diskussion om det senere

skal vi selvfølgelig gøre det fra centralt hold

ministeren var også selv inde på det meget meget store forskelle fra kommune til kommune der er nogle som er meget langt fremme i skoene

andre kommuner er noget mere tilbageholdende

et ønske om at man fortsat

der er et stort uforløst potentiale men vi må

så se om der er nogle der gider tage sig af udeomkring vi har trods alt fra folketingets side også den overordnede styring af og

overordnede ansvar for økonomien i det her land herunder også den økonomi

ligger udeomkring i kommuner og regioner derfor synes vi

derfor vil jeg også bare spørge hvad regeringens målsætning egentlig er på det her felt

set langt hen ad vejen godt kan nikke til

anden forestilling om hvad det skal medføre altså hvis vi

omkring fem og tyve procent ser vi om fem år at vi er nede på tyve

hvad der skal ske derfor er jeg lidt ked af den berøringsangst som

synes jeg fornemmer en gang imellem når man netop trækker sig tilbage og siger at vi ikke skal stille de her krav

lade det være op til kommunerne

stille centrale krav til kommunerne for eksempel

og andre områder derfor vil jeg slutte med at sige at jeg faktisk er glad for

fra alle partier her i folketinget undtagen enhedslisten som sender et klart signal om at vi faktisk gerne vil det her

vi ønsker at man bruger konkurrenceudsættelse i øget omfang

vedtagelse også kan føre til konkret handling både centralt og lokalt derfor skal jeg på vegne af venstre socialdemokraterne

konservative folkeparti fremsætte følgende

at andelen af offentlige opgaver som konkurrenceudsættes i kommuner og regioner er stagneret og at konkurrenceudsættelse kan være et gode for både det offentlige og det private for at finde den løsning der er bedst og billigst folketinget finder at en stram rammestyring af den offentlige

medføre bureaukrati kommuner og regioner må i videst muligt omfang selv have frihed til og bære ansvaret for at opgaverne løses bedst og billigst herunder gennem øget brug af konkurrenceudsættelse hvor det er den bedste og billigste løsning folketinget opfordrer regeringen til at undersøge hvorvidt der er lovgivningsmæssige barrierer for at den leverandør der er bedst og billigst har mulighed for at byde på opgaven

jeg kan forstå på ordføreren at det er et mål i sig selv at øge andelen af offentlige opgaver der bliver konkurrenceudsat

gerne høre ordføreren hvilken dokumentation er der for

som allerede i dag er konkurrenceudsat det er jo de erfaringer man har

kommuner regioner og staten i øvrigt hvor man har tilladt sig at spørge

er andre end de eksisterende leverandører som kan levere en kvalitet der måtte være bedre eventuelt til en pris der er billigere

set relativt enkelt at gå ud og kigge i regionerne og kommunerne som

har fået mere for den samme pris

har fået det samme til en billigere pris

sådan at man lærer af det og dermed kommer videre så man ikke gentager fejlene men langt langt

nu refererede ordføreren til at man ligesom har spurgt dem der er ansvarlige for den politik ude i kommunerne og det er måske ikke så besynderligt at de

sammenfattende og sammenlignende rapporter findes der som kunne underbygge ordførerens påstand om at det er gavnligt med så stor en andel

nu ved jeg ikke om man skal forholde sig til store rapporter og analyser jeg vil sådan set gerne forholde mig til den virkelige verden jeg skal ikke kunne

jeg tror at der er lavet store rapporter og analyser af forskellige foreninger og tænketanke og konkurrencestyrelsen laver en

om ikke årlig så i hvert fald tilbagevendende rapport og vurdering konkurrencerådet arbejder

såkaldt teoretiske vurderinger af det her men jeg vil gerne forholde mig til hvad de erfaringer som man rent faktisk har

en anden leverandør altså en privat leverandør

de tilfælde hvor den offentlige leverandør rent faktisk

fordi man så havde brugt tiden på

for socialdemokraterne er det afgørende at danskerne får så meget og så god en velfærd for skattekronerne som muligt det er det vigtigste men når det er sagt ønsker vi et udvidet og forbedret samarbejde mellem kommunerne og den private sektor for samarbejde kan medvirke til at udfordre og give ideer til den offentlige

i opgaveløsningen til gavn for borgerne det er det der tæller et eksempel på et godt samarbejde der udvikles kreativt i opgaveløsningen er plejecenteret solhatten i odense her har en privat virksomhed udviklet en ny teknologi

øjeblikket bliver afprøvet på plejecenteret og som skal berolige demente borgere ved brug af billeder og videoer der bliver vist på en væg hvis fru hansen vågner op midt om natten toner der er en skikkelse frem og fortæller hende at det er nat og at det er tid til at sove målet er at utryghed bliver erstattet

en rolig nat og resultaterne er rigtig lovende den slags positive historier skal vi selvfølgelig have flere af derfor er socialdemokratiet enig med kl og danske regioner om at understøtte samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder så vi kan sikre mere nytænkning og smartere løsninger til gavn for borgerne vi ønsker at skabe rammer for et konstruktivt samarbejde hvor man kan lære af hinanden og hvor mange dygtige kommunale

gode løsninger

også vigtigt at der er tale om et reelt samarbejde det nytter ikke at vi at vi her på christiansborg tvinger kommunerne og regionerne til at konkurrenceudsætte bestemte opgaver for det der virker godt lokalt i hjørring kommune er nødvendigvis ikke det smarteste at gøre på lolland de sidste ti år har kommunerne og regionerne og været underlagt et stærkt ideologisk pres for udlicitering af

konkurrenceudsættelsen var et mål i sig selv og at det handlede om konkurrenceudsættelse for konkurrenceudsættelsens skyld og ikke så meget

hvad der egentlig var bedst for borgerne men konkurrenceudsættelse

må aldrig være et mål i sig selv vi socialdemokrater tror ikke på at bureaukrati og strammere processer er vejen til eksempelvis en bedre og mere effektiv ældrepleje nej vi tror på at det virker ved tillid tillid til at vores kollegaer i byrådene og regionsrådene er i stand til at gøre det der er bedst for borgerne uden at der er behov for

styring helt ned i mindste detalje her fra christiansborg

bombastisk i forhold til hvordan den tidligere

har håndteret det her og at det ifølge ordføreren skulle have været

kan pege på hvor det har været henne altså jeg vil sige at det at man laver en fælles målsætning om at konkurrenceudsætte opgaver i kommuner med kommuneaftalen og tilsvarende

skulle betyde at man ville udlicitere ud fra at det skulle være det der hellige midlet

i den daværende periode og det var i hvert fald den følelse vi havde

blev lagt pres på os for at vi skulle udlicitere en bestemt procentandel af nogle opgaver derfor

var det helt klart vores opfattelse at vi ikke kunne gøre vores arbejde godt derfor lægger vi jo også op til nu at dem der er klogest på det her område er dem der har fingeren på

ordføreren siger at man følte at man skulle

tvunget nogen i kommunerne til at udlicitere en bestemt andel ja vi har indgået en fælles aftale med kl om at der var en bestemt andel der skulle konkurrenceudsættes hvorvidt man så efterfølgende på baggrund af de tilbud der så kom ind valgte at sige at det her er det bedste tilbud og det bliver udliciteret

så netop en lokal beslutning og skal efter vores opfattelse også være en lokal beslutning

der skulle konkurrenceudsættes en vis procentdel og derefter

målt på om man egentlig udliciterede det er den politik vi vil gøre op med nu hvor vi godt ved hvem det er der har fingeren på pulsen

jamen jeg har jo siddet og studeret det her forslag til vedtagelse og jeg vil da gerne prøve at finde ud af ud over det der står klart og tydeligt hvad der sådan er de bagvedliggende tanker skal det forstås på den måde at

ordføreren og ordførerens parti faktisk

jeg også glad for den enighed vi havde under det foregående punkt men når man læser teksterne

at der dog er nogle klare signaler i det her man ønsker en øget brug af konkurrenceudsættelse

den bedste og billigste løsning det sidste

plus at man også vil kigge på eventuelle barrierer der er for at man kan opfylde den

målsætning

ordføreren for venstre gav udtryk for jeg er klar over at der er nogle forskellige instrumenter

med til at trykke på knappen og lave de samarbejder der skal til

vil selvfølgelig også sige til herre finn sørensen at herre finn sørensen

helt klart at den her regering har nogle helt andre mål end den forrige

har ministeren også gjort rede for

der sker fremadrettet i kommunerne

i et byråd og når nu man er repræsentant for de borgere der har valgt en

så ikke en god idé at finde ud af om de penge man bruger bruges bedst muligt altså sikre sig

konkurrenceudsætte

jeg spørger helt konkret

der sidder i et byråd

der hedder at hvis man skal bruge en bil så ringer man til en bilforhandler og siger

har jeg et spørgsmål mere ordføreren siger at man ikke er

vedtagelse og jeg citerer kommuner og regioner må i videst muligt omfang selv have frihed til at bære ansvaret for at opgaverne løses

herunder gennem øget brug af konkurrenceudsættelse

dobbeltmandat som andre partier kan vi synes at

er lagt op til at det er kommunerne og regionerne der skal finde ud af

eller udlicitering det gør vi med det her

jeg kan ikke står her og bestemme om der skal være mere eller mindre det bestemmer

mål for enhver offentlig instans særlig i krisetider at de offentlige midler

bliver anvendt på en måde så borgerne får mest ud af det det er det der ligger bag dagens forespørgsel vi i dansk folkeparti

har måske modsat vores kolleger til højre og venstre side her i salen ikke nogen ideologiske

det er offentlige eller private

skal løse de her opgaver vi er for konceptet konkurrenceudsættelse da vi med den term hverken lægger os fast på om det er den ene eller den anden der løser opgaverne bedst men vi vil derimod gerne arbejde for at opgaverne løses der hvor de kan løses bedst og til den rigtige pris i den lovgivning der blev

var man nået op på en målsætning om at en og tredive en halv procent skulle

det var et vigtigt skridt for

at fastholde en høj offentlig velfærd i en periode hvor statsfinanserne stadig bliver mere pressede for vi kan lige så godt være ærlige og sige det som det er det er en bunden opgave at få den samme

til rådighed i fremtiden ministeren udtalte

kommunale konkurrenceudsættelsesforpligtelser

en forklaring på hvordan hun ville sikre at vi fortsat kunne få konkurrenceudsættelse

vi har fået en del svar på i ministerens indledning

har sagt at man også her selvfølgelig vil inddrage kl og danske regioner for jeg tror

tages ud af lovgivningen

jeg vil slutte her og så alligevel ikke ministeren var også inde på at

kommende kommunalvalg

kan gøre det til den rigtige pris og ikke mindst hvem

udføre opgaven bedst jeg har selv været inde

gør et rigtig godt stykke arbejde og det er da bare med at sørge for at de

som ordfører for de radikale

det er altid fantastisk at være i folketingssalen de dage hvor radikale venstre er så overvejende enig med dansk folkeparti

i den her sag jeg har siddet seks år som byrådspolitiker

i de første år var jeg med til at konkurrenceudsætte flere opgaver og inden jeg overhovedet kom i byrådet var kolding kommune meget langt fremme med netop konkurrenceudsættelse og også allerførst med nogle opp samarbejder

så langt fremme at tilsynet flere gange var inde at tjekke de her forretningsmodeller fordi man lavede ting og man lavede samarbejder i kolding som

ikke var set før det gjorde man ikke

regering krævede det det gjorde man fordi det gav mening og fordi man kunne se en masse fordele i at samarbejde med private aktører

til at udveksle og udnytte hinandens

en venstreborgmester ændrede det noget næh det gjorde det ikke for det var stadig et stort flertal

det samarbejdende byråd som anerkendte fordelene ved at konkurrenceudsætte når det gav mening

nok på os og som en meget unødvendig styring jeg anerkender at der

radikale venstre og regeringen vil meget gerne være med til at øge fokusset på området og til at hjælpe de kommuner som af en eller anden grund ikke konkurrenceudsætter ret meget

er overbevist om og det er også det man hører ude i kommunerne uanset hvilket flertal der så måtte være

vil der også være forskel på hvor meget de konkurrenceudsætter de bedste kommunale løsninger fremkommer ikke under tvang og regler de opstår ved gensidig dialog og respekt for forskellighed det er helt grundlæggende

radikale venstres tilgang til både borgere og

kommuner derfor synes vi stadig væk det var en god idé at ophæve den kommunale og den regionale pligt til konkurrenceudsættelse

styrke den gensidige dialog

sfs holdning er at vi altid ønsker opgaverne løst bedst og billigst for borgerne

måske tro at det var meget simpelt

ofte når man skal lave et udbudsmateriale fra

inkluderet jamen koster det noget på lang sigt så i forhold til til prisen skal man

det kan være kvalitet arbejdsvilkår miljø og meget andet det betyder jo at vi primært laver udbud for borgernes skyld de skal have

og der er sf ret pragmatisk

meget kommunerne sender i udbud fordi kommunerne er forskellige to ud af tre kommuner der sender mest i udbud er små økommuner nemlig fanø og læsø og det giver jo meget god mening at et lille øsamfund har brug for hjælp til diverse opgaver

alting skal i udbud men heller ikke ingenting lad mig

ligesom vi heller ønsker at kommunerne selv skal fremstille toiletpapir til brug i daginstitutionerne

er nogle ting der ikke giver mening at sende i udbud ligesom der er ting

at var billigere hvad fik man

at sende ting i udbud men vi ønsker jo

der er omkostninger ved at lave udbudsmateriale og derfor skal man se på

de konkrete ting ude i kommunerne om det giver mening at sende ting i udbud

vi får den her diskussion i dag

i forhold til hvordan vi ser på det kommunale selvstyre og

om man har en ideologisk trang til at alting i verden skal i udbud uanset konsekvenserne

tak tak til ordføreren jeg vil jo også gerne opklare hvad det er for tanker der rører sig i ordførerens hoved når hun har tilsluttet sig det

vedtagelse hvoraf det jo klart fremgår at man gerne vil fremme en øget brug af

jeg kan høre ordføreren siger at det det drejer sig om er bedst og billigst og

bare spørge synes ordføreren det er en god idé at

konkurrenceudsætte som det hedder ældreplejen praktisk hjælp personlig pleje og madservice synes ordføreren det er en god idé

synes ordføreren det er en god idé at konkurrenceudsætte uddannelse altså folkeskole eller anden form for undervisning

fundet en pen frem tidligere

og regioner må i videst muligt omfang at

opgaverne løses bedst og

mener

er et redskab til at få løst opgaverne bedst og billigst så kan de gøre det andet står der ikke

skal udspecificere hvert område men jeg kan overordnet sige at

ligger bedst i offentligt regi

krakker og går ned så er der ikke mad til de ældre så står kommunen jo med det ansvar

godt være at listen var lidt lang men det er jo velkendte områder og en velkendt diskussion men så lad mig spørge på en anden måde er der noget af

som er bedst i

på nogen måde at man skal udlicitere eller privatisere det og det var

for at sf

til vedtagelse hvoraf det også fremgår at man netop gennem øget brug af konkurrenceudsættelse kan sikre at den bedste og billigste løsning findes det synes jeg er vigtigt og derfor vil jeg så godt spørge sfs ordfører om sf har nogen målsætning

komme med nogen procentsats i en kl aftale som som vi gjorde hvor vi

barrierer der har ligget derude og så sige det er den målsætning vi arbejder efter i fællesskab det

har fremsat i fællesskab og hvor man netop går ind og siger at man

øget brug af konkurrenceudsættelse

også være dyrere som jeg nævnte før hvis omkostningerne ved at lave udbudsmateriale overstiger den eventuelle gevinst der kan være der står et andet sted at kommuner

nok før men lad mig så spørge på en anden måde

der synes at vi skal have udbud om tvangsfjernelse af børn

så jeg mener at se på

det er helt i orden

ordføreren jo selv bragt jammerbugt kommune ind i debatten her jeg

kun den nye udbudspolitik men når ordføreren ligefrem kommer med en konkret anvisning på at jammerbugt kommune skulle have lavet monopol

altså et udbud og valgte den bedste og billigste der

i forvejen var der masser af lokale kroer der udbød madservice det der er sket efterfølgende er

kommunale madservice har startet

tingets ærværdige medlemmer synes det er interessant eller ej

er jo begge to nordjyder

at kommunens tilbud over tre år var billigst

en privat aktør ind så man lavede tidshorisonten om så det var en teknisk manøvre så man rent faktisk fik et billigere tilbud ved den private

det den her private aktør

levere nogle ydelser har haft meget

man ligefrem fra sfs ordførers side går ned i sådan

tage alle aspekter med den offentlige madservice

kommet ud med et underskud

million kroner ud over det budgetterede så der var altså stor

i de priser man fik fremlagt senere hen nu her to år efter er brugere tilfredse ældrerådet er tilfreds der har været prøvesmagning der har været debat man er tilfreds

begynde at sige at det var en dårlig aftale det var det

det er også rigtig godt for de private som nu har startet egen virksomhed det er stadig væk

den er principiel på nogle områder

have når vi sender ting i udbud

på pris og på kvalitet

konkurrenceudsætte ting når

morten marinus har fuldstændig styr på fakta

i det spor som ordføreren selv har lagt

vælge et eksempel som jeg

er inden for rimelighedens grænser

at have offentlig

hård i filten men det her er jo en debat der er fuldstændig uden for

tvangsfjernelse af børn ind i en udbudsrunde

glade vanvid og så at påstå

er relevant at man bringer en kommunal opgave

det er da ikke noget problem man har fået ét

der skal ikke mere til og så vælger man selvfølgelig hvis man er en ansvarlig byrådspolitiker

simple det er meget meget simpelt

vil jeg gerne høre ordføreren er vi enige om at det altid og i enhver sammenhæng er fornuftigt som byrådsmedlem

et lidt ekstremt eksempel på bane fordi jeg troede det var noget tinget kunne være enig om

ansvarlig kommunalpolitiker

nogle svar på spørgsmål som er uden for rimelighedens grænse altså ordføreren blander jo

myndighedsopgaver og driftsopgaver sammen vi diskuterer jo ikke udbud

myndighedsopgaver det er derfor vi har kommunen som myndighed

andet fjernelse af børn er jo helt grotesk at svare på på den måde det der blev spurgt til

hvad ordførerens synspunkter om

er rimelighedens grænse er når vi taler

sikker på at der er nogle kommuner der godt kunne sende nogle flere ting i udbud i dag for netop at få belyst om

andre kommuner der ikke gør og i modsætning til oppositionen som

lokalt

kommunalt selvstyre

kommunerne jo så vælge politikere som de synes varetager opgaven bedst muligt

som dem der sender mindst i udbud

kommuner der sender mest i udbud er der to små økommuner

det er hvad mener ordføreren når ordføreren siger udbud inden for

rimelighedens grænse for sfs ordfører i den her sag

efter de ændrede regler bliver end i dag

er det halvtreds procent eller firs

ikke så meget op i procentsatser

på opgavevaretagelsen

vi kan dog også se at pragmatismen lever i kommunerne for

venstreborgmestre det ligger nogenlunde lige

opgaven bedst muligt så det handler mere om om man synes

sektor og den offentlige sektors fremtid

så kort som det nu er muligt i den her tidsmæssige sammenhæng

hvad enhedslisten har af grundlæggende holdning til det vi har den holdning at en stærk offentlig sektor er helt uundværlig hvis vi vil realisere det samfund som vi alle sammen taler om og hvor vi indimellem jo også er enige om målsætningerne den offentlige sektor skal udvikles til at være en motor for beskæftigelse velfærd og demokrati i samfundet som helhed vel at mærke en motor der ikke kører på stinkende benzin eller diesel men på grøn vedvarende energi det er der rigtig meget brug for i den situation vi befinder os

med økonomisk krise

et stadig mindre rummeligt arbejdsmarked og et stort pres på velfærd og miljø

vi udnytter jo slet ikke de muligheder der ligger i at den

nyt man kan ikke altid følge med men grundlæggende handler det om det samme som jo også kraftigt bliver understøttet af eus udbudsregler og hele markedstænkningen i eu markedsgørelse er en rigtig dårlig styringsmekanisme fordi den bygger på mistillid den bygger på mistillid til at kommunalbestyrelserne nok ikke kan finde ud af at udvikle en effektiv administration og en effektiv service til borgerne hvis de ikke hele tiden er udsat

gennem den meget omtalte

at de nok ikke kan finde ud af at oppe sig hvis de ikke bliver underlagt minuttyranni overflødigt bureaukrati med hensyn til dokumentation og kontrol hvis de ikke hele tiden er udsat for truslen om at blive skåret væk eller udliciteret til et privat firma med den konsekvens at deres løn og arbejdsvilkår bliver forringet det er den tankegang der ligger på bunden af den megen snak om konkurrenceudsættelse vi anerkender at der er forskellige holdninger til det blandt de andre partier der er nok slet ikke nogen af de andre partier

motiver der driver dem men det er jo bare

som det bygger på allerdybest nede men som sagt anerkender

dem konstaterede vi jo meget positivt under det foregående punkt på dagsordenen alligevel kan vi jo konstatere at alle de andre partiers ordførere altså også regeringspartiernes gav udtryk for at konkurrenceudsættelse grundlæggende er en udmærket idé og det er jo også det der afspejler sig i det forslag til vedtagelse der ligger her nu skal det jo ikke være ideologisk snak alt sammen det ville også være godt med konkret analyse og konkret vurdering af de erfaringer der ligger

for påstandene om at konkurrenceudsættelse er godt for pris og kvalitet i den offentlige sektor og for pris og kvalitet i det hele taget hvad findes der egentlig af dokumentation for en myte som er udbredt i samfundet og som

jeg tror man kommer til at lede rigtig længe efter konkret analyse og dokumentation for de her påstande og jeg vil helt konkret opfordre

rapport som blev udgivet af anvendt kommunalforskning i to tusind og elleve der handler om effekter ved udlicitering af offentlige opgaver så vil man kunne se

de her myter bygger på sand det man har gjort i den her rapport er at man har kigget på hvad

af studier og analyser af de her forhold

at udlicitere offentlige ydelser og der vil man kunne se at der

reelt ingen dokumentation

se på hvordan man får løst opgaverne så det at vi ligesom bliver skudt i skoene at

vi under ingen omstændigheder vil medvirke til udlicitering

det kan man jo ikke afvise for der kan være nogle opgaver nogle driftsopgaver nogle tekniske opgaver hvor kommunen

i den konkrete situation ikke besidder den nødvendige kapacitet og så kan man jo

at entrere med private virksomheder det sker jo hver dag i forhold til byggeopgaver og andre

egentlig gav udtryk for at der kunne være noget positivt omkring det at spørge til pris og kvalitet men jeg forstår

fordel for samfundet herunder den skatteborger

herunder den borger at der skal modtage en given service

ordføreren er i gang med at overfortolke hvad jeg sagde jeg sagde at der

når kommunen overlader løsningen af en opgave til private virksomheder ud fra den situation som kommunen nu sidder i med de muligheder

ordførerens holdning om at det i sig selv skulle kunne fremme en bedre offentlig sektor at konkurrenceudsætte

det er der ikke nogen dokumentation for det vil vi gerne indgå i en konkret og saglig diskussion om ud fra de konkrete eksempler der kan tænkes og så afprøve vores påstande hver

ligesom gentage hvordan det skulle forstås

nødvendighed der kan være en situation hvor det er en nødvendighed

der er også nogle regler den skal følge i den forbindelse

parti og vel alle de andre partier mener at det i sig selv er en god

mulighed for at vende tilbage jeg synes jo at

egentlig taler om her er at vi gerne

forholder os til her vi appellerer bare til at der konkurrenceudsættes mest muligt

med til at pege på at det da er fornuftigt at enhver kommune tjekker

virksomhed der kan levere den ydelse

end at konkurrenceudsætte og det er jo det som ordføreren helt har misforstået

det er ordførerens eneste metode til at undersøge om den offentlige sektor

tak for det det tegner til en god dag

for folkestyret hvor langt hovedparten af folketinget ja alle minus enhedslisten enes om

vedtagelse der peger på

med konkurrenceudsættelse og udlicitering

om at vi faktisk har tillid til

kan varetage den opgave og der er sådan set nok

fik vi en kommunalreform som betyder at vi fik større enheder i det kommunale landskab hvilket betyder at mulighederne

der også betydelige økonomiske gevinster

finde sig selv efter kommunalreformen inden man

sig over det måske skal vi der søge

skal sørge for at administrere borgernes skattekroner så godt som muligt så der er lang vej endnu

er inde i to tusind og tretten og

vi senere på året skal have et kommunalvalg

er det meget relevant at det herfra siges at med det her vedtagelse i dag understreger vi

at det ikke er ligegyldigt hvem man vælger til de kommunale råd det skal faktisk være folk der er optaget

at anvende pengene bedst muligt søge de udfordringer der er og som betræder nye veje og altså tør analysere det kommunale arbejdsområde

udført opgaven bedst og billigst

og jeg tror heller ikke at alt er nået når vi når november

bliver nok at gøre for nye byrådsmedlemmer

giver en mulighed for vælgerne her sidst på året

at spørge ind til hvad det er for en

til at diskutere relevante spørgsmål og afdække holdninger fra politiker til politiker

vi har tillid til at de her byråd

har dette ting jo det overordnede ansvar for samfundsøkonomien i det her land

hvis ikke der sker en udvikling på det her område hvis ikke alle muligheder bliver afprøvet ja så bliver folketinget tvunget til at

jeg synes jo

det var en vigtig kvalitet og oven i købet kunne jeg finde på

krav når blev medlem af folketinget at man havde været forbi et byråd så man havde lært på egen krop hvordan det var i praksis at skulle udføre det vi havde besluttet herinde

fra socialdemokratiet dokumenterede ikke at det nødvendigvis sådan giver det udbytte jeg havde forventet og håbet og troet så det løser ikke alting men i hvert fald kan

det vigtigt at man sørger for at bruge de skattemidler man får til rådighed bedst muligt i hvert fald når man har en konservativ optik på det og det er derfor vi har sat dagsordenen for den her debat

kigger sig selv i kortene kontrollerer om man nu også

til befolkningen til den bedst mulige pris

får vi mest muligt ud af det er da dumt at bruge dem til renter hvis man kunne

for meget jamen så er der jo færre penge til noget andet varme hænder eksempelvis

ikke at vi ikke har tillid til kommunerne og hylder det kommunale selvstyre

svær opgave der er derude men vi synes også at byrådsmedlemmerne er bebyrdede vi har fået nye store enheder vi har fået en ny udvalgsstruktur

og derfor kan det være svært at komme til bunds i det hele

svæve over vandene og sørge for noget så simpelt som at sikre

man egentlig leverer i stedet for bliver man fordybet i detaljer og læsestof og har ikke tid til

det så der kunne vi godt reformere den måde vi arbejder på den udvalgsstruktur der er

det konservative folkeparti helt med på for det synes vi det trænger til altså at vi sikrer at også unge mennesker også børnefamilier og erhvervsfolk har tid til og mulighed for at udføre

også får en passende løn for det for først på den måde får vi et ordentligt kommunalt selvstyre

konkurrenceudsætte og jeg synes jo debatten her skulle være med til at fjerne nogle myter jeg synes jeg fra rød bloks side

det var en god idé at gøre det fordi vi kunne se at riget fattedes penge og at vi på den måde bare appellerede til

at man fik mest muligt for pengene nu synes jeg det lyder lidt svært for nogle at gå ind på den dagsorden

der er jo ikke et eneste seriøst argument imod

bare udtrykker tillid til at det gør man og at vi så får lavet en lovgivning og en proces og et system

det kan gøres enkelt og nemt jeg vil gerne rose ministeren for

god tale som på mange måder imødekom

en ret bred kreds af partier fordi det er lykkedes med debatten i dag at sende et meget klart men også meget pragmatisk signal til de som har ansvaret

her er en opgave som er vigtig for dem

service som borgerne må have en naturlig forventning om i den kvalitet som borgerne må have en forventning om og med skyldig hensyntagen til at borgeren også

til udtryk hos herre mike legarth er at det her må være en del af den kommunale valgkamp hvordan gør man det her til en del af den måde

opgaveløsning på hvad er det for en tilgang der skal til herre leif mikkelsen var inde på præcis det samme det gør jo også at timingen

at de her diskussioner kan tages i den kommunale valgkamp og så kan vælgerne

stilling til hvad det er for en opgave de gerne vil have at

er klædeligt at det er så bredt et flertal i folketinget som kan give det rygstød lige præcis til den meget vigtige debat

regionsråd og kommunalbestyrelser så mange

det set bare et mere lavpraktisk spørgsmål

skulle forberede lovarbejdet

erhvervsorganisationer altså virksomhederne som jo også

en del af det her hvis det skal lykkes jævnfør hvad vi tidligere i dag har diskuteret så den tillidsskabende

fast på den den konkrete sammensætning af det lovforberedende udvalg endnu

desværre ser det ud til at der er et lille stykke tid til at

eu bliver færdig med det nye udbudsdirektiv vi har fra dansk side selv nogle prioriteter som sagt tidligere

synes vi det er vigtigt at at loftet for hvornår man skal gå ind med udbud

bliver højere end det er i dag for at omkostningerne og arbejdsindsatsen forbundet

med udbud står bedre mål med

så der er tid til at overveje på hvilken måde

udvalget skal sammensættes det som jeg synes er meget afgørende

er at man både som ordregiver og som tilbudsgiver ved hvad det er for nogle rammer man arbejder inden for

er alle erfaringer naturligvis velkomne herunder er det jo også

opgave for det nye nye forsknings og analyseinstitut

regionale opgaveløsning som en del af opgavefeltet

det er bare fordi ministeren selv var inde på at være ret præcis med at beskrive hvordan hun så den gruppe der skulle deltage i det lovforberedende arbejde

gøre sig klart i dag præcis hvem det skal være i givet fald

være væsentligt at få en tilkendegivelse fra ministeren om

præcis med at kommuner og regioner skal inviteres

det siger sig selv og nogle eksperter der kan være forskellige folk fra universitetsmiljøerne hvad ved jeg

det er lige så oplagt at man så også tilkendegiver at selvfølgelig skal erhvervsorganisationerne i en eller anden udstrækning involveres i det lovforberedende arbejde

jeg tror som sagt at det er for tidligt at sige om det skal være

den vil vi jo lede efter i en bred kreds og det betyder selvfølgelig også at den indsigt man må have som tilbudsgiver

til kommuner og regioner jeg kan så fornemme på debatten at der

men jeg synes bare at det er et klokkeklart signal fra et stort set enigt folketing at det at konkurrenceudsætte offentlige opgaver er noget vi vil

sådan jeg tolker det når vi skriver herunder gennem øget brug af konkurrenceudsættelse det er et af de elementer man skal bruge til at få en mere moderne og effektiv offentlig sektor

den fremtid som vi håber på skal

for en målsætning vi kunne forestille os det vil man så ikke gå ind i man håber det bedste og det skal man selvfølgelig så også gøre en gang imellem men jeg havde bare gerne set at man havde sagt hvis ikke vi ser en øget brug af

vil vi tage yderligere initiativer men det må vi så tage ved en

ikke få ud af ministeren i dag men fred nu være med det vi kom et stykke ad vejen synes jeg

langt hen ad vejen men at man løfter foden fra speederen

vi vil ikke kræve en klar målsætning vi vil heller ikke stille krav om at der skal være en strategi

vi også herfra netop holdt fast i at det var et krav fordi man jo netop som sagt

synes jeg også godt man kunne have gjort her men

selvfølgelig skal erhvervsorganisationerne i en eller

jeg har også signaleret fra venstres side at vi er klar til at gå ind i et arbejde

om det kan gøres smidigere vi er ikke klar til at gå ind at sige at

så undgår man nok lige så mange klager som vi får

men vi vil gerne være med til at se på om man kan lave en minimumsgrænse eller på anden vis måske begrænse antallet selv om det i forvejen vil jeg gerne sige er yderst begrænset men men højere gebyrer ligger ikke lige for i forhold til vores politik konkurrencestyrelsen har som sagt påpeget det her kæmpe potentiale der ligger og der synes vi

arbejdet med at få høstet de potentialer og de frugter der ligger ude omkring for som sagt kan vi jo se der er enorme forskelle mellem den ene kommune som udbyder under en femtedel og dem som næsten udbyder halvdelen af opgaverne så stor forskel fra den ene kommune til den anden nægter jeg at tro der vil være der er andre ting der gør sig gældende

herfra skal komme med en hjælpende hånd til de kommuner hvor det måske kniber lidt

andre gange kan det være de psykologiske usynlige barrierer men uanset hvad så tror

nu kan få igennem kan være med til at sende det klare signal at vi fra

afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på